og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

martin lidegaard har søgt om orlov fra den seksogtyvende november to tusind og atten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for det radikale venstre i nordsjællands storkreds anne marie geisler andersen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den seksogtyvende november to tusind og atten i anledning af martin lidegaards orlov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

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

boliger som er bygget i fællesskabet af fællesskabet og nu risikerer at blive privatiseret

udvalgsbehandling på trods af hvad der blev stemt i folketingssalen og der ligger så en række udtalelser fra partierne om de ændringsforslag der er

lidt tankevækkende der at socialdemokratiets medlemmer ligesom fuldt ud glæder sig over det her lovforslags intentioner om at bekæmpe de her parallelsamfund og så synes jeg faktisk at det er interessant at se

det har jeg ikke fået øje på da jeg besøgte dem jeg synes også interessant at se hvad forskerne udtaler om det her blandt andet kunne man læse i går i en artikel at

en forskningsmæssig definition af begrebet anvendelse af ghettobegrebet fører til en øget stigmatisering af de områder der søges hjulpet hvilket i sig selv har en negativ effekt

nedrivning ekspropriering nedlæggelse salg af almene familieboliger løser sociale problemer eller mindsker kriminalitet

tryghed der findes ikke begrundelser evidens eller forskning der underbygger at tres procent nedrivning nedlæggelse medfører det man har tilsigtet men derimod er der evidens for at

forskningsmæssig evidens for at nedrivning ekspropriation nedlæggelse eller salg af boliger i de stigmatiserede boligområder spreder og flytter problemerne til andre lignende områder lokale netværk og social kapital ødelægges hvilket modvirker løsninger af de sociale problemer

det er interessant når forskere så markant præciserer hvad de ser som problemet i den her lovgivning og derfor synes jeg ikke rigtigt

holder vand fordi

såkaldte parallelsamfund er det det der præger sundparken i horsens nej

en masse mennesker uden arbejde som bor i det område og som bør hjælpes med at få et arbejde

har fundet på to ændringer og vi har via den her udvalgsbehandling fundet frem til at det er helt tilfældigt at man så vælger at lægge et snit ved

boligområder som har mulighed for at man kan søge en dispensation

munkebo i kolding motalavej i slagelse korskærparken i fredericia agervang i holbæk sundparken i horsens og finlandsparken i vejle

kan man ikke opnå at der overhovedet ikke skal nedlægges almene familieboliger i de seks områder det er et af svarene der er kommet via den her udvalgsbehandling og på den måde var det jo godt med en udvalgsbehandling det der står i tekstbemærkningerne til lovforslaget er at man kan forestille sig en dispensation hvor man kun skal være reduceret ned til halvtreds eller tres procent almene familieboliger

ikke mulighed for at lave en lokal løsning hvor man så på området og fandt frem til at her har vi sådan set ikke parallelsamfund og

er det så gode almene familieboliger ja når man ser på de her områder

områder hvor man har brugt trecifrede millionbeløb på at renovere boligerne

penge som beboerne har sparet op det er penge som er kommet fra landsbyggefonden som er beboernes fælles opsparing og så har man vedtaget en renovering og er kommet frem til at have nogle bedre boliger og så kommer der så et lovforslag som ændrer på den virkelighed og som kan resultere i at vi har seksten områder i danmark hvor man ender med at beboernes boliger rives

som en generel dispensationsmulighed

så mange boliger ned eller sælge så mange boliger

hvis man skal opfylde lovens betingelser er at sælge boliger

er med på det her lovforslag grundlæggende burde de to partier være et helt andet sted være uden for de her aftaler så der var håb om at vi efter et valg med et andet flertal

for indgået den her parallelsamfundsaftale og styrer i retning af at nedlægge gode familieboliger

jeg synes at det her er en svær sag fordi det er som om

grundloven ikke gælder for mennesker der bor i de almene boliger

klart bevis at hvis et flertal vil trumfe noget igennem over for de mennesker der bor i de områder gør man det jeg har fået mange kommentarer i de her processer

er svar på ret mange af spørgsmålene

spørgsmål hvor er det de fattigste skal bo er der andre sociale problemer der kan løses ved at rive boliger ned hvor skal de mennesker flytte hen som har betalt for renoveringerne og som nu får fjernet deres bolig der er heldigvis en kamp derude der fortsætter og jeg synes bla at

rigtig godt arrangement i aarhus den tredivete november det er så dagen før at den her lov træder i kraft det er dagen før at der offentliggøres en ny såkaldt ghettoliste på den liste kan der være nye boligområder der kommer på fordi det der er effekten ude i kommunerne er

vil anvise til de her seksten boligområder

kommer kommunen jo til at anvise folk uden arbejde til andre boligområder og dermed er der en sneboldeffekt som kan medføre at så er der andre områder som kommer på de såkaldte ghettolister

man en såkaldt hård ghetto og så kommer man ud i at man står der hvor

man skal til at privatisere gode almene boliger eller rive dem

enhedslisten mener at der er nogle områder hvor der er sociale problemer

være på at løse de sociale problemer der er nogle områder hvor der er alt for mange beboere som er ramt af arbejdsløshed og det har været beskæmmende at deltage i de her forhandlinger op til aftalen

parallelsamfund at der var så lidt fokus på hvordan man hjælper de her mennesker det eneste man havde fokus på var om man skulle forhindre nogle på kontanthjælp til at flytte ind i nogle bestemte områder

man skulle tage halvdelen af deres kontanthjælp fra dem

have fokus på at der måske i beskæftigelsesministeriet kunne være ressourcer der kunne angive

man kunne lave en god beskæftigelsesindsats i de her områder

flyttet et mobilt jobcenter ud hvor

skal laves en plan for afvikling af tres procent af de almene familieboliger uanset hvad man gør for at løfte beskæftigelsesindsatsen så man kan roligt sige at det her er lovgivning som reelt

den aktion der er i aarhus den tredivete november

set en menneskekæde som samles og rækker hånden ud mennesker imellem og hvor man laver en menneskekæde mellem gellerup og bispehaven som er to områder i aarhus som står over for at byrådet vil nedrive tusind boliger

vedtaget i dag og inden den træder i kraft den første december

det er en helt forkert vej at gå de kommuner burde i stedet have afventet at folketinget her i dag ved tredjebehandlingen vedtager et eller andet

får breve fra boligområder hvor man har været ude at spørge beboerne og så modtager

et godt postkort om at fjorten tre og halvfjerds beboere protesterer mod den her lovgivning og at de ikke har tænkt sig at flytte jeg kan kun opfordre til at protesterne fortsætter

for en indsats der laves der er lavet masser af sociale indsatser som har virket derude hvis man ser på de unge mennesker som vokser op i de her

så er deres uddannelsesfrekvens

nogle mennesker som er flygtet fra krig og som ikke bare lige kan gå ud og tage et arbejde

set utænkeligt at vi kommer frem til at alle i de her udsatte boligområder har et arbejde

om om statistikerne ligesom bygger på gamle data jamen

uden at man at man ved at man er på vej til

havne på dem og så synes jeg at kommunerne skulle have flere virkemidler jeg synes

rigtig godt hvis kommunerne havde anvisningsret

for de sidste fem år har lavet totalrenoveringer af boliger og at man så skal til at bygge dem om bare fordi der er et flertal i folketinget der ikke kan lide en bestemt befolkningsgruppe

er jo styret af at dansk folkeparti ikke ønsker integration man ønsker ikke integration af de her mennesker

en praksis med at nedrive almene boliger på trods af at man jo har nedrevet almene boliger i danmark siden nitten tre og halvfems forskellige steder af forskellige årsager

man mange steder bruger det som en del af en plan for at få en ændret

mere blandet kvarter og

selv har været med til at vedtage nedrivninger et tidligere folketingsmedlem der er beboerformand i

en plan for gellerupparken hvor han har

partifælle i byrådet i høje taastrup kommune har stemt en plan igennem hvor man nedriver en hundrede og otte og firs boliger i

partifælle i odense byråd

med til en plan hvor man skal reducere med tusind almene familieboliger i vollsmose kan vi ikke få en eller anden pejling på hvad mener enhedslisten egentlig om nedrivninger

strengt imod det men når det rammer virkeligheden stemmer man alligevel for

er jeg helt åben over for at det er den rigtige løsning man man

det der er opført lige efter anden verdenskrig er der mange problemer og det kan boligforeningerne godt finde ud af uden at

dybvad og andre i folketinget skal diktere at fyrre procent er et helligt tal og at man skal udradere tres procent af de almene familieboliger

det der er tilfældet hvis man bare tager sundparken i horsens hvad skal der ske der man har udelukkende almene familieboliger og det er renoveret for nylig

man brugt masser af penge på et trecifret millionbeløb og så kommer herre kaare dybvad og folketingsflertallet

frem til at der kun skal være fyrre procent almene familieboliger og der er det svært at komme uden om nedrivninger

liberal alliance og sælge nogle af dem

sælge almene familieboliger som er blevet opført af boligbevægelsen og som beboerne

til at finansiere så vil herre kaare dybvad i en alliance

enhedslisten mener at man godt må lave nedrivninger

at i alle de her boligområder er det i orden

familieboliger i nogle områder

hvordan skal man løse det i sundparken skal man nedrive det som man lige har renoveret

kaare dybvad at komme herop på talerstolen

at vi med det her lovforslag faktisk med alle de initiativer der er vedtaget ønsker at sprede problemerne

de sociale og integrationsmæssige udfordringer vi har i vores samfund men at vi skal bede hele det danske samfund om at være med til at løfte sociale opgaver og integrationsmæssige opgaver så det ikke er de samme daginstitutioner de samme skoler det samme lokalsamfund de samme fodboldklubber og de samme spejderforeninger der skal bære hele integrationsopgaven så når enhedslistens ordfører siger at så kommer de ned på kommunen og

anvist en bolig i et andet boligområde

er de samme få boligafdelinger der bærer størstedelen af de sociale byrder i det her samfund hvordan kan enhedslisten være imod det

til andre områder det betyder at der er en væsentlig risiko for at der i aarhus er nogle boligområder

beboere som kommer på de forskellige lister der er også en risiko for at der er nogle skyggetal som bliver totalt overset

statistik for hvor slemt det ser ud og det ser faktisk ret slemt ud

set nogle problemer man flytter rundt med jeg synes da

gøre en ekstra indsats for at hjælpe de beboere i bispehaven og gellerup toveshøj med en beskæftigelsesmæssig indsats

at i med jeres intentioner om

noget hvor i kommer til at rive boliger ned eller privatisere boliger

en fremragende helhedsplan der også betyder at man river boliger

der sidder ikke en eneste person på aarhus rådhus

borgerne i bispehaven eller gellerup de ønsker noget godt for de mennesker det er derfor de ønsker at sprede udfordringerne så hele aarhus kommune bærer integrationsopgaven og den sociale opgave og vi ved fra forskerne som ordføreren er så glad for at henvise til at børn der vokser op i lokalsamfund hvor hovedparten af familierne går på arbejde og

klarer sig bedre så hvad er problemet

at sprede udfordringerne men når det bliver til lovgivning ryster man på hånden

folketinget og jeg synes at enhedslisten skulle overveje om det er fornuftigt at sprede den utryghed det

kan blive privatiseret og så er ole birk glad og nogle af dem kan blive revet ned og så er dansk folkeparti glad

så er det jo vigtigt hvad beboerdemokratiet vedtager og i gjellerup toveshøj er problemet at med den plan som beboerne vil lave kommer man ikke ned på at have fyrre procent almene familieboliger det kolliderer så med det lovforslag som socialdemokratiet vil stemme for

i vores almene boliger som egentlig

en af de vigtigste opgaver samfund nemlig at skaffe gode og billige boliger til de mennesker der måske ikke kan finansiere en selv eller til dem som bare har lyst til at bidrage til det

udviklet

beboerne har fået deres uddannelse har fået et arbejde så fraflytter de af forskellige årsager og naturligvis også fordi vi stigmatiserer områderne

i den politiske debat så får de nogle nye socialt udsatte borgere ind og de starter deres kæmpestore kompetencegivende arbejde som de har lavet i mange år

gennemgå alle de ting som alternativet er utilfredse med men jeg

slut herre mattias

for nylig i information skrevet at

gellerupparkens udvikling som de har baseret

har jo på intet tidspunkt tvunget nogen til at flytte

samtaler med hver eneste familie

er ikke revet ned af ideologiske årsager som vi hører gang på gang her i folketinget

de vidste at hvis de skulle åbne op hvis de skulle skabe en by

kunne tiltrække et andet segment så det er ikke sandt

både sf og socialdemokratiet

bruger gellerupparken ikke

begrebet ghetto deres direktør keld laursen

hele sit liv har knoklet med rengøring har en lav indkomst og kun grundskole boner ud på to af de her statistikker så vi fra centralt hold

sige derfor skal vi rive op til

hun har knoklet og ja hun har et lavt uddannelsesniveau

til at ske der kommer jo en dialog okay der kommer en dialog

for gellerupparken da parallelsamfundspakken blev sat i gang fra statsligt hold gik byrådet fuldstændig amok i aarhus fuldstændig amok og de lavede en plan hen over hovedet på os

og vi kan ikke leve op til de krav der bliver lavet

hovedløst det sidste at det

men han direktøren siger de gik amok i byrådet

bliver inddraget for det er ikke sket i odense som herre kaare dybvad

skrevet at selvfølgelig skal borgerne inddrages og de skal kunne trække i håndbremsen så laver vi lige pludselig en ændring herindefra som gør at det ikke er korrekt længere

ministeren mandat til at kunne save et hvilket som helst boligområde over det er ikke lokal inddragelse

ikke kun dansk forskning det er international forskning

vi skal have spredt problemerne at udsatte borgere genkoncentreres i boligområder som både geografisk og i forhold til socioøkonomisk og etnisk sammensætning ligner dem de

fra england fra frankrig

og fra danmark interaktionen mellem socialt og kulturelt forskellige beboere inden for det samme boligområde er begrænset

tvangsflytter folk ud i andre boligområder fordi de skal ud og

social klasse og højere indkomst så er der ikke særlig meget kontakt

i et langsigtet perspektiv medfører boligmæssig omplacering ikke et socialt miks men i stedet en erstatning af ressourcesvage befolkningsgrupper med mere ressourcestærke grupper

og jeg synes at det er rigtig rigtig ærgerligt at vi sidder den forskning og empiri overhørig jeg deler intentionen om at vi skal have blandede boligområder hvis det giver mening jeg deler intentionen om at vi skal løse nogle udfordringer socialt belastede områder men det er tvangsflytning det er tvangsnedrivning

der skal i børnehave det er tvang at man ikke må flytte ind i et område hvis man har en bestemt social

jeg ved at der er rigtig rigtig mange borgere ude i de socialt udsatte boligområder som siger hvis bare der var tres medlemmer af folketinget

tage privat ejendom fra de her boligselskaber og rive dem

endnu en gang så det er min appel til alle jer som jeg godt ved ikke er frisat og har bestemt

og har gang i alt jeres andet arbejde men hvis vi kunne skulle vi måske læne os op ad den forskning og den empiri der er og ikke stigmatisere og hive de der ghettobegreber

borgere som er udsatte

parallelsamfund der bor i ghettoer og vi skriver det ned i vores aftaler

lidt for meget kejserens nye klæder over vores lovgivning

l otte og tredive

borgere der har sociale udfordringer og så siger ordføreren bagefter

alternativet er tilhængere af at sprede borgere der har sociale udfordringer

har været frivilligt de har haft interviews med hver eneste familie før de blev flyttet eller bare genhuset til det samme område så det er en radikalt anden tilgang end at vi herindefra bare siger at folk skal skride

tilhængere af en blandet by det betyder ikke at vi skal sprede problemerne vi kan også blande byen ved at tiltrække erhverv vi kan blande byen ved som aarhus kommune gør at flytte

en hundrede medarbejdere ud vi kan blande byen på mange forskellige måder men det handler om en dialog hvor vi respekterer beboerdemokratiet en dialog hvor vi respekterer at vi altså har

stilling til det der er for eksempel et forslag om at kommuner ikke kan anvise folk på overførselsindkomst ind i de her boligområder

sådan man i praksis sørger for at boligområderne bliver blandet så jeg

forstå støtter alternativet at man har politiske vedtagelser som tvinger kommunerne til ikke at kunne anvise borgere på kontanthjælp og integrationsydelse ind i de her hårdeste

så kan vi jo ikke stå og tale imod l otte og tredive så synes

mener om tvangsbaseret lovgivning

byrådsmedlem var med i den gåen amok så det kun var enhedslisten der var imod det de

tillægsbetænkningsbidrag synes jeg det er interessant at i har taget noget med om

vedtage den her type love det er som om

behandler de her områder lige dårligt så kan man godt tillade sig at lave noget diskriminerende men vi står altså over for her at hvis der er nogle boligområder med mere end tusind indbyggere hvor der er mere end halvtreds procent med ikkevestlig baggrund så kommer

på en ghettoliste og det kan så medføre

kan ende på en hård ghettoliste som har konsekvenser for de beboere er ordføreren enig i at vi har noget her som som bryder med et lighedsprincip for de borgere

en undskyldning er at de var pålagt at gøre det det synes jeg ikke er korrekt men

folk med ikkevestlig baggrund

jo erstatte den frase med kvinder

over halvtreds procent kvinder

er jo interessant nok at man mener at etnicitet er den eneste ting

flere borgere med minoritetsbaggrund som er forskere som er læger som er selvstændige som er jobskabere end jeg kender journalister der skriver bøger om hvor skidt integrationen går

hold taler så meget ned om

holder ikke vand men der vil jo være en række byråd der bliver konfronteret med

til at lave en afviklingsplan for det første halvår af næste år jeg synes at det her med med lighed

er væsentligt vi står her med en lovgivning som

i de her såkaldte hårde ghettoområder er en del områder hvor der bor fem og halvfjerds procent danske statsborgere som så bliver udsat for en eller anden

har nogle fordomme omkring er ordføreren enig i at det

seneste svar fra transportministeren også altså at der ikke er noget forskning der bakker op om det skal være et tredive fyrre eller halvtreds procentskrav i forhold til at nedlægge almene familieboliger for at skabe

nemlig aarhus og gellerup som jeg selv har boet i jeg deler ordførerens

opfattelse af at helhedsplanen er en rigtig god plan og også en succes

også lidt optaget af at ordføreren gør meget ud af at sige at ting bliver trukket ned over hovedet på folk og at

bliver tvunget til en masse ting kan ordføreren ikke genkende at lovgivningen netop er baseret på at boligforeninger og kommuner i samarbejde skal udarbejde planerne og at det er en forudsætning for finansieringen af planerne at boligorganisationerne og kommunerne og dermed også beboerdemokratiet er inddraget i de aftaler der skal indgås efterfølgende

for gellerupparken der siger at de bliver kørt over det er dem der siger

bliver inddraget det er dem der siger at den plan der er blevet fremlagt af et enigt byråd

så jeg kan ikke se at

forklare hvordan grethes situation var grethe som er rengøringsassistent nu er jeg jo tidligere foa formand så jeg er lidt optaget af om

ordføreren faktisk mener at en rengøringsassistent tjener under fem og halvtreds procent

bliver nævnt her der er lavet et synes jeg meget gennemarbejdet og grundigt notat

grundlovsaspekterne i den her diskussion og det vil jeg

alternativet imod det at man siger til nogle grupper i kan ikke flytte ind i eksempelvis gellerupparken fordi vi ønsker en mere blandet beboersammensætning altså det man normalt kalder fleksibel udlejning som er praktiseret i næsten alle de kommuner i landet som har meget store almene boligområder er alternativet imod den praksis at

man skal have et job eller være under uddannelse for at flytte ind

ligesom enhedslisten som har udviklet hele det her værktøj med fleksibel udlejning at

at kunne styre hvem der flytter ind i et område hvad er så problemet

at der er nogle grupper som man gerne

ændring der er i almene boliger på baggrund af l og tredive det mener jeg ikke er en valid argumentation

var en kujon og når man kommer fra vestsjælland

lade det sidde på sig så nu må jeg hellere gå op og sige noget det bliver problematiseret om den her lovgivning er i tråd med

historiske boligpolitik og

den lov man brugte til at rydde borgergade og adelgadekvarteret i indre by i københavn det var et kvarter som ifølge stadslægen i københavn var beboet af i gennemsnit seks og tyve mennesker på fyrre kvadratmetersboliger og det var også et kvarter

arbejderdeportation

man senere en saneringslov i nitten ni og halvtreds der blev kaldt verdens bedste saneringslov det var den man brugte til at rydde den sorte firkant i københavn

man brugte til at rydde det man kaldte barakkerne

i horsens og en masse andre utidssvarende boligområder hvor det gennemgående problem

standarden af byggeriet

også standarden af byggeriet men i virkeligheden mere

oversigtskort over københavns kommune havde

en knappenål for hver børnesag og de knappenåle var sorte og i det område på nørrebro

var det helt sort fordi der var børnesager i næsten hver eneste opgang så det man gjorde var

for nogle andre funktioner inde i området så det ikke for evigt skulle være et sted hvor man samlede de mest socialt belastede borgere i københavn dengang stemte vs imod og dkp stemte blankt

altså imod med stort set de samme argumenter at man ikke havde nogen steder hvor folk kunne bo

som blandt andet blev brugt til at forny

område på vesterbro i københavn og i mange provinsbyer vesterbro kaldte man på det tidspunkt danmarks største slumkvarter og også dengang skete det under stor diskussion kritikken var

resultatet er at man har fået et attraktivt kvarter på vesterbro i københavn ligesom man har fået det i den sorte firkant og ligesom man har fået det i borgergade og adelgade det der også går ned igennem den historiske tradition er

har stået på retten til at ændre et boligkvarter fordi der er nogle gennemgående sociale problemer som bliver koncentreret i området og fordi vi har den grundlæggende opfattelse at koncentrationen af sociale problemer øger de sociale problemer kritikken har altid været fra den borgerlige side at man ikke ønsker at bruge penge på det kritikken har altid været fra enhedslisten og

moderpartier at det var arbejderdeportation at det var umuligt for folk at finde

at bo at man satte huslejerne alt for voldsomt op og på den måde er der sådan set ikke noget nyt i at vi er uenige om den her sag men egentlig havde jeg forestillet mig i takt med den udvikling

også har gennemgået hvor man har haft en person en hædersmand som mikkel warming der har udviklet værktøjet fleksibel udlejning

så også ville kalibrere lidt efter den tid som vi lever i men vi står altså i dag med udfordringer i de kvarterer hvor de svageste i vores samfund bor og vi tror

en fordel at vokse op i et kvarter hvor der er mange sociale problemer og hvor der er mange integrationsmæssige problemer vi tror ikke på at et barn af ikkevestlige forældre har en fordel i at gå på tingbjerg skole hvor næsten hundrede procent af de elever der starter der ligesom dem har ikkevestlige forældre vi tror ikke på at integration kan foregå hvis der ikke er noget

integrere ind i sådan som der eksempelvis ikke er i tingbjerg derimod tror vi på at chaufførens datter skal gå i skole sammen med advokatens søn de skal spille fodbold sammen de skal have en hverdag sammen og det er det vi tror den her plan kan hjælpe til vi tror på at man kan bygge ejerlejligheder i mjølnerparken

for de penge man får for at sælge noget i mjølnerparken kan man bygge almene boliger i nordhavnen eller i andre kvarterer som ellers er for dyre til at bygge almene boliger i på den måde sikrer man blandede boligområder som i

forudsætning for at vi også i fremtiden kan have et velfærdssamfund

velfærden kun er det man kan få nede på kommunen som man skal snakke med en kommunal medarbejder om

nogen reel velfærd det der gør vores velfærdssamfund funktionelt er at vi har et civilsamfund at vi har fodboldtrænere

vi har pædagoger at vi har frivillige håndværksmestre som tager utilpassede unge ind ude i deres lokalsamfund fordi de gerne vil gøre en forskel fordi de har en næstekærlighed over for de mennesker som de møder i deres hverdag og uden den eksisterer velfærdssamfundet ikke og det mener vi er svært at se på i de områder hvor der er de største sociale belastninger

tingbjerg et andet eksempel kunne have været vollsmose eller gellerupparken der er det svært at skabe den sociale

få den klassekammerateffekt som vi ved gør en forskel ikke bare for de svageste elever men især for de svageste elever men som i det hele taget løfter elevmassen og gør at de bliver dygtigere af at gå i skole og har bedre forudsætninger for at komme ud

vollsmose taastrupgaard og tingbjerg er man allerede

med planer for at ændre de boligområder det er områder som har som har syvogtyvetusind ud af de seksogfyrretusind indbyggere som

og hvis man ser på hvad der er vedtaget der

hundrede boliger som enten skal nedrives eller sælges

så kan jeg ikke få det til at gå op hvis der i de områder som omfatter over halvdelen af beboerne allerede er lavet planer og de planer kun omfatter

hundrede nedrivninger eller salg så svarer det til at samtlige af de øvrige

skal nedrives det er der vel ikke nogen der for alvor tror på hvis vi så ser på de øvrige elleve områder der skal til at lave udviklingsplaner

der seks af områderne der har fået en dispensation fra det her fyrre procentskrav de er altså ikke i nærheden af at skulle nedrive tres procent der er andre områder som ikke har en dispensation det kunne være stengårdsvej i esbjerg det kunne være skovparken i kolding men også her har man jo muligheden for at lave nogle andre boligformer og få byggeri ind imellem og sikre at man ikke nødvendigvis behøver at rive ned eller behøver at sælge jeg synes egentlig som også min kollega herre mattias

spørge hvem er det der skaber frygten her

er det os som forudser at de planer der vil blive lavet i boligområderne nogenlunde vil svare til de planer der allerede

bispehaven vi forudser at det vil blive nogenlunde det samme de planer er vedtaget med stor og bred politisk opbakning enhedslisten er med i mange af aftalerne alternativet er med i flere af aftalerne stort set alle øvrige partier er med lokalt så når

vi forestiller os at de øvrige boligområder nogenlunde vil lave planer der minder om dem så ender tallet jo ikke med at der skal nedrives ellevetusind boliger eller noget der minder om det så ender det med at man har en situation hvor man mange steder kan konvertere til ældreboliger og konvertere til ungdomsboliger og i realiteten ende med at rive meget få boliger

blevet omtalt fra boligselskabernes landsforening som blev udgivet tidligere på ugen

set også deres konklusion hvis man går ned og

der allerede er omfattet af den dispensation som vi vedtog tidligere på ugen

helt alvorlig talt at dem som er imod den her pakke

puste en skræmmekampagne op over for de mennesker som bor i de her boligområder hvor man i virkeligheden kan finde nogle rimelig fornuftige løsninger lokalt mellem kommune og boligselskab sådan som man allerede har gjort i fem af de

en ordførertale vil det være godt at vide det af hensyn til hvornår folk skal kaldes

historieforfalskning når man taler om renoveringen af den sorte firkant det der skete der var jo at man byggede

det modsatte der går vi ind og river almene boliger ned eller sælger dem til storinvestorer der så kan leje dem

bare lige når vi bruger historiske paralleller holde os

her er jo at det handler om nogle mennesker i går så

havde lavet hvor der sidder en række ældre beboere ude i sjælør boulevard og siger vi skal flytte herfra hvor vi har boet i årtier fra vores børnebørn

de her storinvestorer sparker de oprindelige beboere ud for at kunne sælge

den her diskussion jo ikke er om det er alment eller ikke er alment

egne moderpartier stemte

imod at bygge alment dengang skal jeg så også skose dem for at stemme imod det fordi vi stemte for at bygge alment det det handler om

samler man de sociale problemer i ét område i byen

i nogle almene boligområder at der er behov for at man ændrer på den beboersammensætning der er

i øvrigt mange af enhedslistens egne politikere også er med til rundtomkring og det skal de da have stor ros for det er en grundlæggende opgave hvis

kigger på den ene del man vil gerne gå

med trusler om ekspropriation

så vil man ikke støtte op om enhedslistens forslag om at give anvisningsret til kommunerne

kunne anvise nogle af de her mennesker til nogle af de lidt mere

det er det at socialdemokratiet stiller sig sammen med resten af folketinget og behandler folk i almene boliger som andenrangsborgere som man kan gøre noget helt andet ved og

skulle man jo være parat til også at pege på hvor

hen andre steder end de almene boliger men det vil man ikke for der træder man nogle andre mennesker over tæerne

bedst mulige behandling der er ingen forskel for os overhovedet forhold til hvor man bor det som vi ser på er koncentrationen af sociale problemer jeg synes pelle dragsted skal prøve at

sig ind i det med anvisning til private boliger for man har faktisk prøvet det dengang man havde en socialdemokratisk boligminister ole løvig simonsen tilbage i nitten seks og halvfems og resultatet var dengang at der var nogle meget høje priser på de aftaler man havde blandt andet i randers kommune for at anvise folk til privat udlejningsbyggeri

kan lade sig gøre i dag men at sige at vi aldrig har prøvet det og at sige at det ikke er noget

tak til herre kaare dybvad for ikke at være en kujon i dag

imod min opfordring til at gå på talerstolen

jeg godt beklage at jeg ikke fik nævnt sf i samme

ud alene for ikke at gå på talerstolen

passe på med bare at sige at man kan gøre ligesom i gellerup toveshøj

der er altså nogle boligområder hvor der er en byggemulighed som så kan gøre at man kan opføre noget nyt som eventuelt ikke er almene boliger og så har vi altså nogle boligforeninger som bispehaven i aarhus som er tæt bebygget og hvor man ikke bare lige kan placere et pensionskassebyggeri inde midt i det hele

fyrre procent almene familieboliger

vedtaget så jeg kan ikke forstå den der meget meget principielle modstand imod et procenttal men jeg kan godt forstå

skal være ens alle steder selvfølgelig er der ikke den samme efterspørgsel efter at bygge boliger i korsør som der er i københavn selvfølgelig er der ikke den samme mulighed for at bygge på udenomsarealer i bispehaven som der er i tingbjerg i københavn og selvfølgelig skal der være mulighed for at lave lokale løsninger

vi fået dispensationer ind for seks

og der vil man have en meget meget stor grad af selvbestemmelse over hvordan man vil ændre det her

meget store muligheder og meget vidtrækkende beføjelser til selv at bestemme i kommuner og

og med det ændringsforslag der er vedtaget skal de så reducere til måske kun tres procent

temmelig vidtgående for de ældre mennesker der bor derude og jeg tror ikke at de ældre mennesker

de her ghettokriterier er urimelige kan

at der kan komme nogle flere boligforeninger som får store udfordringer med at skulle reducere

at boligområder talte kriminelle ned til femten år

ned til atten år og når man indregner den forskel

sjælør boulevard ikke med på den her liste fordi

jeg synes egentlig det ville være mere reelt hvis enhedslisten brugte tiden på at diskutere de områder der rent faktisk er på den her liste og

af arbejderbevægelsen og andre

at skabe en demokratisk måde at bo på hvor beboere havde indflydelse

til andre steder uden at skulle sælge eller have

det er jo ved at blive et område hvor man skal have en temmelig stor tegnebog med for

råd til at bosætte mig hvis ikke jeg var så heldig at bo i

på det tidspunkt der er ikke noget problem i at arbejderklassen eller andre bor sammen i stor koncentration

skulle bo i bestemte byer vest for københavn

og det er klart nok at der også

arbejderklassen skal bare bo sammen så bliver det hele godt men det vi kan se nu

meget stor klassekammerateffekt

er blandede skoler hvor man møder hinanden på kryds og tværs

mit hjerte er da hos de almene boligselskaber jeg synes da de gør et fremragende stykke arbejde

fremragende lad os endelig få bygget noget mere

kommer der ingen balance så smider man bare folk ud af nogle steder hvor de i dag både kan lide bo men måske også nogle gange er nødt til at bo fordi der ikke findes et brugbart

vi laver jo også rigmandsghettoer hvis man skal bruge sådan et udtryk hvor der i øvrigt også i den del af samfundet

boligområder jeg synes at

i det her spørgsmål blander sociale spørgsmål og etniske spørgsmål sammen på en meget meget ubehagelig måde og det er det jeg gerne så blev anderledes sådan at man ikke bryder gode

har svært at komme i arbejde og som har en lav indtægt

de to ting virker jo samtidig og jeg vil sige at vi da sagtens kan finde nogle tekniske løsninger og sætte os ned og kigge på hvordan

bygge flere almene boliger i nogle af de kommuner og nogle af

forvejen men vi må også holde fast i og anerkende at den danske

har stemt et borgerligt flertal ind her i folketinget og så længe der er det

almene boligområder udsatte boligområder som godt ved at der hvor de bor

fuldstændig problemfrit som møder problemer i hverdagen og som rigtig gerne vil have en hjælpende hånd til at komme ud over sprogvanskeligheder

manglende arbejdspladser sociale problemer men som simpelt hen ikke begriber hvordan det kan være en hjælpende hånd fra folketinget at man bare siger at her må der ikke være boliger at de enten skal sælges fra

må da vide at der er nogle mennesker i det her land som ikke bare kan gå ud og købe sig

fem million kroner op af lommen til en lejlighed i københavn og har svaret på hvor de mennesker skal bo henne hvis de ikke skal bo i de boliger som socialdemokratiet nu vil stemme for enten skal sælges fra eller rives

man har vedtaget at nedbringe antallet af almene familieboliger enten ved salg eller ved nedrivning opfører kommunerne faktisk

eller flere nye almene boliger så der er jo

at jeg ville blive afkrævet af enhedslisten at skulle herop og stå og så læste jeg lidt tilbage i tiden og det spørgsmål som fru pernille skipper stiller stiller om

bo er jo præcis det samme spørgsmål som enhedslisten

hver gang der skulle laves byfornyelse

stillede gunna stack i en artikel i politiken i nitten ni og halvfems hvor hun

en fireværelses på vesterbro koste tre

kroner hvor skal de fattige bo hvorfor svarer

har adskillige gange nu i den her debat henvist til lokale beslutninger hvor enhedslistens gode byrådsfolk også er med til at træffe beslutninger om at renovere hele boligområder

boligområde lokalt i samarbejde med kommunen beslutter sig for en helhedsplan som blandt andet indebærer at man river nogle boliger ned og måske opfører nogle boliger et andet sted

at folketinget kommer med bulldozere og

kaare dybvad ikke godt se forskellen på en lokal beslutning

folketinget har ikke vedtaget at nogen bulldozere skal ud nogen steder

svaret som fru pernille skipper efterlyser er jo det samme svar som altid

mener at folk der har problemer med at finde

og der er masser af billige boliger og de her almene boligområder er jo ikke nødvendigvis særlig billige

et område som mjølnerparken er jo dyrere end det almene huslejegennemsnit i københavn hvis man henviser til en tilfældig bolig i københavn for en familie

vil de få en billigere husleje det

hvis frygten er at man ikke vil fjerne en to hundrede og fem og tyve timersregel eller kontanthjælpsloft

ikke vil sørge for at børn får det bedre i flygtningelejre hvis man gerne vil lave en smykkelov osv

der er en masse ting der peger i retning af frygt men mit konkrete spørgsmål

de blandede byer jeg læste noget statistik op og tendensen er at

igen koncentreres i boligområder som ligner dem de

op i en almen bolig i holbæk i en afdeling hvor der ligger fire dobbelthuse

er flyttet en somalisk familie ind jeg tror at den somaliske familie som bor i en almen boligafdeling med otte boliger

har en væsentlig bedre chance for at blive en fuld og hel del af det danske samfund end dem der vokser op

jeg tror man har bedre forudsætninger når man er en del af hverdagen

det der er den hårdeste belastning for det danske samfund

gør det til en hård ghetto hvorfor er det ikke beskæftigelse er det etniciteten der er den største trussel eller hvad er det der ligger til grund

sæt værktøjer den ene del er det sociale om folk er i arbejde om der

så oven i det også har integrationsmæssige problemer

altså brug for nogle flere værktøjer end dem

at være socialdemokrat og så at være kommunist eller venstresocialist så det vil jeg

sjælør boulevard som jo ikke engang er det allerhårdest belastede område jeg har gået i skole på sjælør boulevard

hundrede og fem og tredive allerede for fyrre år siden var det så alvorligt derude

var der en politibil der kørte lige så langsomt langs sjælør boulevard fordi været rigtig mange episoder

så fik vi tæsk så allerede for fyrre år siden var der problemer og de problemer er kun blevet værre så det er rigtig rigtig fint at der nu bliver gjort noget ved det så skal jeg bare til sidst sikre mig

forhåbentlig ikke vil ekspropriere villaer hverken det ene eller det andet sted

skråt over for kirsten birgit schiøtz kretz hørsholm fra radio24syv bare for lige at vise at det her med

som et sted uden almennyttige boliger hvor alle bor i villaer er komplet forkert tre procent af boligerne på

villaer så kunne vi nu ikke stoppe med de der fordomme om ethundredetusind mennesker i en af danmark største og i øvrigt bedste kommuner tak

aftale stopper ikke unødvendig nedrivning og så udtaler bent madsen som er direktør for bl danmarks almene boliger det bliver præsenteret som om at aftalen forhindrer nedrivning af boliger men det er ikke tilfældet man sætter ikke nedrivningen i stå det bliver så bare

men måske to hundrede gode boliger der rives ned i finlandsparken

når der for eksempel i finlandsparken er tre og tyve for mange beboere der er uden for arbejdsmarkedet så ville det være smartest at gøre en ekstra indsats for at få folk i arbejde og altså ikke vedtage noget som vil betyde nedrivninger hvad er ordførerens

er behov for hverken ældre eller ungdomsboliger det siger de også eksempelvis i holbæk hvor min mor

arbejder med alle ældre over fem og halvfjerds år og

ud og besøger dem når hun besøger dem og spørger hvor de gerne

i ældrebolig jamen så er det ældreboligerne i agervang som er de mest efterspurgte men man kan altså læse i bls rapport at der ikke er nogen efterspørgsel efter ældreboliger i agervang på samme måde konkluderer bl i deres rapport om mjølnerparken at

der i lokalområdet ikke er behov for yderligere ungdomsboliger altså at der på

det tror jeg heller ikke at enhedslisten er enig i at der ikke er behov for det tror er meget enige om at der er behov for så hvis du gennemgående sætter som forudsætning at der hverken er behov for ældreboliger

noget fra men jeg vil have lov til at betvivle om det

at det er fuldstændig forkert der kommer overhovedet ikke til at ske unødvendig

har også sagt fra talerstolen i dag at enhedslisten fører skræmmekampagne så vil jeg da bare spørge fører bent madsen som er direktør for bl danmarks almene boliger skræmmekampagne når han siger at det bliver præsenteret som om aftalen forhindrer nedrivning af boliger

opgørelse som bl laver at der ingen steder i landet er brug for flere ældreboliger på trods af at der bliver mange flere ældre

brug for flere ungdomsboliger heller ikke på nørrebro i københavn

kan bruge de værktøjer der ligger i den her aftale så tror jeg ikke man vil have unødige nedrivninger på den måde som

er fyrre procent eller flere der skal være uden for arbejdsmarkedet

skal være en kriminalitet som er tre gange landsgennemsnittet det tredje kriterie er at du skal have en gennemsnitsindkomst som er under fem og halvtreds procent af regionens gennemsnit og det fjerde kriterie er

folkeskoleuddannelse og yderligere

den den negative følgevirkning der er ved at vi bliver ved med at bruge det ord mener

man jo fokusere på hvad man synes er det mest afgørende for os var det mest afgørende

havde planer om at tage nitten milliard kroner ifølge landsbyggefonden fra den såkaldte ydelsesstøtte

de nitten milliarder eller tretten milliarder som

og det var det som var vores førsteprioritet nemlig at sikre den almene boligsektor mere end

jeg vil dog alligevel bruge min korte bemærkning til at takke ordføreren en af de foregående ordførere sagde nemlig at

blevet til fordi dansk folkeparti ikke synes om nogle bestemte personer jeg vil gerne takke

for at gøre debatten mere nuanceret og takke for at

om at der også er mulighed og er givet dispensation flere steder

at oplyse om at der har været love i fortiden som har indeholdt

før dansk folkeparti overhovedet blev stiftet

og det synes vi er en mere præcis betegnelse

ghetto er et mindre præcist udtryk der kan man sige

er dækkende for mange af de her boligområder derfor synes vi at den mest præcise betegnelse er udsatte boligområder men det har ikke været vores prioritet i de her forhandlinger vores prioritet

at sikre at den almene boligsektor også i fremtiden

ens selvforståelse hvis man bor i et område der

socialdemokratiet vil arbejde på at få fjernet så så vi ikke skal

det er ikke vores prioritet at vi skal ændre sprogbrugen vi vil hellere ændre de strukturelle ting

det er vigtigere for os men jeg holder fast i at det er

det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

nogen der ønsker at udtale sig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

er der nogen der ønsker at udtale sig

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer en og tre

er der nogen der ønsker at udtale sig

at lovforslaget deles i to lovforslag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

imod den del af lovforslaget som indgår som en del af bedre balance altså udflytningen af statslige arbejdspladser

som en del af det her lovforslag opretter et center for markedsovervågning i sikkerhedsstyrelsen placeret i esbjerg også som en del af bedre balance så hænger det jo sammen med at vi ønsker et land i bedre balance

det her er en del af en samlet strategi hvor vi i første omgang udflyttede knap fire tusind arbejdspladser og nu i anden omgang udflytter omkring fire tusind arbejdspladser igen og også opretter ti decentrale uddannelsesstationer rundt i landet med fem

uddannelsespladser derfor må jeg bare sige at det jo klinger lidt hult når jeg nogle gange debatterer med de samme partier som siger at de støtter et danmark i bedre balance men når det så kommer til den konkrete implementering af bedre balance og flytning af arbejdspladser fra lægemiddelstyrelsen i københavn til et nyoprettet center for markedsovervågning placeret i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg

jeg bare behovet for her under andenbehandlingen

markere at for regeringen er det her en del af en samlet strategi

vi står selvfølgelig på mål for den samlede udflytningsplan

håber sådan set også at de partier der plejer

revurdere det inden tredjebehandlingen sådan at folketingets partier forhåbentlig også i handling når de stemmer i salen stadig væk står bag

to lovforslag deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to seks tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

modtagelsen af minimum fem hundrede kvoteflygtninge årligt efter aftale med fns

højkommissariat for flygtninge også kaldet

den forbindelse lagt vægt på at

asylsystemet favoriserer dem der har

og styrke til at nå til europa i stedet for de dårligst stillede flygtninge som aldrig når frem til europa danmark har en lang tradition for

fælles medansvar for nogle af verdens flygtninge og det skal vi selvfølgelig blive ved med det skal ske ved en styrket nærområdeindsats men også ved på sigt igen at tage imod kvoteflygtninge det er således regeringens holdning at

danmark også fremadrettet skal genbosætte flygtninge og dermed støtte den

globale genbosætningsindsats

del af verdens flygtninge men vi skal ikke tage så mange flygtninge at det truer sammenhængskraften i vort samfund vi har et ansvar for at danmark hænger sammen økonomisk for at danmark hænger sammen socialt og for at danmark hænger sammen kulturelt det er derfor vigtigt at antallet af flygtninge der årligt genbosættes i danmark kan fastsættes med

størst mulige fleksibilitet så vi kan tage hensyn til de aktuelle forhold i samfundet folketinget vedtog i december to tusind og sytten en ny og mere fleksibel kvoteordning der

der hvert år beslutter hvor mange kvoteflygtninge danmark skal modtage beslutningen træffes på baggrund af en samlet afvejning af den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet

betydning hvor mange udlændinge der allerede er kommet til danmark igennem de seneste år samt hvordan de udlændinge der allerede befinder sig i danmark er integreret den nye kvoteordning blev indført i kølvandet på det massive pres som danmark blev udsat for under flygtningekrisen i to tusind og femten hvor et historisk stort antal flygtninge og migranter krydsede grænserne

der er sket meget siden da vi har fået bedre styr på den generelle tilstrømning ligesom regeringen har gennemført en række tiltag på integrationsområdet men vi er desværre ikke i mål endnu som bekendt

traf jeg den tredje oktober beslutning om at danmark ikke skal modtage kvoteflygtninge i to tusind og atten og baggrunden for min beslutning er at jeg mener at der

vi jo selvfølgelig får styr

på en anden måde der skal være orden i eget hus

asylsystemet favoriserer dem der har penge og styrke nok

til europa og også danmark det er ikke altid dem der når frem til europa der rent faktisk har det største behov for beskyttelse jeg mener også

vi skal hjælpe de dårligere stillede dem der har et reelt behov for beskyttelse og

blot dem der når til europa fordi de har tilstrækkelige økonomiske midler det er også derfor regeringen med støtte

et bredt flertal her i folketinget har gennemført en lang række stramninger på udlændingeområdet disse stramninger skal blandt andet være med til at gøre det markant mindre attraktivt at søge asyl i danmark det er vigtigt at vi får fjernet grundlaget for menneskesmuglerne ved

dæmme op for tilstrømningen af asylansøgere der kommer til europa hvis vi får reduceret tilstrømningen af asylansøgere til europa

de udlændinge der allerede er kommet til danmark vi vil dermed få mulighed for at skabe den rette balance imellem antallet af flygtninge og vores evne til at integrere dem der allerede befinder sig her i landet det vil kunne være med til at skabe den tilstrækkelige luft til at vi igen kunne tage imod kvoteflygtninge

det er af nogle blevet anført at det er mærkeligt at danmark ikke bare kan tage

man siger ligesom hvordan skulle fem hundrede personer egentlig kunne udgøre en udfordring for den danske sammenhængskraft eller for integrationen helt generelt men det vi skal huske på er

at de fem hundrede kvoteflygtninge skal lægges oven i de mange tusind der har fået asyl og familiesammenføring igennem årene

mener jeg ikke at det er forsvarligt

endnu bedre styr på integrationen for de udlændinge der allerede opholder sig her i danmark

naturligvis også baggrunden for at regeringen

før vi igen kan tage kvoteflygtninge hun erkender

er meget fornuftigt at man tager kvoteflygtninge

selv hvornår

for at der er orden i eget hus skal det betyde at alle skal kunne dansk i

man kan godt stille nogle krav op som man mener er

specielt ikke når det det handler om fem hundrede

har store konsekvenser for vores internationale renommé

støtte fn og det er et fn system som

vil kunne tage imod fem hundrede kvoteflygtninge i en situation hvor det faktisk går bedre med integrationen

tilstrømningen meget markant ned og det har vi jo fordi vi har gennemført en række

jeg også fuldstændig enig med herre holger k

og det gør det jo igen også fordi vi har fået strammet op og fordi vi ganske enkelt

også tager del i det land som man nu bor i det tror jeg egentlig ikke vi er så uenige om men der hvor uenigheden ligesom indtræffer er

om folk rent faktisk forsørger sig selv men jo også om man har taget værdisættet

endnu til ligesom at kunne kunne tage flere kvoteflygtninge ind

godt nok en fornemmelse af at det her handler om at man på forhånd har sagt

det vil vi ikke og ligegyldigt hvor meget man så argumenterer for at det ikke rigtig

vi får i øjeblikket hvor godt det går med integrationen hvor store konsekvenser det har med fem hundrede kvoteflygtninge som vi jo har taget tidligere i mange år uden at det har væltet noget det er det der har væltet noget så er det bare jeg spørger

at vi holder styr på på danmark og at det danmark vi har i dag også er det danmark vi har i morgen

været styr på det for få har arbejdet for mange har begået kriminalitet for få

danmark til sig for få taler sproget hvis vi ser på

i virkeligheden lever en fri og lige tilværelse

arbejder jeg rent faktisk benhårdt på at

tak for ordet og tak til sf for at

det her beslutningsforslag så vi kan få en diskussion om kvoteflygtningeordningen

mener vi som udgangspunkt at danmark skal tage imod kvoteflygtninge og også de fem hundrede der står i vores nuværende lovgivning og vi bakker helt grundlæggende op om ordningen med fns flygtningehøjkommissariat unhcr lige inden vi gik på juleferie sidste år vedtog folketinget en ny ordning for genbosætning af kvoteflygtninge den nye lov

bemyndiger den til enhver tid siddende udlændingeminister til at fastsætte hvor mange kvoteflygtninge danmark årligt skal modtage den skaber også en mulighed for at vi kan modtage flere for eksempel i forbindelse med internationale aftaler med andre landes regeringer og den skaber også en mulighed for at vi kan tage færre hvis der har været en stor tilstrømning af asylansøgere og familiesammenførte og hvordan det i øvrigt går med integrationen jeg kan huske fra den diskussion at det første fik dansk folkeparti til at stemme imod den lovgivning med argumentet om at det åbnede op for mere end fem hundrede jeg kan også huske at sf stemte imod med det andet argument nemlig at det åbnede op for at man kunne tage færre end fem hundrede loven blev altså vedtaget

mener vi at antallet af nytilkomne har en stor betydning for at sikre en vellykket integration for dem der allerede er ankommet en integration som er helt afgørende for at vores velfærdssamfund kan hænge sammen derfor bakker vi

også op om den her nye kvoteordning da det betyder at at vi har mulighed for at fastsætte det årlige antal kvoteflygtninge på baggrund af den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet under hensyn til antallet af asylansøgere i to tusind og femten voksede antallet af asylansøgere kraftigt men det seneste år er det lykkedes at genvinde kontrollen derfor er vi nu også tættere på at kunne tage imod kvoteflygtninge igen end vi var for et par år siden

er givet opholdstilladelse til halvtredstusind flygtninge og familiesammenførte

nye kvoteflygtninge det betyder ikke at de skal være fuldt integreret men det betyder

forholde os til hvad halvtredstusind nye opholdstilladelser på under tre år betyder vi har cirka hundrede kommuner i danmark

er fem hundrede til en gennemsnitskommune en gennemsnitskommune i danmark er for eksempel holstebro eller næstved eller gladsaxe

hvis man fordeler det ud betyder det at der på

rådhusene i de her tre kommuner i gennemsnit har stået fire hver uge som vi har skullet finde bolig til en praktiserende læge skole til børnene dagtilbud udbetale sociale ydelser fra jobcenteret eller finde en arbejdsplads hvor der manglede

noget ufaglært arbejdskraft som det jo typisk er finde psykologer som der i forvejen ikke er for mange af hvis folk har brug for traumebehandling og alt det andet vi selvfølgelig skal stille til rådighed som et rigt velfærdssamfund

jeg tror det er åbenlyst for alle at det er en opgave for en kommune ikke at gøre det i en uge heller ikke at gøre det i to uger men at der hver uge i gennemsnit de seneste tre år har stået fire stykker på rådhuset og bedt om de her ydelser det lægger selvfølgelig et pres og det er en udfordring for vores samfund

at der er en lille gruppe af kvoteflygtninge som er meget udsatte og særligt sårbare

dem med behandlingskrævende sygdomme og dem skal vi altid kunne tage imod uanset hvordan det går med integrationen derfor

vi også opfordret regeringen til at tage imod den her mindre gruppe i år ligesom vi gjorde det sidste år og forrige år sf ønsker med det her beslutningsforslag at danmark skal modtage minimum fem hundrede kvoteflygtninge hvert år uden at tage de her sociale og økonomiske hensyn til kapaciteten og det

fordi hele den ordning med fn jo ligger

til flygtningeproblematikken og til hele fn og til den internationale solidaritet som jo også er en del af det

at der i nogle af de der tiltag som socialdemokratiet er i gang med i øjeblikket på udlændingeområdet

jeg hører ikke til dem på venstrefløjen der kritiserer

er fornuft i noget af det men det her

en forlængelse en fortsættelse af en socialdemokratisk

tradition med fn kvoteflygtninge

fortsættelse af en solidarisk internationalt tradition

tale om fem hundrede flygtninge som man skal tage til danmark og at bruge som argument at det vil vælte forholdene i alle kommunerne

jeg sige men det som ikke er til diskussion er hvorvidt

og fns flygtningehøjkommissariat det er vi store tilhængere af og det jo derfor at vi stemte for den lov sidste jul som jo fastslår at danmark er en del af det system og fortsat skal være det jeg synes ikke er helt rimeligt at sige at jeg har argumenteret for at fem hundrede kvoteflygtninge ville vælte det kommunale velfærdssystem

ikke sagt jeg har bare sagt at vi må holde fast i at det har en betydning

det er så det vi skal diskutere men jeg tror også at vi må holde fast i at hvis vi i de sidste tre år ikke havde modtaget halvtredstusind men halvtredstusinde og femhundrede

for de sidste tre år at se ind i et år hvor mange syriske flygtninge på midlertidigt ophold også får ret til familiesammenføring

hvert fald alarmklokkerne hos os til

kunne man ikke få andet indtryk end at det næsten ville vælte hele systemet men okay siden ordføreren så trak i land på det

men stadig stadig væk

at socialdemokratiet ligesom forlader et så gammelt princip et så hævdvundet princip i en socialdemokratisk flygtningepolitik i en socialdemokratisk udlændingepolitik i en socialdemokratisk fn politik at man så bruger som argument

kan integreres når vi ved at det går bedre med integrationen når vi ved at der er færre asylansøgere når vi ved at der er tale om fem hundrede mennesker jeg synes bare ikke

som udtryk for at man ligesom har besluttet sig for at gå

regeringen også på det her punkt jeg synes ikke at det klæder socialdemokratiet det må

at fem hundrede kvoteflygtninge ikke kan integreres

selvfølgelig integreres de fleste mennesker der kommer hertil lykkes jo med integrationen

mængden af boliger praktiserende læger skoler dagtilbud sociale ydelser og adgang til til terapi hos en psykolog ikke er uendelig og derfor bliver vi nødt til at diskutere med hinanden om vi synes

rammer et niveau hvor vores politiske opgave er at trække i håndbremsen vi synes at vi i de sidste to tre år for længst har passeret det niveau vi støtter al lovgivning der kan begrænse tilstrømningen til danmark inden for rammerne af de konventioner vi har tiltrådt

faktisk er i stand til at regulere tilstrømningen jeg synes at det er helt rimeligt at man lige har stoppet op i et par år og sagt at halvtredstusind siden starten af to tusind og femten

med fem hundrede om året at begrænse tilstrømningen

vi gjort i et par år også her i totusinde

i dag er hamrende uretfærdigt man hjælper nemlig de stærke der kan udvandre fra flygtningelejre hvor de ikke ønsker at bo og som har råd til at købe en menneskesmuglerbillet så de kan melde sig ved den danske grænse og sige ordet asyl så det nuværende system hjælper de stærke og de svage sidder tilbage i flygtningelejrene det er uretfærdigt over for de svage flygtninge det vil vi selvfølgelig godt være med til at få ændret på så når

har fået lukket for adgangen for spontanasyl

vi begynde at overveje at tage imod kvoteflygtninge igen dog altid i meget begrænset omfang med særligt hensyn til om de bemeldte flygtninge har evner og vilje til at blive integreret i danmark det vil være mere retfærdigt over for de svage flygtninge men lige nu er det uretfærdigt over for danskerne at sige ja til flere flygtninge eller migranter eller kvoteflygtninge simpelt hen fordi vi har så mange integrationsproblemer og så store udgifter

indvandrere og migranter der er kommet de seneste år at vi ikke kan overkomme mere så derfor støtter vi fuldt og helt at der er etableret

for at hjælpe mennesker på flugt og vi synes som udgangspunkt at kvoteflygtningesystemet er et godt og solidarisk system som vi ønsker danmark på sigt genindtræder i

er vigtigt at det sker i et tempo hvor vi kan følge med vi mener der er to præmisser som begge skal være opfyldt før vi igen kan indtræde i kvotesystemet først skal vi have styr på tilstrømningen og dernæst skal vi have styr på integrationen vi er i den situation at vi hvad angår tilstrømning er ved at være i mål i hvert fald er vi et sted som er meget bedre end der

da vi kom til magten danmark har nu det laveste antal asylansøgere i ni år

meget glade for at den politik vi har ført har virket men selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen kæmper vi stadig med at få integreret de mange der er kommet hertil og til trods for

der stadig for mange der ikke forsørger sig selv det gælder især kvinderne hvor alt for få bidrager som regeringsparti er det vores ansvar at sørge for at vi er i stand til at løfte de opgaver vi påtager os i stedet for at gøre dem endnu større det indebærer blandt andet at sikre en ordentlig balance mellem antallet af nytilkomne flygtninge og evnen til at integrere

og trygt samfund hvor de flygtninge som kommer hertil også tager danmark til sig og bidrager til landet

det er vores ansvar at passe på danmark derfor mener venstre ikke

modtage kvoteflygtninge og med de ord kan jeg meddele at venstre ikke

videre til herre joachim b olsen fra liberal alliance

herre joachim b olsen er overrasket over at

men han er optaget af et samråd ham har vi skubbet helt ned i bunden

måde at modtage flygtninge på end via spontane asylansøgninger

ved kvotesystemet kan man hjælpe de allersvageste flygtninge hvilket oftest ikke er dem der har ressourcerne til at flytte sig tusindvis af kilometer

kan man hjælpe på en måde som ikke giver uhensigtsmæssige incitamenter til at betale menneskesmuglere store summer og til at risikere liv og lemmer i faldefærdige overproppede både på middelhavet men

hvordan man skal modtage flygtninge fra spørgsmålet om

særlig ikke i lyset af at vi igennem en årrække har modtaget for mange i danmark har en langvarig uansvarlig og forfejlet udlændingepolitik betydet at vi står med nogle nærmest uoverstigelige integrationsudfordringer der bliver i de her år flyttet noget

nævne at beskæftigelsesfrekvensen stiger for nyankomne

generelt men kigger man på gabet mellem folk af dansk

er der enormt langt igen

vi har haft en naiv tilgang til de her spørgsmål man har troet at over tid

udlændingene komme til at ligne danskerne men hvis det i det hele taget kan siges at ske ja så går det enorm langsommeligt det er for eksempel et mønster at overforekomsten af kriminalitet er større blandt efterkommere

viser karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangsprøver at efterslæbet nærmest er lige så stort i tredje generation som i første det siger noget om hvor langsigtede problemer en ukontrolleret og uintegreret indvandring skaber i lyset af den her meget

udfordring hvor de virkemidler vi har prøvet af ikke har kunnet skabe dramatiske forbedringer må man nå til den erkendelse at vi bliver nødt til at have meget stærke begrænsninger på hvor mange flygtninge der kommer hertil virkeligheden er også bare den at vi ikke kan stoppe den spontane asylansøgning alene når der står en asylansøger i danmark

har vi ikke mulighed for at sende vedkommende nogen steder hen hvis der ikke er nogen lande som vil modtage den pågældende person det gælder uanset om man er villig til at gøre op med konventioner med videre vi har brug for internationale løsninger særlig på eu niveau løsninger som vil stoppe problemet og ikke bare fordele det jeg tror der i stigende grad i europa breder sig en erkendelse der går i den her retning og det er glædeligt når spørgsmålet stilles om vi på den korte bane bør modtage kvoteflygtninge oven i de relativt mange spontane asylansøgere

bliver man nødt til at tage bestik af situationen det vil være klart at vi har modtaget alt for mange som ikke er blevet integreret og i den situation bør man ikke bare læne sig tilbage og tage imod endnu flere heller ikke selv om ordningen med kvoteflygtninge grundlæggende er god vi er derfor imod

lang tid før udlændinge ligner danskerne er det som

er perspektivet for liberal alliance at alle skal ligne danskerne at alle skal være som herre

kalde sig integrerede det synes jeg måske er noget andet end det man tidligere har hørt fra liberal alliance

ligesom gjort meget ud af at det var et meget liberalt parti

og så videre det synes jeg er en en underlig tilgang og det er jo det man kalder assimilation

er perspektivet for la at alle skal assimileres før vi igen kan tage kvoteflygtninge det indtryk kunne

i forhold til at indvandrere ikke ligner danskere med hensyn til kriminalitet med hensyn til

uddannelsessystemet der skal indvandrere og deres efterkommere ligne danskere hvordan de ellers lever deres liv så længe det ikke skader nogen andre er jeg fuldstændig ligeglad med men på de

skal indvandrere og deres efterkommere i højere grad ligne danskere

altså det at der kommer flere ældre og at

går meget op i når de klandrer regeringen for ikke

modtage alt for mange flygtninge fordi de ikke

grad ligner danskere med hensyn til beskæftigelse

fået nogle mennesker hertil som på nogle måder har svært ved at klare sig i det danske samfund det

forbedringer på de her områder

genoverveje hele kvoteflygtningesystemet

har lagt meget vægt på fra dansk side fordi det er de svageste flygtninge man hjælper udeomkring i verden

udtryk for en international solidaritet

risikerer man jo at alt det der falder fra hinanden

er for høj især i betragtning af at det kun er fem hundrede det

sandheden er jo den at holger k nielsen kunne have sagt det samme

og at de vil opnå samme grad

og sagt i den her sal for tyve år siden problemet

det er ikke sket

det har vi så også gjort gennem de sidste mange år i danmark og ført en strammere

også lavet nogle ting som

trække i den rigtige retning man har vendt hele

man modtager folk på på hovedet folk bliver opfattet som værende jobparate med det samme og

men udfordringerne er stadig væk massive og forskellene er stadig væk meget store så vi skal ikke have flere før

tak for ordet og tak til forslagsstillerne fra sf for at fremsætte forslaget

jeg stiller mig herop på folketingets talerstol

vil også lige takke medlemmerne og medarbejderne her i huset for at

i øvrigt fået nogle underskrifter på dagsordenen og nogle småmønter danske kroner og lidt euro

jeg har fået fem minutter til at tale om alternativets holdning til at hjælpe fem hundrede mennesker som fn har vurderet

akut behov for genbosættelse vi taler her om sårbare mennesker nogle med sygdomme andre med men som kun kan kureres i lande som danmark vi taler om mennesker på flugt ofre for krig tortur og folkemord som kan bringes i sikkerhed i danmark vi taler om at være solidariske om at investere i internationalt samarbejde og i nærområderne vi taler om et fn samarbejde som på en gennemsigtig og effektiv måde hjælper mennesker som er på flugt og som sikrer danmark og de andre medlemslande en kontrol over situationen vores hjælp vil betyde uendelig meget for hver

som nyt medlem af folketinget er jeg enormt glad for at se hvordan man faktisk er

rigtig glad at se det gør mig så også samtidig frustreret og

stå her og erkende at

samlet folketing ikke vil hjælpe disse fem

mennesker i sikkerhed som vi ellers har gjort i mange år

selv om vi egentlig er enige om at det er en rigtig god ordning

at forstå ministerens begrundelse for at holde igen med at hjælpe

forstå hvorfor vi i alternativet i vores regeringsudspil lægger op til at vi gerne vil genindføre

at tage imod mennesker på flugt

større perspektiv i relation til vores globale hjem her på jorden

at relatere det til mit eget hjem til mit eget hus og min familie og så forstår jeg godt at der kan være tidspunkter hvor man faktisk ikke har overskud til at åbne døren til sit hjem og til at tage imod det kan være at man har haft rigtig mange

har haft mange mennesker i sit hjem på det seneste eller at overskuddet bare ikke er til det man vil måske prioritere tid til sig selv

svarer nok nærmere til

og har akut brug for et sted at sove og et menneske at tale med

jeg sige ja og tage imod med åbne arme

en forståelig sammenligning

hvert fald hjulpet mig til at forstå at det her spørgsmål skal tages ud af sammenhængen med lokale forhold i danmark og i stedet for tages

det faktisk er er nemlig mennesker på flugt der har akut brug for vores hjælp

vi på de fem minutter jeg nu har stået her og talt

taget en fælles beslutning om at hjælpe de her fem hundrede mennesker ud af livsfare og ind i sikkerhed her i danmark

i alternativet er vi glade for forslaget

og letforståelig

herre andreas steenberg fra radikale venstre velkommen

synes det er for sølle for ringe

rigt samfund som vores ikke vil tage imod fem hundrede kvoteflygtninge

det er nogle af de svageste mennesker i verden og det er mennesker som med hundrede procents sikkerhed har brug for

netop at komme i sikkerhed det er flygtninge det er ikke migranter lykkeriddere eller indvandrere det er folk der har brug for

komme hen at bo et andet sted

integrationen af flygtninge går bedre og fordi

er antallet af flygtninge der kommer til danmark faldet markant derfor synes vi godt i radikale venstre at vi kunne droppe denne suspendering af at tage imod kvoteflygtninge

som den tidligere

og medlem af tinget her og nuværende gruppeformand for

jeg vil sige at vi lige skal have størrelsesperspektivet i orden

altså hvis ikke man kan klare det så er det for sølle

jeg er helt enig med duetoft

man kan også kigge tilbage i historien og huske på at det var den tidligere venstreleder poul hartling der lavede det her kvotesystem

faktisk fik nobels fredspris i nitten en og firs det har venstre i dag vist glemt godt og grundigt desværre

det er fornuftigt set med radikale øjne at lande i verden samarbejder og fordeler flygtninge i stedet for at

og farlige rejse over eksempelvis middelhavet bliver flygtninges vej til sikkerhed for et land som danmark mener vi også det er klogt

samarbejde med andre lande om at fordele flygtninge så andre lande også tager ansvar og det ikke kun er danmark der tager ansvar så både ud fra en moralsk men også en snusfornuftig tilgang

mener vi i radikale venstre at danmark bør og skal støtte op om fns kvotesystem for flygtninge og derfor kan vi støtte sfs beslutningsforslag

jo sætte en grænse man kunne også ligesom fokusere på at vi igennem de sidste

fem år har taget knap halvtredstusind det er mange også i et land som danmark derfor må man jo et eller andet sted sige at

flygtninge hvert eneste år måske små tre tusind eller

den rigtige medicin og behandling og så videre hvorfor skulle

vi hjælper massivt ude i verden

vi har også modtaget mange

mener at flygtningekrisen skal håndteres ved internationale aftaler danmark har jo ikke modtaget særlig mange flygtninge i år i forhold til årene før fordi man i eu ikke har fuldstændig styr på de ydre grænser men har fået mere styr på dem det vil sige at man internationalt har lavet nogle løsninger der

at der ikke kommer så mange på samme måde synes vi

rigtig klogt at vi støtter op om et system hvor man prøver at fordele den her opgave landene imellem

hvis alle lande gjorde det så mener jeg at danmark alt andet lige ville modtage flere flygtninge så vi har interesse i at flygtninge bliver fordelt sådan at vi ikke står med hele opgaven eller med en meget stor del af opgaven så hvis man er interesseret i at holde antallet nede

de seneste fem år så må vi jo selv tage ansvar for for vores lands

det er vigtigt at de er

at tingene foregår på en måde så man kan følge med og der

jeg synes at der er rigtig gode argumenter for at vi

det synes jeg bare tallene viser tydeligt i forhold til integration det

et gammelt problem vi prøver at gøre en masse ved det

ser ud til at virke men gabet er bare stadig væk enorm stort der synes vi så politisk at

okay at vi siger at det så er her grænsen går og så må vi få integrationen til at fungere bedre for det er en forudsætning for at man lukker flere ind som man historisk set ved har

det er så mellemstatslige aftaler vi skal kalde det så der bliver jo lavet nogle aftaler der håndterer den her udfordring det seneste tal jeg så

var at der er kommet otte hundrede i år det er jo et helt andet tal end det vi så for for eksempel to eller tre år siden og det er det der

så der er jo nogle internationale aftaler der har fået mere styr på det end der har været

vi mener i lighed med forslagsstillerne at fns kvoteflygtningesystem er den bedste måde at fordele og beskytte flygtninge på igennem fn ved vi at de mennesker der får beskyttelse hører til blandt

men

senere år har vi haft et

behov for at familiesammenføre

menneskesmuglernes forretning og flygtninge risikerer ikke at blive udsat for

det mest retfærdige solidariske og fair

men vi skal håndtere den nuværende flygtningestrøm først på sigt ser vi altså et system hvor man hjælper mest muligt i nærområderne gennem fn men også at man udelukkende henter kvoteflygtninge men det er altså ikke der vi er i dag

integreret dem der er kommet og dem de kommer til at familiesammenføre det er vigtigst

kan vi tage stilling til kvoteflygtninge så derfor bakker vi ikke op om

hvor vi sætter den her ellers gode ordning på pause hvem skal tage sig af dem er det det

andre lande som er rigere end os og som har bedre mulighed

de mange millioner der også er i lejrene det vi gør via kvotesystemet er at vi tager fem hundrede af de mange der er i

og når vi nu siger pause i forhold til dem

samme situation som de mange andre der er i

et af de lande der har givet asyl til allerflest i de senere

men det bygger sig bare op

flere og flere så længe vi holder pause er det så et problem vi

vi skal tage mange flere når vi så starter igen for ligesom at kompensere for det

toplandene der har taget imod flest der er nogle lande

vi har taget mange flere end japan og mange af de arabiske lande derfor kan vi godt være

det antal vi har taget imod

jeg mener at kvotesystemet

har ikke problemer med at forhøje kvotesystemet men så skal det også være det eneste der gælder og

antallet af flygtninge i verden stiger

cirka halvfjerds millioner mennesker mere end ti gange danmarks

samlede befolkning

at sige hvem er det så som først og fremmest rammes af den krise

nogle gange fortoner sig lidt dem som først og fremmest rammes af den krise

flygtningene er internt fordrevne og

de befinder sig i de lande hvor krig eller undertrykkelse eller anden elendighed hersker cirka seks ud af ti flygtninge i verden kommer fra tre lande afghanistan sydsudan og syrien og fem og firs procent fem og firs

ganske få af verdens mange flygtninge kommer til den velstillede del af verden herunder

kan vi gøre ved det kæmpe flygtningeproblem

det grundlæggende vi kan gøre ved det flygtningeproblem er tre ting det er for det

understøtte demokratiske regimer med respekt for menneskerettigheder og derfor vil jeg sige at jeg også finder det fuldstændig absurd at folk der siger at

gerne vil gøre noget ved flygtningeproblemet gør det ved at hjælpe autoritære regimer som undertrykker mennesker og skaber flygtninge altså det er som at

det er helt håbløst den anden ting er økonomisk udvikling som giver håb for fremtiden så folk bliver hjemme

det tredje er en massiv indsats mod klimaforandringer som jo ellers vil jage yderligere millioner af mennesker på flugt alle de her løsninger

men jeg kan bare huske diskussionerne for ti år siden

undtagen det med klimaet det er kommet til siden

det hjælper jo ikke nu vi skal gøre noget der hjælper nu

de år har man forsømt at gøre de ting

forhindret at vi står med historiens største flygtningekrise

ud over de her ting ja vi hjælper

andre steder og vi skal selv tage nogle asylansøgere

men det giver os en mulighed for at ud og argumentere for at andre skal gøre det hvordan skal vi gå ud og argumentere over for andre

det kan naturligvis ikke lade sig gøre og derfor er

men det er også et problem for

projekt der består i at få flere lande med måske kunne man forstå begrundelsen for

allerflest flygtninge da tilstrømningen var på sit højeste men sådan er det jo

heller ikke den begrundelse man bruger nu bruger man en begrundelse der hedder en samlet afvejning af antal og integration og problemer og

vi har jo efterlyst den hos ministeren men aldrig nogen sinde fået at vide hvordan de forskellige elementer indgik i den afvejning

det er en afvejning med nogle variabler som ingen kender og som ikke bliver defineret derfor vil vi selvfølgelig efter den her diskussion igen bede ministeren om klart og tydeligt at sige hvad det er for nogle elementer der indgår

indgår i den afvejning

når den afvejning bruges så heftigt uden at man definerer den nærmere

at det handler om at holde folk ude men det er selvfølgelig kun

en mistanke jeg vil slutte af med at sige tak til sf for at

er specielt tilfreds med udfaldet af den men

mere overraskende synes jeg det er at man holder fast i

klare det her at vi

er en debat der er reel nok at tage alternativets ordfører herre julius graakjær grantzau tillykke med ordførertalen meget fin tale synes jeg og velkommen

om at vi alle sammen kan blive udsat for

mange forskellige grunde til

for meget osv men men pointen i det her er bare at den situation er vi jo

for det andet er der kommet færre asylansøgere nu end der gjorde tidligere

tidligere for det fjerde

jo også nogle forpligtelser internationalt som er vigtige

kan påvirke andre steder i verden

fem hundrede kvoteflygtninge der gør forskellen hverken det ene

det gør en forskel i forhold til om vi kan sige til andre

må tage bangladesh rohingyaer fra myanmar

og jordan kan man

meget meget fattige land der ligesom siger vi er da nødt til at tage vores del af et ansvar her for der kommer mennesker til vores land og de er fuldstændig på den de kan ikke vende tilbage

derfor synes jeg bare ikke vi kan være bekendt at vi i det her rige land

det er vi jo på mange måder

ikke er i stand til at tage imod fem hundrede kvoteflygtninge det synes jeg bare ikke hænger sammen

som det er sagt nogle gange ville kunne hjælpe de der konkrete mennesker og fordi det er en vigtig del af et stykke internationalt arbejde

det gælder også fn derfor er det uhyre vigtigt at fn i

grad kommer på banen i hele flygtningepolitikken og

global compact kan blive diskuteret og tilsyneladende holder den danske regering fast

positive aktier

ville foretrække at det kun var kvoteflygtninge fordi man ikke skulle have spontanasylansøgere

asylsystem er lidt uretfærdigt det står vi fuldstændig ved

vi er meget optaget af de forskellige forslag der har været fremme om at man

undermineret forretningsgrundlaget for menneskesmuglerne at man får skabt asylbehandling før de pågældende kommer til europa det er jo en diskussion

også her i danmark og i eu kører den også debatten var kontroversiel for nogle år siden men i dag er det nærmest mainstream at man diskuterer

så må sige vi får foretaget asylbehandling før de pågældende kommer til europa

være bekendt at vi melder os ud af kvoteflygtningesystemet når det handler om så få mennesker som tilfældet

vedtaget der kommer jo de spontane asylansøgere og så skulle vi oven i det tage

at det også var gået op for sf at antallet rent faktisk betyder noget at man også havde korrigeret stien lidt fra

sf hørte til dem i folketinget som

realiteterne havde indfundet sig hos sf og at

men det er åbenbart bare ord når man nu står og argumenterer for at vi

tage flere samlet set end vi gør

jo stor vægt på at der er kommet færre asylansøgere til danmark så antallet betyder da noget det er også derfor at i

med der er kommet færre asylansøgere er der jo mulighed for

tage kvoteflygtninge jeg sagde også at vi er villige til at se på de forskellige modeller har været fremme om at man får en anden flygtningemodtagelse til europa

det er præcis det jeg siger og så synes jeg da

fører sig frem med en masse argumenter om at det jeg står og siger her

og så videre faktisk er der da

også eftertanke hos os på

her spørgsmål men

at man skal drage den konklusion at vi skal stoppe

de internationale globale løsninger er afgørende her jeg ved ikke om herre

det får så være men de internationale løsninger er så vigtige her

ændrer ikke på det faktum at vi gennem de seneste år gennemsnitligt set har taget mange

men også til danmark de seneste år har vi fået bragt det nederst det er rigtig godt det skyldes både internationale aftaler men

i folketinget men det ændrer jo stadig væk ikke på at der kommer folk og sf er så af den opfattelse at der skal komme flere end der gjorde i år eller end der gjorde sidste år det vil jo være resultatet der kommer spontane asylansøgere

det vil sf tage fem hundrede ekstra så det vil være flere end der er kommet i år eller forrige år

det millioner af flygtninge de må tage fattige lande i afrika i asien bangladesh kenya uganda libanon jordan

bangladesh er mig bekendt ikke et rigt land det er ikke fem hundrede

ikke seks hundrede det er millioner de må tage imod og de gør det så er det bare jeg siger at så står vi og ømmer os over

fem hundrede kvoteflygtninge yderligere

så som det er jeg synes ikke at

tag libanon halv million palæstinensere og de har stadig væk det man kalder for midlertidig opholdstilladelse

jeg er enig med herre holger k nielsen

at de globale løsninger er vigtige og at man skal være solidarisk men hvordan vil herre holger k nielsen overbevise rige lande som japan sydkorea og dubai om

en række lande i det område der de er

derfor at fn er vigtig at få ind

da fuldstændig umuligt at overbevise eksempelvis japan om at de også skal gå ind i det om det vil lykkes alligevel

er der en løsning hvordan kan vi overbevise dem og hvis systemet er solidarisk hvorfor er de

handler om det synes vi ikke at danmark skal være jeg synes sådan set at danmark står sig godt

det her internationale problem det er også derfor at det var poul hartling som i sin tid

jeg synes faktisk at vi står os godt

har vi faktisk haft det

en tendens til at nogle der har mindre end mig ønsker at hjælpe mere end jeg egentlig selv kan med

jeg forstår beslutningen fra regeringens side

som et argument hvad tænker

imod alle verdens flygtninge det ved vi jo godt

være dårligt for alle parter

være i fns kvotesystem synes vi er en utrolig vigtig opgave utrolig vigtig opgave

forhold til de pågældende mennesker

forhold til den solidaritet der er så vigtig internationalt

ualmindelig skidt signal

til dette punkt på dagsordenen

er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til udlændinge og integrationsudvalget

herre jesper petersen fra

lovforslaget har nogle forskellige elementer i sig men har som det primære at undgå udvanding af selskabsskattebasen i eu landene og at selskabers overskud ikke kan flyttes til skattelylande lovforslaget udmønter nogle anbefalinger

er der altså skatteundgåelsesdirektivet som skal implementeres ved lovforslaget

del af eu hele tiden arbejder for at sikre at der bliver betalt korrekt skat

det ikke er muligt at flytte sine overskud til lavskattelande eller til skattely vi støtter som altid fremskridt i den forbindelse og således vil vi også støtte loven her cfc reglerne

eksempel kan være tilfælde hvor udenlandske kapitalfonde opkøber danske koncerner og derefter placerer

og placerer indtægterne fra lånet i et lavskatteland reglerne om hvornår der beskattes efter cfc reglerne bliver skærpet med lovforslaget

forslaget indeholder også en generel omgåelsesklausul hvor skattemyndighederne kan se bort fra arrangementer de ikke mener er reelle men alene handler om at undgå skattebetaling

der var tilfælde af en form for retsusikkerhed for forskellige virksomheder

i forbindelse med behandlingen af lovforslaget men i hvert fald er det

blevet sådan at skatterådet skal træffe afgørelse om anvendelsen af omgåelsesklausulen i danmark

en klar proces for det der er kommet forskellige spørgsmål og kritikpunkter forud for behandlingen her fra danske virksomheder der

og samtidig vil ændringerne af cfc reglerne muligvis betyde en højere skat for nogle virksomheder

en teknisk gennemgang af lovforslaget i

og har jo også kunnet følge hvordan skatteministeriet har ført dialog med forskellige af de berørte virksomheder

måske også derfor at lovbehandlingen er blevet udskudt ad et par omgange der er sket forskellige præciseringer og indrømmelser og vi vil opfordre til at dialogen med erhvervslivet bliver fortsat i den videre lovproces vi er politisk enig med regeringen om at gennemføre lovforslaget og i forhold til den her meget faglige og meget tekniske diskussion der pågår

jeg også sige at det er komplekst stof og at vi må læne os op ad de informationer og vurderinger der kommer fra skatteministeriet vi vil gerne bidrage til at spørgsmål og indvendinger fra erhvervslivet kommer frem i udvalgsbehandlingen men vi vil som udgangspunkt støtte de snit og vurderinger skatteministeriets eksperter når frem til altså med det formål at sørge for

loven omsættes i praksis på en måde der overholder direktiverne og samtidig giver

sikre og forudsigelige forhold for virksomhederne som muligt en del af forslaget handler

deres ikrafttrædelse det er også noget som vi må se nærmere på i udvalgsbehandlingen altså hvordan det kan håndteres og om der er behov for at ændre ikrafttrædelsesdatoen for det men opsummerende vil jeg sige at socialdemokratiet kan støtte lovforslaget og så må vi se om udvalgsbehandlingen og dialogen med erhvervslivet giver anledning til

slagsen jeg har været skatteordfører siden to tusind og elleve og jeg tror at det

rimelig svært at gennemskue

det der hedder et kommenteret høringssvar som skal være den lette udgave

hundrede og otte og tredive sider

den mest lette læsning vi sidder og behandler her i dag så jeg skal på forhånd undskylde

med branchen for at finde ud af

man skal kunne klage

er der alligevel virksomheder kommer i klemme

det selvfølgelig vigtigt at man kan få løst de tvister i dag er der eu voldgift

afløses af eu voldgiftdirektivet jeg må sige at

at se den kæmpe forskel på det ud over øget

er forskellen vel ret beset at

kan det så fortsætte alligevel

så endelig kommer en afgørelse på en voldgift

få håndteret hvordan man løser de her voldgiftsproblemer så når man indgår

man der få påpeget hvordan vi så løser det hvis der skulle være konflikter eller hvis der skulle være en virksomhed der kommer i klemme det

meget logisk

man på at løse det i de overenskomster man trods alt har lavet og indgået et andet punkt i lovforslaget er en fælles eu

fra juni to tusind og seksten og man kunne starte med at spørge hvorfor først nu

lidt over en måned til ikrafttrædelsen så hvorfor har man ikke behandlet det noget før

side at det giver god mening at der kan komme noget ensretning på

i dag helt kan undgå momsbetaling eller eller få dobbelt momsbetaling

se af høringssvarene giver det jo nogle udfordringer

og andet derfor vil jeg egentlig anbefale at vi frem mod andenbehandlingen laver et ændringsforslag som giver erhvervslivet en fair chance for også

være en fair chance for at man kan nå at implementere dem den sidste del er så implementeringen

at hindre grænseoverskridende metoder til skatteunddragelse på selskabsskatteområdet det synes vi er entydigt positivt det bygger i

lidt andre tiltag oveni fra fra eus side

kun gå lidt ned i et af punkterne også på grund af at tiden ikke tillader det det er det omkring kontrollerende udenlandske selskaber cfc reglerne

at det er en overimplementering virksomhederne så meget overimplementering at det koster dem en milliard kroner ekstra i beskatning regeringen siger at det er provenuneutralt

trods alt kan være usikkert noget der er ret tydeligt synes

grad er præget af skøn så bliver ret umuligt

at administrere man sidder lidt tilbage og

skal de så indgå i det her bureaukrati

lave skatteunddragelse medmindre man i hvert fald er ret dårlig til at

samme regler

piller den del ud så man får noget mere tid sammen med virksomhederne

vi skal stemme om det igen afslutningsvis kan sige at vi

de overordnede formål med at bekæmpe skatteunddragelse men

der er så stor uenighed om sådan et teknisk lovforslag mellem de virksomheder

nødt til at afvente den proces som man er i gang med hvor man

så kan se hvad der kommer til at ske

lovforslaget som vi behandler i dag har til hensigt at implementere tre

skatteundgåelsesdirektivet skal sikre at der ikke foregår grænseoverskridende skatteundgåelse i eu landene de konkrete tiltag sker på følgende fem områder det første er begrænsning af fradrag for rentebetalingerne reglerne skal forhindre at udenlandske investorer opkøber danske virksomheder og derefter placerer låneomkostningerne i danmark

af selskaber exitbeskatning sørger for at man ved flytning af selskaber

til fem år cfc regler

tredje punkt og det er regler der skal forhindre udflytning af kapital patent eller andre aktiver til lande med beskatning med henblik på

så er der generelle omgåelsesklausuler som skal sikre at

og fysiske personer og det skal bekæmpe misbrug af huller i gældende skattelovgivning

selv i skatterådet og jeg hørte et oplæg fra en professor der fortalte at man var lidt bekymret for om det her

var elastik i metermål for hvornår var det lige at man

foreslog jeg ministeren at man skulle lade skatterådet træffe afgørelse om om

omgåelsesklausulen det giver en bedre retssikkerhed for alle og det sikrer stadig væk at man har muligheden

rigtig glad for at ministeren har taget til sig så det

er i dagligsprog et hybridt mismatch opstår når en virksomheds aktiv anses som egenkapital i ét land men som gæld i et andet land det er nødvendigt at harmonisere i kategorien af de aktiver der er fradragsberettigede og skattefrie på tværs af grænserne i europa på den måde undgår vi at der

spekuleres i fradrag fremover vil det gælde at selskaber nægtes adgang for et aktiv

det vil forhåbentlig give en klarere skatteforvaltning i hele europa

udvide muligheden for at klage ved skattetvister vil vi også justere reglerne for omkostningsgodtgørelse så alle

lige adgang til dækning ved udgifter

er der så eu direktivet om moms som har til hensigt at harmonisere og sikre ens momsmæssig behandling af

alle eu lande og dermed undgår vi at

venstre er det meget vigtigt at vi undgår skatteunddragelse for alle skal selvfølgelig betale den skat som de er forpligtiget til

også vigtigt for os at vi sikrer

dem som ikke prøver på at lave skatteundgåelse ikke pålægges

som kan ødelægge deres konkurrenceevne og derfor

at lytte til hvad erhvervslivet siger

så vi vil gerne fortsat lytte til hvilke bekymringer

vi forstår at de har en række bekymringer og det synes vi selvfølgelig man skal tage seriøst jeg ved at skatteministeriet

hvordan vi kan imødekomme det men samtidig sikre at vi har en robust lovgivning

direktiverne med til at skabe en tryg og retfærdig skattelovgivning for virksomheder i eu og samtidig

forbedrer implementeringen af direktiverne de gældende skatteregler så vi undgår

kan få dobbeltmoms eller slippe for at betale moms

ind til ikrafttrædelsestidspunktet som er den første januar altså lige om ganske kort tid

venstres ordfører ikke enig i at det er en meget kort frist man giver dansk erhvervsliv og

venstre stille sig til et ændringsforslag som udskyder ikrafttrædelsen

at vi ikke gennemfører hvad der ligger i forslaget men at det bare er senere så vi vi trods alt giver erhvervslivet en fair chance for at

mener jeg at det er vi forpligtet til at gøre

vi kun laver erhvervsrettet lovgivning med ikrafttrædelse to gange om året

er to ikrafttrædelsesdatoer og det gør også at vi synes det er interessant at nå det til den første januar men jeg vil selvfølgelig lytte til hvilke bekymringer

kan komme efter nytår altså efter datoen

vej reglerne er vedtaget men vi er lidt forsinket

træde i kraft så jeg tænker at det må man kunne løse så man trods alt giver folk en fair chance for at indrette sig efter de regler som vi vedtager

skatteundgåelsesdirektivet og det er jo eus måde at forsøge at gøre nogle af de centrale anbefalinger

i enhedslisten er vi glade for det fokus vi er glade for skatteundgåelsesdirektivet og vi synes det er nogle rigtig gode og centrale områder at gribe fat i som det her lovforslag omhandler og som rullet ud på europæisk plan også vil gøre en forskel

jo ikke sagt at vi på nogen måde er i mål

også en verden uden for eu som er spækket med skattelylande som

implementere de her regler og som fortsat kan køre videre og her kan man ikke undlade at bemærke den fortsatte udvanding af eus sortliste for skattely som efterhånden nærmer sig en farce

for den sags skyld europæiske skattely som for

luxembourg schweiz eller de britiske kanaløer er at finde på sortlisten

beslutningsforslag om en meget bedre national sortliste som vi håber vil nyde bred opbakning blandt folketingets partier det bliver behandlet en anden dag end i dag tilbage til forslaget

sige at regeringen har valgt at implementere det på en

vi har her i danmark hvor de faktisk er bedre og mere robuste end det der er fremlagt

rigtig tilfredse med

er der i forbindelse med den læsning som vi

her meget komplicerede lovforslag kan man roligt sige

to ting som vi vil spørge ind til i

første omhandler kontrolbegrebet der står det foreslås endvidere at kontrolbegrebet justeres i overensstemmelse med direktivet det foreslås at et datterselskab anses for kontrolleret hvis moderselskabet selv eller sammen med tilknyttede personer har en direkte eller indirekte interesse på mere end halvtreds procent af stemmerettighederne ejer direkte eller indirekte mere end halvtreds procent af kapitalen eller har ret til at modtage mere end halvtreds procent af overskuddet i datterselskabet kontrolkravet opgøres således sammen med besiddelser ejet af tilknyttede personer det kan være problematisk

undersøgt fordi vi i de danske regler for hvornår noget er kontrolleret for eksempel har reglen om at datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end ti procent af selskabets samlede aktiver så der kan ligge

en mulig svækkelse her men det vil vi spørge ind til den anden ting

den finansielle sektor

direktivet åbner for at eu landene kan undtage finansielle selskaber fra cfc reglerne hvis

eller mindre af cfc indkomsten hidrører fra transaktioner med moderselskabet selv eller med tilknyttede selskaber det foreslås at denne undtagelse erstatter den gældende dispensationsmulighed i selskabsskattelovens

hvor skatterådet efter ansøgning kan fritage finansielle selskaber fra cfc beskatning altså det kunne lade til at være en lempelse

fastholde de nationale regler hvor de faktisk er bedre og mere robuste end det der fremgår af skatteundgåelsesdirektivet

er tale om et minimumsdirektiv og ikke en totalharmonisering og jo også derfor at vi har mulighed for

fastholde nogle højere nationale standarder

med skatteordførere fra andre europæiske venstrefløjspartier

og en dialog om hvordan det

bliver implementeret i de forskellige lande og der er

andre lande hvor man implementerer på en anden og ikke lige så robust måde

i forbindelse med behandlingen af et lovforslag på skatteområdet vil jeg da gerne give her fra folketingets

at sortlisten er et absolut minimum der er tre kriterier og den er indrettet på en sådan måde

til enighed om jeg synes bare at hvis der er nogen der følger med i debatten

det også rimeligt at sige at grunden til at lande

hen sagt ja vi skal nok opfylde de her

kommer med med den hensigtserklæring kommer de på grålisten og hvis de så ikke gør det

selv om jeg fuldstændig deler ordførerens kritik af at

lovet bod og bedring på de her tre områder og opfylder de ikke det jamen så kommer

eller skulle man først kunne komme af sortlisten i det øjeblik man rent faktisk får dokumenteret at man har gjort det som man i dag bare kan love for at komme af sortlisten altså det ville jo være en oplagt opstramning at

derudover har har fru lisbeth

forslag om en national sortliste

holder bedre vand end den der er vedtaget i eu og det er derfor at vi

både på eu plan kan arbejde for en bedre sortliste og parallelt med det

i de enkelte landes parlamenter i eu faktisk arbejde for at indføre nogle nationale lister som

reel betydning fordi man indfører det i landet men

en række tiltag fra skatteunddragelsesdirektivet og voldgiftsdirektivet og ændringer af momsloven det er som udgangspunkt rigtig godt at man i højere grad sikrer ensartede regler om

opgørelse af skattegrundlag

langt bedre måde at bekæmpe skatteunddragelse på end national enegang

gør det svært for virksomheder at have særlige konstruktioner så de kan undgå skattebetaling og fordi det gør det lettere for virksomheder at skulle agere under et

glade for at man fra regeringens side har været lydhøre over for nogle virksomheders indvendinger

at lytte til den kritik for det kan jo jo medføre at der er danske virksomheder som bliver stillet dårligere i i konkurrencen med udenlandske

været inde på reglerne om

at der er en del praktiske problemer med

tilpasse sig reglerne i forhold til it og

for at blive klogere på det som i

vil indgå i en positiv og konstruktiv dialog

om der er ting der kan gøres endnu bedre i det her lovforslag men vi støtter selvfølgelig

i lyset af at den her lovgivning har været meget meget meget lang tid undervejs og så bliver færdigbehandlet meget tæt på at den skal

at herre dennis flydtkjær rejser et relevant emne

et ansvar for at den lovgivning vi laver rent faktisk kan nå

uden at alt for store administrative byrder så jeg har meget svært ved at argumentere imod at

implementeret fornuftigt og det er blevet gennemgået flot af nogle af mine kollegaer

nemt for mig at stå og plædere for at det burde man gøre

vil jeg også mene at det vil være

få det skubbet så komplekst som lovforslaget er

vil have en endnu bedre land for land rapportering på europæisk plan det er en debat vi har haft mange steder og det er også noget

høringssvarene giver som eksempler nemlig at vi skal forfølge en ambitiøs europæisk dagsorden og det er jeg sikker på at både regeringen

med til at gøre så så lad os håbe

sætte min kollega julius grantzau ind i

nemlig vores nye skatteordfører fra i dag så jeg har lige den her tale og så en enkelt mere

lovforslag og det tror jeg roligt man kan sige jeg tror vi alle sammen har den udfordring at det er rigtig svært som lægmand som ikkejurist som ikkeskattejurist

kunne forstå alle detaljer i det her fra radikale

støtter at vi implementerer eu lov særlig når det handler om

implementere den her lov og også gøre det hurtigst muligt så vi kan komme i gang men der er to forhold som

en del af mine kollegaer har været inde på som vi også er opmærksomme på det ene er det her med med fondsbeskatningen hvor der er nogle virksomheder der mener at dele af loven kan medføre en ganske markant skattestigning

i modsætning til det regeringen selv skriver

neutralt i forhold til hvor mange penge der bliver krævet op

vi også fra radikale venstres side

nogle ændringsforslag og nogle præciseringer på vej

at implementeringen her skal indføre en skattestigning det andet er det som især herre dennis

mange af os har fået en henvendelse fra dansk erhverv om at den her implementering vil medføre moms på det og det er jo heller ikke hensigten heller ikke fra regeringens side så

også støtte op om at vi får kigget på det i udvalgsarbejdet og får ændret det

som udgangspunkt er vi for at implementere det her udmærkede direktiv i dansk

samtidig med at vi i de her år ser

den ene skandale efter den anden luxleaks swiss leaks panama papers paradise papers udbytteskandaler

og også mener at vi alle sammen er meget forargede over så ser vi heldigvis også at der sker nogle ting i

det er jo fuldstændig afgørende at vi bliver enige om fælles regler

nationale skattesystemer der muliggør både noget af det der foregår i gråzonerne og ikke er direkte ulovligt

og det der er direkte ulovligt derfor

noget af det mest oplagte vi kan bruge eu til

netop at lave internationale aftaler

global og grænseoverskridende og vi som politikere arbejder hovedsagelig nationalt og vores skattepolitikker er nationale det er bare en davids kamp mod mod goliat som vi kun kan løse ved

have internationale aftaler det er skatteundgåelsesdirektivet et rigtig godt

som regeringen også skriver i bemærkningerne til forslaget

går danmark allerede foran

tak det er lidt for distraherende specielt når jeg jo også skal rose skatteministeren danmark går

rigtig langt vi har lagt et stort arbejde

og mange andre områder og det er rigtig rigtig vigtigt et hår i suppen er at danmark

et alt alt for stort problem med kommanditselskaber vi har i sf fremsat

lovforslag ad flere omgange om

er den danske statskasse der bliver snydt men jo lige så usolidarisk når man på den måde indirekte bidrager til at andre lande bliver snydt vi havde en høring i folketinget i regi af erhvervsudvalget i mandags hvor netop kommanditselskaberne også blev nævnt igen

det er også noget vi har diskuteret ovre hos skatteministeren igennem

selv om vi har et register over reelle ejere det er en selskabsform der i alt for høj grad bliver brugt til snyd og

at implementeringen af skatteunddragelsesdirektivet gør op med så det vil jeg gerne opfordre ministeren selv om jeg ved at ministeren og ministeriet

det er ikke klædeligt for

det ry og have en konstruktion som i alt for høj grad har været brugt til snyd og bedrag hvidvask

det var det eneste hår i suppen

og det arbejde som også foregår når

og taler med deres kollegaer

relativt stor tillid til at de gør efter bedste evne

også fået den her henvendelse fra dansk erhverv jeg vil ikke gå ind i det indholdsmæssige i det men jeg vil sige

en så kort implementeringsperiode på et direktiv der har været undervejs i så lang tid så hvis det på nogen måde er muligt synes jeg vi skal imødekomme deres ønske om

den første juli to tusind og nitten som der bliver foreslået det synes jeg kun er rimeligt

med bilæggelse af skattetvister og så momsloven i det konservative folkeparti støtter vi

selskabsskattegrundlag ikke udhules ved at virksomhederne for eksempel kan flytte rundt på værdier mellem andre lande

også vigtigt at vi ikke stiller danske virksomheder ringere end deres

er vi også fra konservativ side bekymret for nogle

danske virksomheder som har ytret at det kan få betydning for en øget skattebetaling for

konkurrenter det vil igen give dem ringere mulighed for at skabe vækst

ville tabe konkurrenceevne og at danmark ville tabe arbejdspladser men jeg har så også med glæde noteret mig

at skatteministeren er opmærksom på problemet

dialog mellem ministeriet og erhvervslivet om at få justeret lovforslaget så det ikke rammer uhensigtsmæssigt

vil gerne fra konservativ side slå fast at

den implementering skal medføre en øget selskabsbeskatning

så vi kan sikre at direktivet ikke de facto kommer til at betyde stigninger

god dialog det jeg tænker er bare at

kort tid til at vi har anden behandling og efterfølgende tredje behandling og

der vil jeg høre hvad den konservative ordførers holdning er til at man så eventuelt deler lovforslaget op og måske lige giver det en runde mere og noget bedre tid til at man så kan få drøftet det sammen med

nogle cfc regler så vi undgår at der kan spekuleres imellem landene men når der er så stor uenighed som den

i ordførertalen kunne det måske godt være at man skulle give de

skatteministeriet og så virksomhederne for at finde ud af den bedst mulige løsning så vi

at man ikke kan snyde i skat men samtidig også

erhvervsliv ikke bliver ramt af nogle uhensigtsmæssige regler end om det er den ene

træder i kraft jeg er så med på at der kan være nogle komplikationer i forhold til at det

jeg har forstået det og at det måske ikke er muligt at rykke datoen men hvis vi får mulighed for det og vi direkte skal prioritere mellem om vi vil sikre at det her

uger inden vi kommer til anden og tredje behandling men det glæder mig trods alt at hvis det ikke skulle lykkes

sige tak for modtagelsen af lovforslaget

der har været af lovforslaget her i salen

lovforslaget implementerer en række tiltag med det hovedformål

imødegå skatteundgåelse sikre mere effektive og hurtigere processer i forbindelse med bilæggelse af skattetvister og i et eller andet omfang forenkle og forhåbentlig ensarte momsmæssig behandling af vouchers gavekort og elektroniske ydelser hensigten med skatteundgåelsesdirektivet er jo at sikre

eu landenes modstandsevne hvis

udtryk over for grænseoverskridende metoder

at vi er kommet så langt at vi nu kan indføre fælles standarder på

en lang proces og har krævet betydelige investeringer i et internationalt samarbejde der altså så nu bærer frugt eu har på baggrund af

anbefalinger på den måde går eu landene

skatteundgåelsesdirektivet fastsætter vi minimumsregler der skal modvirke

af selskabsskattegrundlaget i eu

sikre det som regeringen og jeg som skatteminister

lægger vægt på nemlig at virksomhederne både i danmark og internationalt har

de regler vi foreslår og diskuterer her i dag gælder i danmark men men i alle eus nuværende otte og tyve lande

kun er syv og tyve lande regeringen har støttet at de væsentligste anbefalinger

der er tale om en fælles minimumsstandard så danmark kan opretholde vores gældende regler der har til formål at forhindre skatteundgåelse og udvanding af

jeg er opmærksom på at flere større virksomheder og deres brancheorganisationer i forbindelse med høring af lovforslaget har udtrykt

sikre på hvad konsekvenserne og betydningen kommer til at være det er jo kloge og rigtige overvejelser

lovforslagets høring om særlig den del der handler om cfc reglerne det som særlig har givet virksomhederne anledning til bekymring er at lovforslaget fastholder de gældende danske cfc regler samtidig med at direktivets stramninger implementeres

deres konkurrenceevne forringes og at de samlet set

regeringen åben over for justeringer forudsat og det

vigtigt at det overordnede formål med reglerne ikke fortabes samtidig med at det direktivet siger vi skal kan vi

er de regler der er blevet besluttet i eu og som vi er tvunget til at implementere men inden for den ramme er det muligt at finde nogle forhåbentlig gode

har til hensigt at sikre at virksomhederne ikke stilles ringere ved for eksempel udenlandsk opkøb

jeg desuden at mit embedsværk frem til førstebehandlingen vil søge konsekvenserne af de foreslåede cfc regler belyst i dialog

og berolige nogle af de ordførere der

sige at jeg påtænker at fremsætte en række ændringsforslag med yderligere justeringer på baggrund af den dialog vi har haft så forhåbentlig kan det imødekomme det meste af kritikken

og transparente så retssikkerheden styrkes og de administrative byrder mindskes idet mulighederne for tvistbilæggelse udvides vil reglerne om omkostningsgodtgørelse samtidig blive justeret så alle opnår lige adgang til dækning af udgifter til sagkyndig bistand det er jo noget som et flertal i folketinget går op i

selv som skatteminister nemlig at man har mulighed for hvis man er i diskussion med skattevæsenet om hvad man skal betale i skat og

at få dækket sine sine omkostninger og det skal naturligvis også gælde når vi nu udvider der hvor

med til at ensarte og forenkle momsreglerne inden for eu

og det er også et forslag som jeg håber vil blive taget vel imod her i folketinget

objektivt set er rigtigt

langt høringssvar alene fra fsr og derfor er folketinget tvunget til at læne sig op ad de vurderinger mine embedsmænd og skatteministeriet kommer med

hvis der er behov for endnu en teknisk gennemgang af forslaget

udvalget sige til ikke mindst fordi folketinget

man stemmer for et forslag og så står man på mål for det

viden der ligger til grund for det skal mine embedsmænd selvfølgelig klæde folketinget på med og det er en vigtig opgave som jeg ønsker de tager på sig og det

som embedsmænd så er herre jesper petersen også sammen med dansk folkeparti liberal alliance sf og en række andre partier inde på det her med

implementeringsfristen på

og hvis der i direktivet er mulighed for

vil opfordre udvalget til

at spørge ind til den del også

så vil jeg tage hjem i skatteministeriet

at give en længere frist

inden for den juridiske ramme der gælder så så lad os kigge konstruktivt på

en generel kritik af at fristen er kort i forhold til at behandle

lovforslag og en række forskellige direktiver

jo en helt berettiget kritik og den må jeg jo tage til mig

det er mig som skatteminister der har besluttet at vi skulle behandle lovforslaget i den her samling og ikke i den

foregående og når vi

var mellem fem og tyve og tredive lovforslag og vi havde et meget meget travlt år

min vurdering af den kapacitet der var i skatteministeriet i forhold til

et stort og tungt lovforslag sammenholdt med at

et forslag der

kommet i anden halvdel af samlingen sidste år hvor vi havde en række andre store lovforslag

skubbe det her til den her samling velvidende at det

bliver en presset proces men vi må se hvor langt

om det her forslag kommer til afstemning før vi er enige om hvad

om lovforslaget og det er jo når udvalget afgiver betænkning og sender det videre til anden og tredje behandling

en substanstest er det fordi det er skatteministeriets vurdering

man udhuler selskabsskatteprovenuet så nu kommer der nogle virksomheder der siger at det

hvis man laver substanstesten risikerer man jo at åbne for noget der i

kan udhule selskabsskatteprovenuet

synes jeg det er fair at overveje det men

nogle virksomheder ønsker det fordi det betyder at de skal betale mindre i selskabsskat end de gør i dag

være rimeligt i forhold til formålet med forslaget som jo ikke er at man skal betale mere men heller ikke at man skal betale mindre så

også inde på og det har han i øvrigt også fuldstændig ret i at vi

overimplementerer det her direktiv

vi overimplementerer ikke direktivet men vores regler er strammere end i norge og sverige og det er fordi vi i danmark har valgt at have et højt beskyttelsesniveau nogle strenge rentebegrænsningsregler

oveni så får

og det er en fornuftig overimplementering men men det er rigtigt at vi har strengere regler end i norge og sverige på en række

på som led i behandlingen af dobbeltbeskatningsaftaler kan danmark have det som en standarddel af vores dobbeltbeskatningsaftaler at man har redskaber til at bilægge tvister og frister for hvornår man bilægger tvister der og det skal vi nok vende tilbage

om kommanditselskaber og det kigger vi som sagt på så

poulsen at jeg lod mig underholde af herre martin

jeg har allerede fået én næse i den her uge

med kommanditselskaberne kigger vi på

sf det sidste jeg skal sige er at jeg godt vil kvittere for rosen fra herre rune lund og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

bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele i dele og platformsøkonomien en aftale som mit parti er med i sammen med regeringen

og radikale venstre konkret er der tale om et fradrag på fyrretusind kroner for udlejning af fritidshuse otteogtyvetusind kroner ved udlejning af helårsbolig og titusind kroner som et samlet fradrag for udlejningsindtægter ved båd bil campingvogne

som man har det sker så via en tilskyndelsesmetode hvor der bliver en forøgelse af det fradrag og den gevinst der vil være

altså samtidig sørges for at der ske en indberetning til skattevæsenet af hvilke indtægter man har

bliver korrekt beskattet der synes vi jo både vi har set eksempler på og i det hele taget ret bekymret ved

voksende del af økonomien i en årrække ikke på samme måde som andre har været reguleret og sikret at der var en mulighed for skattemyndighederne til at kontrollere at der skete korrekt skattebetaling

aftalen er også at der bliver indført en egentlig

for boligudlejningsdage om året på halvfjerds dage

foreslåede halvfems dagesminimum som

lå i regeringens udspil i aftalen fik vi også sikret en række mindre forbedringer omkring

i udvalgsbehandlingen vil vi have fokus på at få præciseret nogle af de elementer som ikke er entydigt defineret i aftaleteksten og det er emner som er påpeget

til udlejningen af værelser umiddelbart ser det ud til at korttidsudlejning af værelser ikke er omfattet af loftet på halvfjerds udlejningsdage og vi kan være bekymret for at udlejningen af værelser når det ikke

så for eksempel vil kunne betyde at der tages værelser ud af boligmarkedet som ellers

eksempel studerende eller at det i det hele taget bliver en måde at omgå intentionen med lovforslaget og det her loft på halvfjerds udlejningsdage det vil være virkelig svært

hvis bestemmelserne ikke er så klare som de bør være for det andet er vi optaget af hvorvidt kommunerne efterlades med tilstrækkelige redskaber til at kunne kontrollere at udlejningen ikke overstiger halvfjerds dage om året

aftaleteksten giver blandt andet kommunerne mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og samkøre en række registre men det er selvsagt afgørende at de også får direkte adgang til for eksempel airbnbs oplysninger om antal udlejningsdage og ikke som det umiddelbart fremgår af lovforslaget alene det beløb

som den enkelte bruger udlejer for det vil være vigtigt for at kunne kontrollere overholdelsen af den her halvfjerds

og platformsøkonomi og det her er så en udmøntning af dele af den

antal udlejningsdage og så videre digitaliseringen har jo skabt

platformsøkonomi hvor man kan leje sine ejendele ud hvilket jo

set ganske fornuftigt både fordi det ressourcemæssigt er godt men også fordi man som borger kan tjene lidt

alt sammen positivt det der bare er vigtigt

vi får sikret at man betaler den skat man skal og dermed også sikrer en lige konkurrence for det

leje ud sort

hvis man trods alt betaler sin moms og sine skatter det har været det sigte vi har haft fra

her aftale vi skal sikre gode

simple rammer for platformsøkonomien

hvor der jo sker en automatisk indberetning fra

forhøjet skematisk bundfradrag hvis man gør det underforstået at

får man et lavere fradrag

noget der gavner turismen ret

det gør de jo på baggrund af at man har sommerhuse

man faktisk deler det med andre og lejer det ud til både danskere og udenlandske

turismeindustri i i områderne så det synes jeg da er et utrolig vigtigt tiltag at fremhæve

indberetning hvis man ikke gør det via et firma der indberetter så får man

lejede sit hus ud kunne man få en

som personlig indkomst modsat det andet som var

vidt forskellige regler som kunne være ret så svære at finde ud af for en almindelig dansker som gerne ville dele sin bolig

også får den skattebetaling ind som vi nu som

betales et lidt mindre

at kigge på på biler lystbåde og campingvogne og at man kan dele dem via platformsøkonomi altså deleøkonomiske tjenester hvor der bliver et bundfradrag på titusind igen afhængigt af at man gør det via et bureau der udlejer det

det vi har aftalt her er at den indtægt som ligger over

i kredsen allerede inden vi havde lovforslaget at det var noget vi godt vidste

gomore så vi også gør det

der var en del af drøftelsen da vi lavede aftalen

vil i hvert fald slå fast at vi selvfølgelig støtter det her lovforslag som

diskussionen meget på at at der skulle laves nogle frivillige aftaler og ikke mindst airbnb

indkomstoplysninger til skattemyndighederne sådan at man kunne tjekke om folk betalte den skat de nu skulle når de for eksempel udlejede deres bolig

diskussion vi har haft i forbindelse med uber og den pirattaxakørsel der har været i den forbindelse

hvor man jo også er interesseret i hvem

sikre os at skattevæsenet kan komme efter dem

efter aftalen blev indgået har det jo vist sig i en række skriftlige spørgsmål og svar som vi har fået i skatteudvalget at der tilsyneladende er en række muligheder for at myndighederne selv kan gå ud og hente de her indkomstoplysninger

om at de frivilligt kan udlevere data og hvor de så bliver belønnet i form af nogle aftaler om udlejningsdage og skattefradrag når man sådan set måske i virkeligheden bare kunne

fordi vi havde finans danmark inde i skatteudvalget som jo fortalte om hvad

brugers niveau fordi mange af tallene ville være

rigtig mange andre områder men men ikke sådan entydigt og det giver lidt udfordringer

beskatter det ud fra og det vurderer jeg ikke på nuværende tidspunkt man kan

en god og fantastisk måde man gjorde på sommerhusområdet hvor man har lavet aftaler eller her kunne

på at motivere til at man så frivilligt laver nogle aftaler hvor man får indberettet hvad folk tjener

få det til at være en hvid og lovlig økonomi i stedet for at være

været god stil fra regeringens side at have undersøgt alle de

ikke gider at samarbejde med de danske myndigheder uden en sådan frivillig aftale i modsætning til andre selskaber som happy helper eller gomore som ikke har noget imod

at aflevere oplysningerne til de danske skattemyndigheder via den tekniske løsning

altså nogle selskaber vil gerne samarbejde med de danske skattemyndigheder andre gider faktisk ikke rigtig og

så kunne man jo bagefter have taget stilling til om man syntes

vi i hvert fald været ude over argumentet med at vi blev nødt til det fordi

vi ikke kunne regulere fordi lovgivningen

indberette og der var svaret ret tydeligt fra regeringen at det kunne man ikke fordi man i de

du kan ikke se om pengene kommer fra airbnb

den sidste del af det det er nødvendigvis alene bare for at give en gulerod for at

gennemsigtigt og sikre at folk vil bruge det noget mere altså bruge ressourcerne bedre og samtidig tjener en god skilling på det så der er rigtig mange gode og positive

en bedre udnyttelse af deres bil deres båd eller af deres bolig

selvfølgelig vigtigt at når folk begynder at leje

derfor er vi rigtig glade for den aftale som vi har indgået

været muligt at lande den første aftale i hele verden med

er automatisk indberetning så vigtigt det er det fordi der er

og det foregår uden så mange fejl så det er rigtig rigtig positivt at vi

en aftale i hus og jeg håber på at det kan tegne et billede af at fremadrettet skal deleøkonomiske platforme lave

en aftale med det danske skattevæsen

skal være i danmark det er den måde jeg håber

kan have deleøkonomi i danmark på

helt konkret og det har flere ordførere være inde på så foreslår vi at ved udlejning af fritidshuse hvor der sker indberetning fra tredjepart

til fyrretusind kroner årligt og det har været meget forskelligt hvad der har været tidligere så det her er en ensartning af reglerne hvor der tidligere har været forskellige regler om det har været en ejerbolig eller en andelsbolig eller en lejebolig

har vi nogle helt enkle regler så alle kan hitte rundt i

af muligheder så laver vi et nyt bundfradrag på titusind kroner for privatpersoners udlejning af biler lystbåde og campingvogne hvis der sker indberetning fra tredjepart

korttidsudlejning af helårsboliger indføres et bundfradrag på otteogtyvetusind

jeg er helt sikker på at det her vil give god mulighed for at vi får en deleøkonomi i danmark på nogle ordnede vilkår

fremadrettet og jeg rigtig glad for den aftale som

skatteministeren og airbnb i dag har indgået som gør at vi vil få automatiske indberetninger allerede fra næste år fra airbnb på den baggrund kan

det handler om at bruge de ressourcer der er i en situation hvor der er nogle meget truende klimaforandringer som vi skal forhindre og styre uden om

kan bruge det andre har

det vil gavne kampen mod klimaforandringerne i den forbindelse er det

i deleøkonomien og den platformsøkonomi

får en en hvid deleøkonomi og ikke

gøre det på på mange forskellige måder og det som det her lovforslag udspringer af er jo

sådan set de diskussioner vi har haft om hvordan vi får virksomheder til at samarbejde med de danske myndigheder når de virksomheder ikke har et fast driftssted i danmark og derfor ikke er forpligtet til at at

offentlig virksomhed eller en virksomhed som har et fast driftssted altså er placeret i danmark

indkomstoplysningerne til skattevæsenet hvad gør man så hvis man har at gøre med et selskab som

som ikke har et fast driftssted i danmark men sådan set opererer via

en anden situation end virksomheder som også kan være deleøkonomiske virksomheder

gomore eller happy helper som har et fast driftssted danmark og som derfor sådan set er forpligtet til

indrapportere oplysningerne til skattevæsnet

ministeriet og der er det fremgået meget tydeligt og det er også det indtryk vi sådan set selv har fået videreformidlet

at levere disse indkomstoplysninger til

skal bare lige præciseres på hvilken måde oplysningerne skal skal skrives ind i et excelark og så bliver det kørt gennem

og vi har jo decideret spurgt om der ville være nogle store omkostninger forbundet med

et selskab som happy helper eller go more skal lave det og vi har fået det klare svar

set ikke de skal bare have specificeret hvordan de skal levere regnearket

set det eneste så det der står tilbage

fordi de ikke gider og fordi de vil have noget ud af det

jo lidt interessant at se nogle af de

som jeg har stillet i skatteudvalget hvor

første er åbenlyst at skatteministeren

er kommet ud i alle hjørner i forhold til de lovgivningsmæssige muligheder der er inden aftalen blev indgået men for det andet at der tilsyneladende også er en række muligheder vi kan benytte os af for at få de oplysninger som vi er interesseret i ganske vist på en noget mere bøvlet måde end hvis

i forhold til uber og den pirattaxakørsel der har været der har man spurgt de hollandske myndigheder og hej med jer uber er bosiddende i holland kunne i ikke være så venlige at give os oplysningerne på de pirattaxachauffører som som ligger og kører rundt i danmark og

vil vi gerne værsgo og nu kører der en masse sager i retssystemet

skal have en licens for eksempel af kommunen før de må leje deres bolig ud og

indlevere bestemte oplysninger og på den måde

få nogle indirekte oplysninger

har behandlet her i skatteudvalget via et et møde med finans danmark altså bankernes organisation som dukkede op handler om den måde som man også laver moneytransfer og kontrolprojektet på i

regneark fra bankerne simpelthen

og så kan man gå ind og filtrere de data i

de tre muligheder som der faktisk er for at få nogle oplysninger og det vil være lidt mere bøvlet måske det må vi bore videre i at få oplysningerne på den måde men hvis man i sidste ende ender med at kunne få oplysninger eller næsten alle oplysninger på den her måde så behøver man jo faktisk ikke lave en frivillig aftale med airbnb

villige til at gå den vej og få de oplysninger på den måde så kunne det også være at de faldt til patten og opførte sig ordentligt og bare med det samme ligesom andre virksomheder sagde vi leverer selvfølgelig de indkomstoplysninger til

synes vi skulle have brugt muligheden for at benytte de lovgivningsmæssige værktøjer vi skulle have lavet

nogle regler som var ens for alle og ikke lave særaftaler

særdeleshed ikke dem som notorisk har vist sig at være dem der samarbejder mindst med de danske skattemyndigheder så vi er ikke positivt

velkommen for platformsøkonomien er på mange måder fantastisk den sikrer en bedre udnyttelse af husholdningernes aktiver en families bil kan ikke blot benyttes af

som ikke har det fulde behov for at have en bil platformsøkonomien giver danskerne større valgfrihed når de i større grad kan vælge mellem at leje en af de mange udlejningsboliger via airbnb eller at leje et hotelværelse samtidig giver det de danskere som har en bolig en bil eller en båd osv nye muligheder for at tjene penge det

medfører at danske forbrugere står med et større udvalg at at vælge imellem lavere priser

det er en rigtig positiv udvikling

er det jo vigtigt at vi politikere ikke lægger

reguleringsmæssige hindringer vejen der gør at den ikke kan vokse frem

historien er jo at vi er blevet bedre og bedre til at udnytte de ressourcer som vi har

eller sin bil ud eller hvad det nu måtte være

skat af den indkomst man får

nogen hemmelighed at de her nye økonomier udfordrer nogle skattesystemer som

vigtigt at vi følger med tiden og det er det her forslag sådan set et udtryk for at der begynder at komme lovgivning som følger med tiden idet der kommer nye måder at

er et godt lovforslag jeg tror der vil komme meget mere af den her type lovgivning i fremtiden i takt med at økonomien udvikler sig

mange muligheder i den ressourceoptimering ressourceforbrug det kan diskuteres

at leve på og forbedringer generelt

til at stemme for den her aftale især fordi

de konfliktpunkter jeg kan se i den for os i alternativet

stridspunkt er stadig væk at at de fradrag som man

boligejere i den

er så mange elementer i i vores samfund i dag hvor vi synes det er gået i en forkert retning

større ulighed i et land der ellers er utrolig lige og stadig væk er det

selv om vi nu får det her lovforslag

men vi må samlet set sige at vi ikke vil understøtte deleøkonomien på den her måde men vi vil rigtig gerne være med til som også min kollega fra enhedslisten var inde på

drøfte fleksible agile løsninger

tal til skattevæsenet

i det også men vi synes det er forkert

at belønne som jeg faktisk

langt hen ad vejen for manges vedkommende har det de skal bruge med skattelettelser hvor det især inden for deleøkonomien er på boligmarkedet vi ser skævhederne der er masser andre elementer i deleøkonomien hvor vi godt kunne give et skattefradrag for der ville det ramme mere lige på tværs af demografi men lige på boligmarkedet er det altså primært

de rige men de mere velstående der har mulighed for at gøre brug af det her og der synes jeg

belønner skævt når

god aftale og

godt nok mange elementer jeg har lyst til at sige ja til men overordnet set

vi jo i mange årtier i danmark haft

deleøkonomi nemlig på sommerhusområdet

sommerhusejere har udlejet deres sommerhuse

feriehusudlejningsbureauer

ikke noget nyt og derfor synes jeg

godt tænkt af regeringen at sige at det system vi har på sommerhusudlejning kunne man jo overføre til udlejning af ens bil eller båd

ens lejlighed eller værelse

jeg var godt tænkt det der har været på

fradrag hvis man lejer sit sommerhus ud men kun hvis man udlejer gennem

et udlejningsbureau som så oplyser det til

i al sin simpelhed er det jo sådan set det system vi tager og nu overfører på nogle andre områder sådan at man kan få fradrag for at leje ud

eller gomore eller en anden type virksomhed men kun hvis den virksomhed videregiver oplysningerne til

sådan at man betaler skat af indtægten

støtte op om regeringens udspil det tog så lidt længere tid også

med dansk folkeparti og

det er selvfølgelig rigtig vigtigt at folk betaler skat af den her aktivitet og

at leje værelser ud og så er det jo selvfølgelig urimelig konkurrence hvis private kan leje ud uden

skulle betale skat så nu får vi

ordnede forhold forhold på det her område og det er

rigtig glad for og jeg håber at det vil blive taget vel imod af både virksomhederne og borgerne så vi kan støtte

jeg tror på at platformsøkonomi kan blive et godt supplement for os hvis vi i fællesskab bliver enige om at skabe en ordentlig version af den men hvordan sikrer vi at de nye platforme rent

til flere frie fugle frem for at skabe digitale daglejere først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem deleøkonomi og platformsøkonomi

vækst gennem deleøkonomi jeg indleder bare lige med det fordi

jeg synes at vi skal være lidt præcise når vi diskuterer det her

diskussioner vi også har haft i skatteudvalget og med ministeren

for et arbejdsmarked vi ser konturerne af nu og som måske vokser sig meget større

udmønter jo den del af regeringen socialdemokratiet dansk

som hedder bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele dele og platformsøkonomien

det der vedrører de her nye ændrede bundfradrag og indberetningen af deleøkonomiske indtægter som flere har været inde på

alternativet så sker der jo

ordentligt ryk opad i forhold til hvad

man må tjene på at udleje eksempelvis sin

min kollega fra enhedslisten var godt inde på

lovforslag det sætter bare en rigtig dårlig præcedens når man laver

med store virksomheder

de ikke som herre rune lund sagde gider at indrette sig

diskuterer vi jo netop med det her lovforslag hvordan vi får skabt en ordentlig og fair konkurrence både

playing field som man siger på engelsk

jo bare ikke det man signalerer når man laver en særlig aftale fordi

en stor aktør der ikke gider at gøre det som vi ser andre dele og platformsøkonomiske virksomheder gøre af sig selv eller meget velvilligt

stille stille til rådighed gennem de her

side jo har haft en meget stor interesse i

få flest mulige overnatninger og få

så ser vi altså samtidig at der sker et pres på vores boligmarked specielt i de store byer hvor

sænke det til under grænsen man kunne jo have valgt et andet niveau og så

det er det her og så må i også gå op det sætter

et presset boligmarked under endnu mere pres der er også en fordelingsøkonomisk side af det for hvem har de her lejligheder til at udleje hvem har biler campletter sommerhuse

er en indbygget skævhed i det som vi fra sfs side ikke synes er rimelig

rigtig gode og rigtig spændende men det skal

inden for rimelighedens grænser og der synes vi ikke at det her lovforslag

rammer rigtigt så sf kan

offentlige ejendomsværdi og hvor er de offentlige

ja det er jo i de store byer det der sker med det her

bundfradrag på otteogtyvetusind

vi få ens regler men rigtig mange

af vi fik præsenteret eksempler på at nogle kunne tjene adskillige hundrede tusinde kroner

det var på ingen måde rimeligt så er fuldstændig enig i at at det skal man ikke kunne men når jeg siger at der er en skævhed i det her

lavet en aftale der ikke satte loftet

der ikke satte muligheden for fradrag

deleøkonomiske boligtjenester nogenlunde det samme skriver danske udlejere og de tilføjer også at de foreslåede regler ikke er tilpasset lejeloven og i hvert fald i det

høringsskema vi fik fra ministeren synes jeg ikke der blev svaret

til hvordan lejeloven

synes det her er skævt og det kan jeg godt forstå

vi går i retning af en økonomi der i høj grad handler om hvad du ejer og

procent i fradrag af sin ejendomsværdi som jo typisk vil være

taber man faktisk penge på den her aftale har man

er der altså man får ikke en kæmpe skattelettelse ud af det her vi laver en ensretning af reglerne og det er supergodt for så bliver det nemmere at gennemskue som borger så man bedre kan

kæmpe skattelettelse hvor vi laver utrolig høje fradrag

rydder op i de gamle regler

det skematiske bundfradrag vi fjerner

jeg

tilstande fordi der var sket så store

omvæltninger i forhold til lejemarkedet specielt på grund af airbnb

vi mener bare ikke det er rimeligt når man kigger på de samlede

indtægter og indkomster for folk i det her

form af bil sommerhus ejerlejlighed huse eller andet

vi ikke slipper af med de der ekstreme tilfælde vi så før

men men vi synes ikke det er rimeligt at man på den måde kan

enklere regler for deleøkonomi i det konservative folkeparti er vi meget positive over for deleøkonomi

deleøkonomi bidrager til at vi forbrugere udnytter vores ressourcer for eksempel biler båd eller boliger bedre

med til at gøre danmark rigere det er en udvikling som vi gerne vil understøtte og i takt med at platformsøkonomi og deleøkonomi vokser

det også nødvendigt at skabe klarere og simplere

vi gjorde da vi lavede aftalen i foråret og det er så den aftale vi udmønter nu i aftalen er der skabt grundlag for at de

bruger en platform eller en tredjepart hvor der automatisk sker indberetning får nogle nogle skattefordele vi giver med andre ord en gulerod i form af et højere bundfradrag

bruger en platform som står på mål for at der sker en korrekt skatteindberetning det synes vi er en rigtig god løsning

flytte

næppe betaler skat i dag til at blive beskattet dels fordi et forhøjet bundfradrag for for eksempel korttidsudlejning vil fremme deleøkonomien

naturligvis skyldes snyd men

at reglerne er for komplicerede så vi støtter en forsimpling af skattelovgivningen vi støtter deleøkonomi og derfor støtter vi

har været inde på de nye og forhøjede bundfradrag og indberetning af deleøkonomiske indtægter som indgår i den aftale regeringspartierne har lavet med

vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele og platformsøkonomien lovforslaget skal som sagt ses i sammenhæng med to andre lovforslag der udmønter aftalen det ene handler om kontrol og sanktioner vedrørende bopælspligt og hører under transport bygnings og boligministeren

lovforslaget om ændringer af reglerne om korttidsudlejning hvor man sætter et loft ind for udlejning af sin egen helårsbolig og som hører under erhvervsministeren de skal behandles senere i den her samling i folketingssalen vi er tvunget til at behandle det her lovforslag nu fordi vi har besluttet at reglerne skal i dele

og platformsøkonomien er et område som regeringen har stort fokus på det skyldes ikke mindst den hastige udvikling som området gennemgår i de her år

som en mulighed for at gøre os rigere som samfund og give alle danskere flere muligheder og mere frihed som skatteminister er jeg især optaget af at fremme deleøkonomien på en måde hvor virksomheder og skattemyndigheder kan gå hånd i hånd

fremmer deleøkonomien samtidig med at

med de regler vi foreslår gøres det mere attraktivt for den enkelte borger at udleje en fritidsbolig eller en helårsbolig gennem et udlejningsbureau eller en deleøkonomisk platform samtidig med at vi sørger for at skatten bliver betalt hvordan gør vi det det gør vi

de såkaldte tredjepartsindberetninger

de nye skatteregler for korttidsudlejning af fritids og helårsboliger mener jeg samtidig at vi er kommet i mål med en ny beskatning

korttidsudlejning der er mere enkel og mere overskuelig

forskellige fradragssatser og andet en helt umulig jungle at finde ud af

vi vil også gøre det mere attraktivt for

båd hvis man måtte have sådan en campingvogn eller lignende i mindre omfang og derfor foreslår vi et fælles bundfradrag på titusind kroner for indkomst fra udlejning af dem når der sker indberetning fra tredjepart til skatteforvaltningen

en voldsom opstramning der vil gøre at det nok

den her lette skematiske måde at opgøre det på

aftalekredsen godt kigge på hvis det er ønsket

det anderledes

også derfor vi har en høringsproces det er for at vi kan sidde og forhandle om og diskutere noget i et lukket rum og så bliver det

i høring og så kan man rette lovforslagene til men mit udgangspunkt som skatteminister er at når vi har en aftale

drøfter jeg gerne om vi skal gøre noget anderledes så det tilsagn vil

vil anvendelsesområdet for den gældende indberetning vedrørende fritidsboliger blive udvidet til at også indberetning vedrørende udlejning af helårsboliger biler

efter lovforslaget vil udenlandske virksomheder kunne indberette de oplysninger som vil være omfattet af indberetning hvis den udenlandske virksomhed havde været indberetningspligtig det sikrer at den udenlandske virksomhed der formidler udlejning får mulighed for at indberette oplysninger til skatteforvaltningen for dermed at sikre ejerne af det udlejede aktiv det samme bundfradrag som ville kunne sikres gennem udlejning via indberetningspligtige danske virksomheder

ved indberetning så fremgår det som bekendt af den politiske aftale at skattemyndighederne vil søge at indgå aftaler med deleøkonomiske platforme om indberetning af brugernes indtægter

i danmark er jo airbnb men det er

hvad herre rune lund siger ikke en aftale der kun gælder airbnb

spiller i maj måned og aftalen betyder konkret at

platform så alle lejeindtægter automatisk sendes

og det vil være med til at sikre korrekt skattebetaling for de danske airbnb brugere

størstedelen af markedet de nye bundfradrag betinges af indberetning fra to tusind og tyve indtil da vil skattevæsenet søge at indgå aftaler med de deleøkonomiske platforme om at levere data om lejeindtægterne for indkomstårene

målrettet kontrol altså hvis man får nogle oplysninger

har nogle lejeindtægter her det har vi ikke mulighed for i dag

og tyve hvis skattevæsenet får kontroldata fra tredjepart

skatteministeriet og airbnb har således også været i løbende dialog om muligheden for at indgå aftale

og tyve og der arbejdes som sagt på at få bundet en sløjfe på det

lovforslaget her i dag men forudsætningen for den aftale vi

den politiske aftale kan overholdes lige som afslutning

ikke er sådan lige til for

er jo en konsekvens af de regler vi har har vedtaget at man ikke bare må dele alle mulige oplysninger det skal være sagligt og begrundet og hvis man ikke overholder reglerne risikerer man at få en stor bøde

deleøkonomiske platforme hvis de er hjemmehørende i

en kæmpestor bøde det er de irske databeskyttelsesmyndigheder så jeg forstår godt

ikke så let som herre rune lund giver indtryk af så vil jeg bare

den her indberetningspligt ned om man kunne ændre regler og andet men vi har kigget på det

jeg tror at hvis man skal omfavne nye forretningsområder hvis vi skal udvikle vores land hvis vi skal blive rigere så skal vi som politikere lade være med altid at tage de rigide regler de bureaukratiske regler vi har vedtaget og trække dem ned over nye forretningsformer en gang imellem må vi sige er det det klogeste at gøre i det

nej hvad kan vi så gøre vi kan gøre noget andet det her er jo en aftale der vil sikre at der bliver betalt skat så

også i et omfang hvor vi får vækst og velstand og arbejdspladser i danmark som følge af at vi ændrer lidt på på reglerne

de andre måder at lave forretning på så det er en meget klogere måde at gøre det her på

sikre at den rigtige skat bliver betalt samtidig med at vi åbner op for nye

kendte regler ned over nogle nye forretningsformer som de ikke nødvendigvis passer ind i men der tror jeg bare regeringen har en anden tilgang til de her ting end enhedslisten og

rimeligt nok at vi ikke mener det samme i forhold til sfs

har jeg lige læst danske udlejeres høringssvar og det danske udlejere peger på

i deres høringssvar som jeg læser det de er bekymrede for at

de synes det er utilfredsstillende at de får andel

deres bolig ud tjene nogle penge sådan at de kan tage på ferie

en lidt større bil præcis ligesom folk der bor i ejerboliger så jeg mener at den kritik

forkert med disse ord

håber jeg at vi får en god behandling af

altså det er

der er hele omdrejningspunktet omkring det her og det her er ikke en smart og nem måde at gøre det på

har et lovgrundlag som alle virksomheder kan arbejde ud fra uanset om man

ud via tredjepart eller hvad man gør så har man det samme så kunne man have det samme fradrag

der hver eneste gang der kommer en ny udlejningsportal op skal laves en aftale for at de gider at indlevere oplysningerne via den elektroniske løsning apien

handler jo ikke bare om udlejning af en campingvogn eller en bolig det handler om platformsøkonomien som sådan

som lovgivende magt laver en lovgivning og nogle indberetningsløsninger som fungerer

som er strømlinede som kører på skinner for alle virksomheder inden for deleøkonomien skal man

nu til at lave individuelle frivillige aftaler med

deleøkonomi og platformsøkonomi jeg synes det virker som en meget meget meget bøvlet og også en uretfærdig måde

og det var en selvfinansierende ændring selv om man fordoblede fradraget fra titusind til tyvetusind

at hvis vi gør det let og enkelt og vores beskatning er rimelig så vil folk gerne bidrage

til fællesskabet og det viser sig

langt langt de fleste sommerhuse der bliver lejet ud er

vil jeg være villig til at se på at gå den vej som herre rune lund

og får den rigtige skattebetaling via frivillighedens vej er den hurtigste og

aflevere de her data til skattevæsenet til skatteforvaltningen fordi de synes det er det rigtige at gøre også selv om de ikke får noget ud af det

som decideret siger vi gider kun at

indgive de her oplysninger selv om det er smaddernemt for os hvis vi kan få noget ud af det

hvis det i løbet af det næste års tid og det er måske det det tager for at

komme helt til bunds i de lovgivningsmæssige muligheder

kommer frem at der er nogle håndtag vi kan bruge i forhold til

hen bare selv at gå ud og hente de her oplysninger ændrer det så skatteministerens holdning til hvordan vi skal håndtere de her virksomheder som

de samme lovgivningsmæssige muligheder for at pålægge

har fast driftssted så kan vi arbejde for at lave de regler om i internationale fora og det vil jeg da gerne

har jeg det sådan som politiker at så må vi jo se på dem men jeg synes vi har lavet en god aftale og den står jeg som skatteminister

ministeren opmærksom på i høringsskemaet i høringssvaret var ikke det indholdsmæssige i hvad danske udlejere ønskede sig af andre muligheder det var det at de påpegede at der var nogle problemer i forhold

den her nye lov forholder sig til eksisterende lovgivning

nogle nogle bekymringer over og i ministerens svar til llo henviser ministeren til danske udlejere der også påpegede det her så det har ikke noget med det andet at

nogle uoverensstemmelser i forhold

jeg giver indledningsvis ordet til herre nick hækkerup som ordfører for socialdemokratiet

bekymrende udvikling i støtten til den frie verdens værdier jeg synes faktisk

glæde sig over at regeringen har lyttet og dedikeret det som man vel roligt kan kalde en ikke uvæsentlig del af dette års redegørelse til den problemstilling siden anden verdenskrig

har usa været danmarks allervigtigste allierede det har været sådan fordi

stod i spidsen for udviklingen af det som

værdier som demokrati som styreform respekt for menneskerettighederne velstand gennem handel mellem landene en verden der står på lov og ret og

ret og så selvfølgelig internationale aftaler og samarbejde i internationale organisationer som fn wto nato og

videre

præcis de normer som vores vestlige demokratier bygger på

som giver tryghed og som giver sikkerhed og

har ført til at en milliard mennesker er blevet løftet ud af fattigdom at stadig flere børn verden over får en uddannelse at der er en følelse af fælles ansvar over for vores planet og ikke mindst at verden er blevet sparet for her altødelæggende krige

og det sker også i redegørelsen ikke

nogen overdrivelse at sige at den verdensorden er under pres usa trækker sig fra sin traditionelle rolle i handelsaftaler og

af verdensordenen træder stærkere frem ikke mindst rusland og kina

den prisme at jeg vil komme med nogle kommentarer til regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi for to tusind og nitten

tyve og jeg vil koncentrere mig om fire områder nemlig sikkerhed eu flygtninge og migration og

ikke mindst kina

i dansk sikkerhed og usa er hjørnestenen i nato usas sikkerhed er ikke afhængig af europa men europas sikkerhed er afhængig af usa

europæerne investerer mere i egen sikkerhed

det manglede bare og ad åre bør vi kunne løfte vores egen sikkerhed der er stadig væk inden for eu og eu landene imellem også i de dele som danmark på trods af forsvarsforbeholdet faktisk kan deltage i betydelige udviklingsmuligheder de skal følges men det er en udvikling

skal ske ikke i modsætning til usa men i samarbejde dialog og forståelse

dansk velfærd og dansk velstand står på skuldrene af mulighederne for at handle med andre lande og danske arbejdspladser skal tælles i titusindvis fordi vi er med i eu i redegørelsen er det opgjort til mere end en halv million danske arbejdspladser der faktisk beror

på det samarbejde som vi har i

fortolkningerne og domstolspraksis har undergravet den danske opbakning til eu for socialdemokratiet er svaret at eu skal

have fokus på de problemer som optager almindelige mennesker for eksempel bekæmpelse af skattely for eksempel at den fri bevægelighed følges op med værn mod social dumping lønkonkurrence og en fair konkurrence i det hele taget

til to tusind og syv og tyve

at bruge flere penge på migration forskning

tredje område nemlig flygtninge og migration socialdemokratiet er helt enig i at der skal gøres en større indsats for at hjælpe i nærområderne vi har i vores eget forslag til en ny politik på området fra februar peget på to nøgleelementer

eu og det internationale samfund går sammen om at gennemføre et historisk løft af afrika inspireret af marshallplanen som amerikanerne gennemførte

fordobles bistanden til nærområder socialdemokratiet vil årligt investere tre milliard kroner mere i nærområderne frem mod to fem og tyve det er en fordobling af danmarks humanitære bistand og indsats i skrøbelige stater pengene skal blandt andet finansiere akuthjælp bedre levevilkår flygtningelejre øget og bedre skolegang i nærområderne for uddannelse vil give flygtningebørn en bedre fremtid en styrket indsats for kvinder og børns rettigheder i nærområderne og flere ordentlige job

det sidste element som tiden tillader at komme ind på nemlig kina

er den foreliggende udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi utilstrækkelig

også uklar og usikker i sin retning efter vores opfattelse

forholde sig entydigt og strategisk til kinas meget aktive udenrigspolitiske ageren og ikke mindst det kinesiske belt and

som ikke alene har stor økonomisk betydning men også væsentlige sikkerhedspolitiske og militære implikationer i den foreliggende strategi prøver regeringen på den ene side at lægge op til at danmark skal have mere ud af den økonomiske vækst i asien

kina og på den anden side at tage det

at foretage en screening af udenlandske investeringer i danmark med den mulighed at kunne afvise dem hvis de angår kritisk infrastruktur som for eksempel veje havne lufthavne og telekommunikation det er en relevant vej ikke mindst i forhold til det vi har set på grønland men også en besværlig vej for hvad hvis nu man forestiller sig private selskaber firmaer investere i for eksempel lufthavne eller havne

de så efterfølgende måske sælger deres ejerandele til kineserne hvis man skal undgå det

det som man tidligere omtalte som naturlige offentlige monopoler altså nogle ting som skal være på offentlige hænder det er en interessant diskussion og det er en rigtig diskussion og det er

at sikre at kritisk infrastruktur er på danske hænder sidste år havde vi som jeg indledningsvis nævnte stor succes med at opfordre regeringen til at forholde sig til den frie verdens værdier som er under pres

at vi i år kunne have samme held til

opfordre til en strategisk overvejelse vedrørende kina på den anden side kan man sige at til næste år er det os selv der skriver strategien og så kan

en grundlæggende idé i socialdemokratiet om at man også kan klare konflikter med ikkemilitære løsninger

skal vi blive på nul procent procent af

faktisk at en god del af min tale præcis handlede om

arbejdspladser præcis handlede om hvad vi skal gøre i forhold til flygtninge og migration hvor hovedgrebet jo er

stimulere udviklingen i afrika i nærområderne og så videre

synes at man må sige at der var svaret sådan set ikkemilitært i forhold til to andre punkter jeg tog fat på var det ene punkt

om sikkerhed sikkerhed handler af gode grunde om militær

og der jeg relativt meget tid på at sige at den drejning som der er i eus budget i retning af at bruge flere penge

synes ikke præmissen for spørgsmålet er

og ikkemilitær konfliktløsning er altså væsentlig mere end at hjælpe i en flygtningelejr det er også at være ude og være aktiv diplomatisk og sørge for at vi har en udviklingsbistand der duer men også et diplomati

den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi som jo er en redegørelse der indeholder en lang række punkter som vi i dansk folkeparti

blandt andet omkring arktis med et behov for tættere samarbejde i rigsfællesskabet som kan sikre fred stabilitet og udvikling i arktis det er en front som helst skal forblive en

i verden og som jo også er et område i rigsfællesskabet som trænger til udvikling også for de danske statsborgere der bor i arktis i forhold til immigration er vi jo selvsagt enige i behovet for at vise afrikanerne at de har en fremtid i afrika og ikke i europa og danmark og hjælpe dem

redegørelsen tegner også et billede af en verden

forandring rusland kina iran er stadig mere aggressive og utilregnelige i deres adfærd vi vi er enige i den analyse og vi deler bekymringerne over den adfærd cyberangreb aggressiv adfærd i østeuropa attentatforsøg i vores egen baghave er nogle af de handlinger som foretages af de nævnte lande fælles militærøvelser imellem kina og rusland kombineret med de to landes mere og mere selvhævdende adfærd viser med al tydelighed behovet for mere sammenhold i vesten

usa trækker sig fra sin rolle som leder af den frie verden

en overfortolkning som jeg synes man skal passe på med at blæse op det er rigtigt at usa

for tiden føler behov for at passe mere på sig selv om man så må sige men jeg synes også at der er meget tydelige signaler fra washington og fra den amerikanske ambassadør i danmark om at usa står ved

når vi ser den forbrødring der sker i øst

vest fordi man føler at man kan

nogle lette politiske point ved at udskamme præsident trump regeringen lægger op til at vi skal engagere os mere i internationale organisationer som jeg læser redegørelsen handler det primært om eu man vil forsøge at reformere de her organisationer hvis det er nødvendigt til det vil jeg bare

nobelt at man vil redde verden og få styr på de her internationale organisationer men man skal måske

se lidt mere realistisk på tingene regeringen ønsker for eksempel et stærkt slank og effektivt eu og nævner i den forbindelse vores tre forbehold som værende noget der står i vejen for at vi kan bidrage til det der er intet i sol måne eller stjerner der peger i retning af at eu vil acceptere en slankekur

bør vi ikke opgive vores forbehold i håbet om at kunne ændre kursen på supertankeren det er simpelt hen ikke realistisk drømmene i bruxelles om et fælles eu forsvar må og skal blive uden danske soldater

danmarks sikkerhed varetages bedst ved at forblive en del af kernen i nato så når regeringen gerne vil engagere danmark yderligere i internationale organisationer

er dansk folkepartis opfordring til regeringen ganske klar læg æggene i nato kurven sørg for at lave en plan for hvordan vi kan opfylde de løfter som skiftende regeringer har givet alliancen presset fra nato for at sikre et mere et mere robust dansk forsvarsbudget er et helt rimeligt pres

jo affødt af løfter som danmark selv har givet alliancen

skal vi ikke begynde at opstille et alternativ i form af en eu hær men derimod vise usa at vi står ved nato og at løfter bliver fulgt op af handling hovedsagelig fordi verdenssituationen viser behovet for at vesten står sammen men i høj grad også

hvad nato kan eu har hverken usa canada storbritannien eller norge lande som igennem tiden har vist vilje og haft evne til at forsvare alliancen det er lande som

er en del af eu derfor er nato væsentlig stærkere end en eu hær nogen sinde ville kunne blive derfor skal vi for danmarks sikkerheds skyld vise at vi er

dansk folkeparti opfordrer regeringen

at sikre danmarks sikkerhed

at man har lyttet til den kritik der har været

besluttet det så siger

udenrigsministeren at det jo er en lille ting fordi vi er et lille land men mange bække små gør en stor å vi er jo på et andet område meget meget større for eksempel på hele skibstransportområdet der er vi

hvorfor har venstre og regeringen ikke sørget for at vi ikke kun boykotter

der kunne vi gøre en effektiv indsats vi ville faktisk være den dominerende stat der hvis vi blokerede for al sejlads af våben til saudi

våben der skal til saudi arabien skal transporteres

hvorfor laver vi ikke en lov der siger vi vil ikke transportere og vores skibe skal ikke transportere våben til

man ønsker at opstille et alternativ i form af det her fælles eu forsvar

vores store allierede i usa hvad er det

man ønsker at opnå ved at sende det signal til amerikanerne

gerne vende tilbage til det spørgsmål som jeg stillede ordføreren

hvilket signal føler ordføreren det er at sende til amerikanerne at vi opstiller det her alternativ i form af et fælles eu forsvar som vil være et alternativ til nato mener ordføreren at det vil bidrage til at usa kommer tættere på nato samarbejdet eller mener ordføreren at det kunne være en belejlig undskyldning for en stadig mere ustabil

da en chance for i hvert fald på ét område

en tendens til spænding en oprustningsspiral der galopperer derudad

delvis selv med til at skabe situationen

at man fastslår at man stadig væk synes at usa skal være den ledende magt i verden

at en stor magt kan redde tingene

med den nye præsident i usa præsidenten i rusland og kinas indflydelse mange steder

hensyn til alle mennesker og ikke kun til

to magter eller tre magter dominerer det hele og der vil jeg gerne slå et slag for at danmark prøver

der er rigtig mange lande der har interesser det er også noget der er begyndt at gennemsyre den danske udenrigspolitik man kan finde rigtig mange formuleringer hvor der står

var det menneskerettighederne så demokratiet så var det freden så var det hensynet til godt naboskab og den slags ting som var det dominerende når vi diskuterede det det bliver noget egoistisk når det drejer sig om hvad der gavner danmark mest det giver også et brutalt sprog som

migranter og så videre den måde man beskriver tingene på er i sig selv optrappende

det forhold vi har til rusland og jeg er bestemt ingen

mange overdrevne

hvilken rolle rusland spiller vi kunne med ikkemilitære midler med ordentligt diplomati

vores nabo og det er rigtig rigtig ubegavet

er en konfrontationspolitik hvor vi selv er med til at opruste

også at opruste og er aggressive vi laver selv øvelser tæt på den russiske grænse jeg har ingen rosende ord omkring ruslands handlinger men jeg har det heller ikke om den måde som nato og danmark agerer på i de

hvad vi så kunne gøre vi kunne for eksempel opprioritere den ikkemilitære konfliktløsningsindsats

om vores ambassader men generelt om diplomati på alle niveauer lande kan godt spille en konfliktløsende rolle og en fredsfremmende rolle uden militær det er pinligt at danmark er

der kunne klæde udenrigsministeren

forsvarsministeren og andre på når de skulle ud i verden jeg synes vi skulle

at overveje at genetablere det institut så vi kunne få en meget mere dækkende

analyse end vi har i øjeblikket også i folketinget

gerne sige at vi er vildt uenige i planerne om

at vi sandsynligvis skal følge den dyre og farlige løsning det er en koldkrigsspiral som nu er blevet sat i gang og som skal underbygges af de analyser der er i papiret

positivt på at man ikke vil sælge våben til saudi

men vi mener også at man skal lade være med at transportere våben til saudi arabien det er fine ord og

nem løsning at sige

måske ville miste noget indtjening for der

rigtig mange penge at tjene på det

plus en halv procent til klimabistand og det skal bruges ikke som vi gør nu til erhvervsstøtte men til fattigdomsbekæmpelse til uddannelse til klima demokrati og udvikling af menneskerettigheder vi har set en uheldig en uheldig udvikling der startede med et firma på første klasse

og statsministeren prøvede så med 3gf men det måtte han stoppe igen

omkring verdensmålene jeg tror det vil få samme kranke

tumler rundt på de bonede gulve med fine herrer det er konkret udviklingsbistand der virker det er konkret udviklingsbistand der er helt

på det niveau hvor vi opbygger skoler hvor vi hjælper med at

hvor vi forebygger sygdomme og hvor vi skaber arbejdspladser det er ikke hvor vi fylder penge i erhvervslivet

cybersikkerhed det er en vigtig indsats men hvorfor i alverden kan vi ikke lytte lidt

branchens eksperter og så lade det ligge i en civil organisation i stedet for i efterretningstjenesten det er dog

lægge sådan nogle ting cybersikkerhed handler jo både

erhvervspolitik og det burde ligge i en civil enhed

regeringen behandler også frihandel jeg er ikke tilhænger af frihandel jeg er tilhænger af fri og fair handel og der er mange pæne ord i nogle af de der handelsaftaler om sociale forhold

en frihandelsaftale hvor man ikke endnu har levet op til de sociale betingelser der er i den handelsaftale adskillige faglige ledere og sociale ledere

at selvfølgelig skulle menneskerettigheder og andet overholdes i colombia hvis vi skulle fortsætte med at have den handelsaftale ikke én har løftet et øjenbryn

paramilitære grupper og andre som slår

civilsamfundsrepræsentanter ihjel

jeg er meget positiv over for det afsnit om at regeringen vil forsvare det regelbaserede internationale samarbejde det vil sige konventionerne jeg synes at den snak der har været i både socialdemokratiet hos nogle af socialdemokraterne og især i dansk folkeparti

det er problematisk hvis ikke vi kan basere det internationale samarbejde på de konventioner vi har og det skal vi fortsætte med jeg synes der er

gjorde eu det værre for arbejderklassen dernede

og gav de rigeste lidt hjælp

reagere for de var handlingslammet enkeltlande måtte

afklædt jeg mener at hvis et foretagende som det i kalder det solidariske samarbejde i eu skulle fungere nogen steder og skulle være som der

til gavn for menneskene

da netop kunne klare sådan nogle ting men det kan eu ikke med den måde de er bygget op på tværtimod

skabt de største problemer vi har på arbejdsmarkedet i tyve år nemlig den enorme sociale dumping

at vi fra tredjelande for eksempel fra filippinerne får arbejdskraft ind som her under slavelignende forhold det er det som eus manglende opbygning har banet vejen for og det er det de indre markeder netop er med til at fremme og det synes

man jubler så meget over eus

bygge højere og højere og højere hegn

den er ikke holdbar og den vil aldrig nogen sinde holde på den lange bane den vil kun holde som en nødløsning og derfor vil jeg bede jer om at lave en forebyggende flygtningepolitik som holder og som også er visionær for de mennesker der ikke har noget alternativ

mennesker kan nyde deres fulde

jeg vil spørge om er om det er en tilfældig korrelation efter ordførerens mening eller om der er en årsagssammenhæng

været i stater hvor man har været totalt ligeglad med menneskerettigheder hvor mine kollegaer som fagforeningsrepræsentanter er blevet skudt likvideret eller simpelt hen forsvundet hvor menneskerettighedsaktivister er forsvundet i titusindtal i mellemamerika hvis det er det billede vi skal have af usa

det er mere nuanceret end det nogle steder er der menneskerettigheder andre steder er der

enig med regeringen i dens fremlæggelse af udenrigspolitikkens problemer og

nato er og bliver

garanten for danmarks og europas sikkerhed og det synes jeg er

i en tid hvor den antagelse nogle gange bliver udfordret fra forskellige

drøftede den udenrigspolitiske redegørelse

der er iranske dødspatruljer i danmark der er giftangreb

storbritannien for bare at nævne et eksempel på det så sikkerhed er et meget påtrængende problem som vi selvfølgelig

påvirker demokratiske valg rundtomkring i den vestlige verden og som

cyberangreb

meget påtrængende og som jeg tror vi må have en fælles

anstrengelse om at forholde os til

til cosac møde altså den her møderække for europaudvalg fra de forskellige eu lande og der var

debat om en lang række emner der var selvfølgelig en meget meget skarp debat om

brexit det er klart

det er jo helt åbent om den aftale der er indgået vil falde i underhuset eller om den ikke vil der var britiske parlamentarikere til stede som som ikke

heller ikke uofficielt kunne give noget som helst gæt på om det ville gå den ene vej eller den anden vej så på den måde er

i eu under pres

ved sådan et parlamentarikermøde som

og som virkelig sætter sindene i kog og det er jo tilsammen noget

regulatorisk infrastruktur

den måde vi handler sammen på og det er det er ikke rart at tænke på hvor hvor forholdsvis let det nogle gange kan forekomme at være at ødelægge det her samarbejde i sammenligning med hvor vanskeligt det er

op der har vi selvfølgelig også en levende debat

i danmark spørgsmålet om sociale ydelser bliver påtrængende igen og igen det er selvfølgelig meget vigtigt her at have fokus på frihed og frihandel og

søge sammen med ligesindede lande om at undgå at eu udvikler sig

kan man jo næsten ikke adskille fra

også noget af det der skaber virkelig stor splittelse vi har et asylsystem i europa som som simpelt hen ikke fungerer særlig godt løsningen er ikke omfordeling men den er altså i fællesskab at få bremset tilstrømningen til europa

ting man måske godt kunne diskutere mere i forbindelse

hele spørgsmålet om flygtninge og migration

den bryder sammen men den bliver i hvert fald svækket og yderfløjene bliver stærkere og

i sverige råder handlingslammelsen og det vil den jo nok

hele det her spørgsmål

stor indenrigspolitisk svækkelse

blevet nævnt men som jeg godt vil vil have lov til at

nævne og som kalder på nogen bekymring synes synes jeg i hvert fald

man er nødt til at tage ind i sine overvejelser og der er det altså bekymrende

der er ikke blevet udnævnt nye dommere til

der skal være tre for at for at voldgiftsretten kan fungere og det er lige præcis det antal der er og det er jo ret bekymrende

som bliver den instans der skal regulere forholdet til storbritannien i et

scenarie så det er selvfølgelig godt at vi gør hvad vi kan og presser på for den regelbaserede orden vi kender

er der jo meget store geopolitiske interesser på spil i arktis

der synes jeg da der er blevet redegjort rigtig godt for det det er vigtigt at styrke

samarbejde og bevare den militære tilstedeværelse vi har i regionen

folketinget næsten burde give sig selv nogle fælles opgaver

meget meget svækkede og er meget svære at bruge nu multilateralismen var jo ikke noget der var udfordret for fire år siden og den amerikanske sikkerhedsgaranti var

set heller ikke noget der var udfordret for bare fire år siden det er

analysere og og manglen på en eller anden forståelsesramme synes jeg nogle gange gør det lidt svært at diskutere de her spørgsmål er der er der stadig væk noget der hedder den vestlige verden det kan man komme helt i tvivl om

pressemødet mellem

den suveræne stat som jo er grundlaget for udenrigspolitikken bliver også udfordret hele tiden

sådan var det ikke under den kolde krig jeg sad selv seks år som studentermedhjælp i

der var det jo meget nemt at analysere

den forståelse man havde i det ene år kunne man bruge det næste år der var ikke nogen problemer og det skyldes jo at vi levede

en sikkerhedspolitisk epoke nemlig den kolde krig en historiker vil jo sige at en epoke er en periode hvor stormagterne har en stabil sikkerhedspolitik og det havde stormagterne jo under hele den kolde krig så det man måske kunne efterlyse til næste gang

ny borgerlig regering vil lave en fremragende udenrigs og sikkerhedspolitisk redegørelse

være nogle være nogle nærmere overvejelser om hvad man egentlig skal kalde den epoke som vi lever i kan man overhovedet sige at vi lever i en epoke af nogen slags det vil gøre det nemmere at analysere de forvirrende

en linje i den her redegørelse som ordføreren var

det er positivt at eu har bidraget til at skabe stabilitet i europa ved at optage nye medlemmer nu var ordføreren også inde på brexit og de potentielle konsekvenser det har for europa

lige pludselig ikke længere kunne se sig i det fællesskab som man

rykket stabiliteten mod sydøst og dermed har skabt

antog på det tidspunkt hvor det blev besluttet den anden del af besvarelsen er så at efter min opfattelse er hovedårsagen til brexit engelsk identitetspolitik og jeg siger med vilje

engelsk identitetspolitik fordi skotterne og nordirerne jo ønskede at

det var kun englænderne og waliserne der ville forlade eu og det som er kernen i det spørgsmål er jo at

england så at sige er et normalt land og hvis man ikke kan acceptere det kan man jo heller ikke acceptere eu

med colombia der er de meget roste

indføjet og der står at man skal behandle arbejderne ordentligt

hvilke konsekvenser mener ordføreren det skal have at siden fredsaftalen i colombia er der

hundrede og halvtreds civilsamfundsaktivister ihjel blandt andet fagforeningsfolk

dengang fik vi lovning på blandt andet fra liberal alliance venstre konservative

ville få den konsekvens at så ville vi ikke have den

springer direkte til det højeste trin på eskalationstrappen og afbryder og afbryder aftalen der er

lang række trin man skal op ad og det her med at opsige

er ikke ekspert på de indenrigspolitiske forhold i colombia men der er jo mange mange problemer så vidt jeg kan forstå der har at gøre med dårlig regeringsførelse og traditioner for dårlig regeringsførelse som

de og de dele af handelsaftalen gælder ikke indtil

civilsamfundsledere ihjel

det sker jo ved at regeringen vender ryggen til

private bander faktisk

styret af militæret eller også af farc der kommer de jo ind nu og tager magten fra

nu men man kunne opsige den som sidste

rasmus nordqvist kan desværre ikke være her i dag for han er nemlig til møde i bruxelles men denne debat er bestemt også meget relevant for mig som udviklingspolitisk ordfører i alternativet jeg har læst

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

som både indeholder gode og dårlige nyheder

det nok ikke undre nogen at vi i alternativet er særlig glade for ideen om en grøn ambassadør som udelukkende skal arbejde med klima rundtom i verden især fordi vi selv faktisk oprindelig foreslog en grøn ambassadør og nu senest i vores regeringsprogram fra august foreslår vi at oprette et grønt superministerium med tre ministre herunder også en minister for den globale grønne omstilling som en grøn ambassadør netop kan rapportere til det giver nemlig mening at fokusere på hvordan vi som et af verdens allerrigeste og mest velfungerende samfund kan hjælpe den grønne omstilling på vej i hele verden som vi alle sammen godt ved

hjælper det ikke meget i det store billede hvis vi udelukkende fokuserer på den grønne omstilling i danmark vi skal have modet til at se på den rolle vi kan spille globalt men samtidig har vi i alternativet også altid ment at vi jo alle skal gøre hvad vi kan og en ambitiøs grøn omstilling i danmark kan være med til at vise vejen for resten af verden som udviklingspolitisk ordfører har jeg fulgt udviklingen i dansk udviklingspolitik med nogen bekymring over de seneste år vi har set hvordan danmark har foretaget et markant skifte nogle vil måske ligefrem kalde det et paradigmeskifte

udviklingsbistand og den danske udenrigstjeneste til at sælge danske produkter i stedet for at hjælpe verdens fattige og marginaliserede lad mig lige understrege at jeg ikke sætter spørgsmålstegn ved den rolle erhvervslivet kan og skal spille i kraft af investeringer og skabelse af arbejdspladser som jo er noget der er det allervigtigste for at fremme udvikling men jeg kan godt frygte at regeringens særlige udsending for klima og energi på samme måde primært skal sælge danske produkter når jeg læser hvorfor regeringen vil udnævne en særlig udsending for klima og energi nemlig en ambassadør som skal understøtte danmarks indsats frem mod og som opfølgning på fn generalsekretærens klimatopmøde i september

ved at fremvise danske løsninger offentlig private partnerskaber og den høje danske profil på investeringsdagsordenen herunder som opfølgning på p4g lyder det

endog meget positivt da danmark vitterlig har en stærk ekspertise på disse områder men det kunne også godt lyde som om regeringen her primært ser en mulighed for at sælge danske produkter og ikke på for alvor at sørge for at danmark bliver det bedste land for verden jeg håber naturligvis og tror da også at formålet er det sidste men derfor vil jeg alligevel gerne bede ministeren uddybe hvordan den særlige udsending for klima og energi ud over at udbrede dansk teknologi helt konkret skal bidrage til den grønne omstilling i hele verden hvad det internationale samarbejde angår er vi i samme tråd fra alternativets side også meget glade for at se regeringens fokus på et stærkt regelbaseret internationalt samarbejde

det vi mener verden har brug for derfor mener vi også at usas beslutning om at forlade en af verdens allervigtigste internationale aftaler parisaftalen er en katastrofe ifølge den seneste rapport fra

derfor er det selvfølgelig en tragedie at den nuværende amerikanske administration kæmper imod det internationale samarbejde på klimaområdet her vil jeg gerne høre hvad den danske regering kan gøre for at kompensere for usas manglende

dansk flygtningehjælps generalsekretær christian friis bach skriver i en nylig kommentar de internationale menneskerettighedskonventioner er noget af det fineste menneskeheden nogensinde har skabt den helt enkle idé om at alle mennesker fra den fattigste bonde til den rigeste industrimagnat har det samme sæt af universelle

fra retten til mad tag over hovedet over ytringsfrihed til værdighed fra alternativets side vil vi opfordre regeringen til at efterleve egne flotte ord om vigtigheden af det regelbaserede internationale samarbejde og anmode om at melde danmark ind igen i fns samarbejde om kvoteflygtninge i det hele taget bør regeringen træde meget varsomt når det kommer til danmarks deltagelse i internationale aftaler og konventioner

også hele debatten og den stærke kritik i europarådet omkring det oprindelige udkast til københavnererklæringen viste vi risikerer at underminere den internationale retsorden som vi som et lille land er så afhængige af

vi er jo netop blevet valgt til at indtræde i menneskerettighedsrådet og her vil vi ligeledes opfordre regeringen til at tage danmarks deltagelse meget alvorligt og også her udnytte muligheden for at sætte fokus på det regelbaserede samarbejde

med afsæt i danmarks medlemskab af fns menneskerettighedsråd vil forsvare de liberale værdier

kvinders rettigheder og ytringsfrihed og fremme det politiske rum

regeringen blandt andet også øge det danske bidrag til fns fredsbevarende og konfliktforebyggende arbejde og aktivt forsvare de liberale værdier i fns menneskerettighedsråd igen kan vi fra alternativets side kun tilslutte os de flotte ord som vi håber på og regner med at regeringen vil efterleve vi ser gerne at regeringen for eksempel sætter fokus på israels mere end halvtreds år lange besættelse af palæstina blandt andet ved at sørge for at danske virksomheder og investeringsselskaber holdes ansvarlige når de bidrager til at krænke menneskerettigheder hvor er regeringen når israel dagligt krænker internationale love og konventioner er det bare fine ord om regelbaseret internationalt samarbejde

at efterleve hensigtserklæringerne og holde israel ansvarlig og forsvare international lovgivning sidst men ikke mindst undrer jeg mig også over at regeringens udviklingspolitiske fokus efterhånden meget snævert handler om at stoppe migration vel at mærke ikke i form af øget udviklingsbistand men for blot at nævne et eksempel i form af at bruge en masse ressourcer på at få de lande som nu modtager bistand fra danmark til at tage deres flygtninge og migranter tilbage problemet er at vi ender med at forringe vores udviklingsbistand når den bruges til andre formål

for alternativet er udviklingsbistand noget vi bruger til at skabe en bedre verden og bedre vilkår for verdens allerfattigste og mest marginaliserede mennesker derfor er det ærgerligt at vi lukker flere og flere langsigtede landeprogrammer og afskediger dygtige fagmedarbejdere i alt er den såkaldt bilaterale indsats skåret

nitten alt i alt kan alternativet således støtte op om langt det meste af regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

men vi kan og forhåbentligvis med urette som jeg allerede har været inde på være bekymrede for om regeringen rent faktisk vil efterleve sine egne fine hensigtserklæringer

synes det er svært at være uenig

det der står i redegørelsen men jeg synes måske den savner en mere dybtgående erkendelse af de voldsomme skred der sker i

sikkerhedspolitiske situation i disse år

kunne kalde vores sikkerheds og udenrigspolitiske disruption og her tænker jeg især på tre nye vilkår

skal drive

er klimakrisen som jo nu for alvor viser tænder og forandrer levevilkår for langt de fleste befolkninger på kloden ikke mindst dem der lever i fattigdom i forvejen men også truer udvikling vækst landbrugsafgrøder fødevareproduktion og vandforsyninger over hele verden klima er ikke bare et problem det er vor tids største sikkerhedspolitiske udfordring og selv om der er klare fremskridt i regeringens håndtering af det her det er også fint at man udnævner en grøn ambassadør

oplevet i verden de forgangne tredive år og som jo vil fortsætte med

tyve år og fordoble verdens bnp på bare tyve år det er en ret vild tanke når man tænker over det den vækst vil jo forandre vores geopolitik vores teknologiudvikling og

så det forrykker også vores muligheder for at få de demokratiske værdier som vi kæmper for til at slå igennem det vil forrykke de militære sikkerhedsmæssige styrkeforhold og

det også indebærer en kæmpe mulighed for hvis den vækst bliver

verdens fattigdom forebygge migrationen sikre klimaet og så videre

de institutioner der siden anden verdenskrig har stabiliseret vores verden og sikret fred og fremgang for danmark nemlig fn eu og nato som oplever angreb både indefra og udefra i en skala

prøvet før for mig er svarene

men jeg skal forsøge at gøre det kort også fordi vi er mange talere

den ene er at det aldrig har været vigtigere at sikre et stærkt europa

det er ikke det samme som europas forenede stater det er ikke drømmen om

jeg står og snakker om her nej det er drømmen om et europa der tager opgaven

være en foregangsfigur i den nye verdensorden alvorligt både når det handler om demokrati og implementering af bæredygtighedsmålene

det handler om udenrigspolitikken allerede nu må vi sige for

vi skal håndtere iran og saudi arabien at

vi får samlet eu at det batter noget det gælder også rusland det gælder kina det gælder usa

kunne føre en selvstændig geopolitik

skal have en stemme i den nye

vores sikkerhedsfundament når det handler om det militære er kan vi sige vigtigt men kan absolut ikke

verdensorden vi kigger ind i hvor altså både klima

en stadig mindre selvfølge kig bare på den handelspolitik

den tredje konklusion fører til hvad der så er tilbage til dansk udenrigs

hvis nu man forestiller sig at en stor del af vores geopolitiske interessevaretagelse kommer til at ligge i eu de facto en meget stor del af de store internationale forhandlinger om bæredygtig udvikling

hvad er der så tilbage til

den store verden og i de institutioner som vi så prioriterer her tænker

på ulla sandbæk der siger at

så er det at vi har reduceret prisen på havvind med tres procent på tre år det har forandret hele det globale energimarked og vil

hvor danmark er en stormagt

systematisk at fremme den danske model både demokratisk

miljømæssigt og i enhver forstand kan vi

kommer den vækst buldrende og sagen er jo at det er en ønskelig vækst for den kommer hovedsagelig for de mennesker der har brug for den og som i dag lever i fattigdom men bæredygtig skal den være i en helt anden skala

kendt indtil nu endelig er vi

også et helt unikt land når det kommer til arktis og vores samarbejde

der vil blive dramatisk forvandlet

og vi er det eneste land i verden

medlem af nato eu

arktisk råd på en gang og derfor har unikke muligheder for at præge den udvikling der skal være i arktis både miljømæssigt økonomisk demokratisk og så videre

at tage fat på hvis danmark skal påtage sig et lederskab inden for de områder jeg har skitseret her eller alle mulige andre

i dag kunne altinget fortælle at der er skåret i alt syv hundrede million kroner på den danske udenrigstjeneste i de forgangne tyve år det har alle partier i folketinget et medansvar for

langt de fleste inklusive mit eget spørgsmålet er

tid til at stoppe spørgsmålet er om vi kan blive ved med at kværne videre med

besparelser hvert år

til år to tusind og hvor vi måske mere end nogen sinde har brug for

både i europa men så sandelig også øst vest og syd for os det mener vi fra radikale venstres side og vi

foreslået at tilføre i alt fem hundrede million kroner over ti år til udenrigstjenesten i danmark med henblik på at styrke den danske stemme

diplomater der har skrevet den

mange kanter her og det er fint nok det er i dygtige til i

linjerne og finde ud af hvad der ikke står

få en samlet vurdering af det når man læser det

der mangler ressourcer i udenrigstjenesten

er tilført forsvaret

for sig godt at regeringen kunne have nogle overvejelser over den balance eller mangel på balance der er mellem hvor meget vi bruger på forsvaret og på militæret i forhold til hvor meget vi bruger på diplomati

man har skåret voldsomt ned i udenrigstjenesten hvor der så

i forlængelse af det undrer det mig også lidt at mellemøsten

i betragtning af hvor stor en rolle mellemøsten har spillet i den danske udenrigspolitik og sikkerhedspolitik og forsvarspolitik

alligevel bemærkelsesværdigt at der ikke er nogen som

man kan sige at da

i høj grad hvad man kan kalde et paradigmeskift det er et udtryk der bliver brugt meget i finanslovsforhandlingerne der skete i høj grad

blev militært orienteret irakkrigen afghanistankrigen

der har aldrig nogen sinde været nogen diskussion af eller en nærmere analyse af

på militære interventioner og aktioner i mellemøsten iran afghanistan libyen og så videre

er egentlig bemærkelsesværdigt når man tænker på hvor mange ressourcer det har kostet både pengemæssigt men også i menneskeliv

været en virkelig samlet redegørelse for virkningen af det irakundersøgelsen blev stoppet af regeringen det ville man ikke gå videre med og nu

er nogle uklarheder

hvordan man vurderer europas

af de helt vigtige temaer

har brugt udtrykket disruption det er også

disruption træk er jo den amerikanske præsident

hvert fald om jeg så må sige

i dybden med konsekvenserne af det i redegørelsen her

kører man den sædvanlige sang med at man kritiserer lidt men man håber så på at usa

ikke ske noget det er det er

trækker sig ud af atomaftalen med iran vil få konsekvenser for den iranske udvikling men jo lige så meget for at kineserne går ind

men også geopolitisk går kineserne ind i øjeblikket og får indflydelse det er da dybt alvorligt og derfor er vi nødt til

man gør det i tæt samarbejde

med grønland det er ret vigtigt dér

også nødt til at tænke europa ind i den sammenhæng for jeg mener at

en aktør der kan gå ind

forudsætter jo igen at vi har nogle lidt mere sammenhængende forestillinger om hvad det er for et eu og et europa vi forestiller os

ved ikke om regeringen måske kan

vi forestiller os at vi skal

samme militære niveau som usa vi skal være en militær stormagt som usa er det

cirka fem og tredive procent af verdens samlede forsvarsudgifter det går

mange penge på på forsvarsudgifter i europa

nato og amerikansk støtte skyldes det

spørgsmålet om at snakke om europæisk autonomi

udfordringer kan godt håndteres endda mener jeg men det forudsætter selvfølgelig

analyser af det når man går man går i gang med det derfor er

går vi ind for den franske tankegang om at europa skal være en stormagt også gerne en militær stormagt under fransk ledelse eller har vi nogle andre tilgange til hvordan eu skal udvikle sin sikkerhedspolitik der synes jeg virkelig at

jeg er glad for

så klart bakker op bag global compact om flygtninge i betragtning af at et af

jo direkte har undsagt

jo må efterlade tvivl om hvorvidt regeringen faktisk står bag det arbejde i fn

det er fint at man kan læse her i strategien

er regeringens politik det er fint netop fordi

globale løsninger vi skal have fn ind på banen på de her områder det

set meget meget tilfreds med der er mange forskellige temaer man kunne

det er meget tilfredsstillende at man lægger så stor vægt på

tæt samarbejde med grønlænderne jeg tror at det er utrolig vigtigt

spiller en udenrigspolitisk rolle skyldes det ikke danmarks placering hernede

høj grad det som historikeren søren mørch engang kaldte det nordtyske sletteland

men det er jo

amerikanske baser i grønland der har gjort danmark

interessant

også en ansvarlighed i forhold til den arktiske udvikling som vi må være opmærksom på fra dansk side

skal være i samarbejde med de grønlandske myndigheder men det er fuldstændig afgørende at det sker hele tiden at det sker med respekt for grønlænderne at det sker med respekt for at vi ikke kommer ovenfra og putter noget ned over hovedet på dem

bare at det kan gå helt helt galt jeg mener at vi har nogle store store muligheder

for at formulere en dansk politik på de her ting

i baghovedet

danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik i de kommende år

områder flere ordførere har været inde

og det er den nye digitale verdensorden

og cyberkriminalitet som udgør en meget stor

cyberkriminalitet til at udgøre den største trussel mod rigets sikkerhed sikkerhed og det synes jeg er vigtigt at understrege for nylig læste jeg den amerikanske cyberekspert og tidligere cia agent

the enemy det er en bog der handler om hvordan de sociale medier anvendes af både statslige og ikkestatslige aktører til at true vores åbne

kampen mod islamisk stat der i starten havde en meget stor succes som byggede på de sociale medier og hvor deres mediekoordinator var uddannet på

vi gik efter deres platforme og vi vandt kampen mod islamisk stat på de sociale medier så det er sådan i dag det er ikke kun

soldater og kampvogne og kampfly der kan skade vores samfund

hvorfra de med musen kan rette ødelæggende angreb på vitale dele af samfundet de kan udsende

det er ikke så mange år siden at man anså cyberkrig som noget der bare fandtes i science fiction film på de fleste virkede det urealistisk at man skulle bekæmpe hinanden ved hjælp af computere nu ved vi

science fiction det er virkelighed internettet og udviklingen inden for it teknologien har ændret alt selvfølgelig mest til det gode og det

men udviklingen har vist at det også kan udnyttes af folk med onde hensigter

vores institutioner vores virksomheder

hver evig eneste dag ikke kun af russerne men også af kina iran kriminelle bander og nordkorea sikkerhedsfirmaet trend micro har vurderet at der bliver forsøgt

på en dag det var det der skete i to tusind og sytten derfor skal skal cybersikkerhed have høj prioritet nogle mener at vi er sent på den og at der

det kan godt være men det skal ikke være en undskyldning for at vi ikke tager fat jeg er glad for at

censurnetværket skal udbygges at der etableres cybersituationscentre og centre for cybersikkerhed og at analytiske og forebyggende kompetencer skal styrkes det synes jeg er rigtig fint

danmark er på forkant med de nyeste udviklinger i de kommende år

regeringen har også offentliggjort en national strategi for cyber og informationssikkerhed det synes jeg er fremragende hvor der igangsættes fem og tyve initiativer og seks målrettede strategier

er netop at forbedre cybersikkerheden i vores private og offentlige kritiske infrastrukturer samt samt at forbedre beredskabet til at reagere og koordinere på tværs af sektorer når succesfulde angreb eller hændelige uheld alligevel forekommer danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden og vi vi vil gerne udnytte teknologien til at skabe et bedre og mere effektivt samfund men

bruges negativt bagsiden af det er at ondsindede aktører også har fundet ud af at udnytte den teknologiske udvikling

som samfund er at gøre det svært for

danmark digitalt men jeg mener godt at vi kan gøre mere

danmark det er lykkedes dem at ramme danske virksomheder mærsk blev ramt af et hackerangreb der kostede milliarder

det der har været det dominerende er at vi har forsvaret os og

jeg mener at danmark og nato skal være på forkant med cybertruslen vi skal tænke

hvordan kan vi svare igen på de angreb som vi konstant

udsættes for jeg er glad for at vi i danmark bevæger

os i den rigtige retning blandt andet fordi to tusind og atten strategien i modsætning til mange andre landes er en handlingsplan

så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vi

får at vide at vi er i stand til

være i stand til at straffe dem i virkeligheden jeg mener at

vi skal begynde at tænke i de baner

arktis er også i den nye strategi et fokusområde og det er vi fra inuit ataqatigiits side rigtig glade for for det er også positivt at regeringen sætter nogle konkrete mål i forhold til til arktis der har været en debat i de grønlandske medier i forhold til hvorvidt der er tale om nogle konkrete mål i den her strategi

synes også det er positivt at der bliver afsat nogle midler til at sikre at de her mål også bliver efterlevet

egne målsætninger man kan sige at strategien

på mange måder allerede er lagt og derfor kan det være omsonst

drøfte en strategi hvor der ikke rigtig er mulighed få indflydelse på den strategi der ligger for

vi også i ordførerindlægget valgt dels at sætte fokus på hvad vi mener en kommende strategi ikke forholder sig til meget kort dels at se frem i forhold til hvad det er for nogle behov som vi ser

både i den nuværende og

tages der ikke højde for det arbejde som regeringen og danmark historisk og globalt set har været kendt for og stået i spidsen for nemlig at fremme oprindelige folks rettigheder udenrigsministeriet har

arbejde for repræsentation af oprindelige folks rettigheder ved internationale samlinger såsom fn og arktisk råd og det er et arbejde som inuit ataqatigiit har støttet i denne og tidligere finanslovsforhandlinger

vil vi også opfordre regeringen til at prioritere det i de kommende år

arbejde på vegne af oprindelige folk i arktis er rigtig rigtig vigtigt

har tidligere rost regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi og de konkrete mål som der er i denne i forhold til arktis og uden at gå for meget i detaljer

jeg gerne fremhæve nogle få områder som jeg mener er særlig gode og som

i arktis der er fokus på erhvervsudvikling der er fokus på innovation og forskning og det er nogle rigtig gode områder at fremme når vi snakker arktis personligt synes jeg også det er rigtig positivt at vi ikke kun

var fokus når vi snakkede arktis kun mere ensidigt på klimaforandringerne og påvirkningerne

når vi snakker om arktis i dag snakker vi også om levevilkårene vi snakker om erhvervsudviklingen vi snakker om uddannelse for de fire millioner mennesker der bor i arktis

en rigtig positiv udvikling hvis vi så vender blikket fremad mod

de kommende års udenrigs og sikkerhedspolitiske

vi gerne komme med nogle input til nogle visioner som jeg mener der bør være i forhold til arktis på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område for målet må være at sikre at vi styrker inddragelsen og åbenheden over for de grønlandske folkevalgte inuit ataqatigiit så gerne at regeringen både konsulterer naalakkersuisut men også de grønlandske medlemmer af folketinget i en udvidelse af måden vi snakker sammen om hvordan vi fører

et område som kan være et bekymringspunkt som jeg gerne

styrkeforholdet mellem naalakkersuisut og regeringen for hvis

der oprustes i udenrigsministeriet på asiatisk plads her i danmark og ikke tilsvarende oprustes i udenrigsdirektoratet i grønland kan det give et meget skævt styrkeforhold og det er en af de ting vi er nødt til at være opmærksom på

sikre at vi inddrager de grønlandske folkevalgte når regeringen prioriterer arktis højere

er det også en vigtig opgave at sikre en endnu tættere dialog med grønland og sikre at vi får

og sikkerhedspolitik når man læser nyhederne

se at der oprustes i arktis og der er flere og flere lande

arktispolitik ethvert land enhver region med respekt for sig selv

og det er et meget klart tegn på at arktis er blevet en langt større aktør i verdenssamfundet eksperterne udtrykker bekymring i forhold til oprustning i arktis den finder allerede sted mener en række eksperter og lige nu kan man sige at der er en masse økonomiske interesser på spil i forhold til at varetage arktis som et lavspændingsområde men det kan også hurtigt ændre sig

når vi kigger fremad og snakker om at føre en proaktiv og diplomatisk udenrigspolitik ved vi også at viden erfaring og

kinas interesser i grønland og det der kunne være ret interessant

om en arktisk forskningshub skulle

noget der hed giis eller noget vi måske kaldte noget andet men som var en forskningsinstitution i forhold til forsvarsområdet sikkerhedspolitik og udenrigspolitik fordi det kan være med til at styrke vores indsats i forhold til arktis inuit ataqatigiit mener også at vi bør fokusere på kompetenceopbygning af de grønlandske unge vi vil gerne have at der er flere grønlændere i udenrigstjenesten

vi får uddannet flere unge i grønland til at kende både til menneskerettigheder

arbejdet med fns verdensmål for udenrigspolitik er for rigtig mange i grønland enormt abstrakt og

er det sikkert også for rigtig mange i i danmark men men ud over at det er abstrakt foregår meget af det også tre tusind

væk fra der hvor det egentlig skal

så det er meget svært at forstå hvorfor udenrigspolitik egentlig er vigtigt for os vores pointe er sådan set at vi har en

en opgave i at sikre at vi får engageret vores unge

sikre at der er flere beslutninger som tages i endnu tættere samarbejde med grønland set udefra

indtryk som man har i dag men vi synes at der er nogle positive takter med de her strategier som der er blevet fremlagt inuit ataqatigiit har flere gange meldt sig på banen som nogle som gerne vil være medspillere vi vil rigtig gerne være med til at byde ind med nogle løsninger vi er heller ikke bange for at tage ansvar og komme med gode ideer til hvordan vi kan løse de udfordringer vi står over for

på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område det kræver en øget åbenhed fra begge parter det kræver en øget inddragelse det kræver også en modernisering af den måde vi sammen fører vores udenrigs og sikkerhedspolitik

for at sikre at formålet med fns menneskerettigheder overholdes overalt i verden dette er særlig vigtigt

for første gang er lykkedes danmark at blive valgt som medlem af rådet det falder sammen med at en af rådets særlige udsendinge netop har afleveret en rapport til rådet om grønland her blev det slået helt fast at det alene er danmarks ansvar at rydde op efter alle militære aktiviteter i grønland

samtidig opfordres regeringen til at forøge den grønlandske deltagelse i alle beslutninger angående fremmed militær i grønland det forventer vi naturligvis at regeringen vil leve op til nu hvor danmark er valgt som medlem af rådet fra to tusind og nitten

det vil forhåbentlig kunne sikre en mindre konfliktfyldt fremtid inden for riget på dette område den situation vi har set de sidste par år hvor regeringen

udsender nye signaler om hvad den mener om udenrigs og sikkerhedspolitik i grønland er direkte skadelig fordi det potentielt underminerer hele aftalen om selvstyresystemet mellem grønland og danmark hvis vi ikke kan starte en mine bygge en lufthavn eller invitere udenlandske entreprenører til landet uden hver gang at skulle risikere at danmark pludselig omdefinerer området fra et selvstyreområde til dansk sikkerhedspolitik bliver selve selvstyret utroværdigt både for os og

lande vi og danmark gerne vil samarbejde med forholdet til kina er selvsagt nævnt

i regeringens strategi regeringen

fortsætter med at forsøge at balancere at balancere mellem ønsket om at få fat i kinesernes penge og frygten for kinesisk indflydelse det rammer ikke mindst os i grønland med den ene hånd inviterer danmark kina ind i arktisk råd og med den anden gør man det klart at man helst ikke ser nogen som helst kinesisk aktivitet i grønland

for dansk erhvervsmæssigt samarbejde med kina og med den anden sikrer man sig at kina ikke kan komme til at støtte store dele af erhvervsudviklingen i grønland det er vanskeligt at se hvordan dette dobbeltspil over for kina fra kongerigets side vil udvikle sig

så selvstyret kan genvinde sin position som en troværdig handelspartner vi har store eksportinteresser i kina og kina ejer allerede

mine i grønland samt andele i andre den grønlandske regering har netop annonceret at man ønsker at placere en

repræsentation i kina for at sikre et veludviklet samarbejde den kinesiske arktiske strategi åbner for enorme erhvervsmæssige muligheder og investeringer i fremtiden som grønland ikke ønsker at blive holdt uden for jeg har derfor også med interesse konstateret at regeringen

planlægger at lave en slags screening i forbindelse med udenlandske investeringer i landet så områder

sikkerhedsmæssig interesse ikke ender på fremmede hænder jeg vil i den forbindelse gerne spørge ministeren hvordan grønland og færøerne forventes at blive placeret i denne sammenhæng jeg antager nemlig ikke at det bliver en mekanisme som regeringen vil bruge over for de investeringer i grønlandsk infrastruktur

jeg vil i den forbindelse gerne fastslå at den oprustning i arktis som jeg henviste til alvoren i allerede i forbindelse med vores arktiske debat ikke kun foregår i rusland sådan som det kunne se

hele det arktiske område på trods af alle udsagn om en fredelig nordpol uden for resten af verdens konfliktområder det er i den sammenhæng man skal se usas overvejelser om nye aktiviteter i grønland og det er i det lys man skal se de opgraderinger på thule airbase der i disse år ændrer basen

at være en varslingsstation til at blive en aktiv agent i både missilskjoldet og den generelle kamp om magten i rummet en vurdering af konsekvenserne af hele det aspekt savner jeg i regeringens

mere konkrete handlingsplaner på en række af de områder som strategien nævner som indsatsområder det vil jeg forfølge via spørgsmål til ministeren

som jeg startede nemlig med at rose regeringen for nu klart at forstå udviklingen i den arktiske verden og på en række områder også sætte turbo på dansk aktivitet og samarbejde i denne sammenhæng det er nyt og det er trods alt rigtig godt

forestiller sig eller efterlyser

den her sikkerhedspolitisering af

globalt samarbejde inden for de

infrastruktur og handel

resulteret i gnidninger mellem

nuuk og københavn og hele spørgsmålet om sikkerhed og og udenrigspolitik er blevet bragt på bane uden at det rigtig

sammenhæng tror jeg det er utrolig vigtigt at nuuk og københavn

også på spørgsmål om kina det kræver at man er ærlig over for hinanden og ser på hinandens intentioner bag

tak skal du have jeg er enig med holger k nielsen det er ikke det mest underholdende papir jeg har læst i lang tid

et par nedslagspunkter i den her udenrigspolitiske strategi som jeg ønsker at kommentere

om et afsnit der lyder således

i udenrigs og sikkerhedspolitikken det stiller nye krav

den måde som vi samarbejder på i rigsfællesskabet

lægger vægt på en god dialog

til en ny måde at samarbejde på som der lægges op til her men der står jo ikke noget konkret om hvad det så er for en nyskabelse der måtte være på vej

at vi ønsker større indsigt og inddragelse i udenrigs og sikkerhedspolitikken

regeringen lægger vægt på en god dialog for os er

og handelspolitiske emner men det kan

blandt andet om hvilke prioriteter man har i dansk handelspolitik i strategipapiret

eu er den afgørende

som vi ikke selv kunne opnå og eu skal blive ved med at sætte et eksempel globalt fortsætte med at indgå ambitiøse

dele af verden det skaber vækst

og det gælder også for den kommende aftale med storbritannien jeg har

den gælder bare ikke for

og har derfor hverken indflydelse

eller gavn af de aftaler som eu indgår på vegne af sine medlemslande danmarks medlemskab betyder at

vi erfaring med at loyaliteten over for eu er større end loyaliteten over for

færøsk eksport hvis nogen skulle have glemt det jeg forsøger at

om det med jævne mellemrum heldigvis blev den embargo hævet men vi er

til pelagiske fiskebestande i nordatlanten hvor der er store værdier og stærke interesse i spil og der pågår en konstant kamp for at holde fast i vores rettigheder brexitdimensionen gør det heller ikke mere overskueligt færøerne har helt

og indgå aftaler på fiskeriområdet ikke kun på det bilaterale niveau som vi gør nu men også

om flerstatslige aftaler hvor vi i dag begrænses af en

enige før kongeriget danmark kan bruge sin stemme i sådanne forhold det er kun os selv som har færøernes interesser som førsteprioritet og det er ikke nødvendigvis fordi jeg skal forklejne den danske

eller folketingets eller administrationens vilje til at støtte færøske synspunkter men de ligger bare så langt nede på prioriteringslisten på det handelspolitiske

vi lige så stort behov for adgang til det globale marked som alle andre

vi handler hver dag og hvert minut

fisk vi har fanget eller opdrættet og vi har ikke mulighed for at bruge de aftaler

world trade organization fordi kongeriget

deponeret i eu man skal huske på at vores økonomi og vores velfærd

om selvstændigt at kunne indgå aftaler

det er bilateralt multilateralt

for nu at komme udenrigsministeren i forkøbet

længere end grundlovens rammer tillader så mener jeg at vi straks kan gå i gang med en forhandling om at etablere en ny samarbejdsmodel og den kunne for eksempel bygge på den kendte model mellem

og designet en værdig samarbejdsmodel som

til at vi kan møde de udfordringer som vi har i

som blandt andet holger k nielsen

jeg var meget glad for at læse at verdensmålene indgår strategisk i udenrigspolitikken som en ambitiøs og central global ramme frem mod

og tredive for jeg synes det er måske den vigtigste dagsorden som er sat de sidste mange mange år jeg er også enig i at det haster med at sætte tiltag i værk mod klimaændringer og finde ud af hvordan vi tackler konsekvenserne som allerede indfinder sig ikke mindst i de nordatlantiske og i de arktiske egne for her er der ikke bare tegn

og det kan medføre kolossale

hvor man anslår at ændringerne i

en decimering af torskebestanden i barentshavet og det kommer

at skabe et tomrum svarende til to milliard

i norsk økonomi jeg kan hilse

vi har jo også de store problemer som vi oplever med plastik som findes i fugle og fisk og hvad ved jeg så vi har

i mål med tiltag der virkelig kan gøre

som altså har voldsomme konsekvenser for livet i

det er vigtigt at man i det her tilfælde

for at få nogle klimatiltag der

i verden med på dagsordenen jeg værdsætter også højt

mere modsætningsfyldt når man så

deler de samme værdier men også

det kan jeg godt være enig i for jeg har meget svært ved at forstå at nordiske

for nogles vedkommende i mere end et år nu og de har ikke fået nogen mulighed for at forsvare

fra sytten til fem og tyve års fængsel

altså bygger på ytringsfrihed forsamlingsfrihed

gang jeg har spurgt om regeringens holdning

så nemt slap tyskerne ikke

arresteret efter begæring fra spanske myndigheder

gældende lov i tyskland og blev derefter løsladt af den eneste domstol som har

udtrykke sin forventning om at den

jeg gerne høre fra forsvarsministeren

at vi skulle se på hvordan vi kan samarbejde lidt tættere mellem grønland

og færøerne i forhold til det udenrigs og sikkerhedspolitiske område ordføreren nævner jo også at det står som en del af redegørelsen

nævner også selv den her svære balance imellem at varetage egne interesser fra grønlandsk side fra færøsk side samtidig med at der er en fælles udenrigs og sikkerhedspolitik man kan jo spørge sig selv

der bliver lyttet men at man vælger at gøre noget andet

det en god dialog mellem altså skal folketinget også inddrages i forhold til det udenrigs og sikkerhedspolitiske område som jo også

til ordføreren hvordan kan vi konkretisere den her gode dialog hvornår vil det være en

at finde den her sådan lidt svære balance mellem

rammer er så snævre at vi

bevæge os længere end vi har gjort nu har man jo hørt mange gange før men det er jo bare en måde

at undgå den politiske debat på og komme til nogle politiske enigheder om hvordan man kommer videre derfor synes jeg at det ville være det rigtige at vi foretager det næste skridt og siger at den her såkaldte delegerede hjemmestyreordning

og at vi indgår nogle politiske aftaler der svarer til den personalunion der var en nitten atten så kan vi blive enige om hvordan vi skal arbejde sammen og så arbejder vi sammen på nogle jævnbyrdige vilkår vi vil selvfølgelig bruge de

af vores kræfter på de ting som er mest essentielle for vores eksistens for vores

velfærdsmodel men vi vil også have

både en indflydelse og en forståelse for de sager som har en stor betydning for

klimadelen men ikke mindst er det den sikkerhedspolitiske og geopolitiske udvikling i vores område den er jo blevet langt mere aktuel igen efter at den nærmest var faldet død om

på vores fremtidige udsigter det bliver vi nødt til at have nogle ordentlige

med grønlandske briller hvad kunne der så

helt konkret i forhold til at sikre en bedre dialog

der også er behov for at kigge på den lidt kortere bane hvordan vi kan sikre en større inddragelse fra grønlandsk side fra færøsk side

skal have den jævnbyrdige dialog omkring tingene og finde ud af hvor man har fælles fodslag og hvor man ikke har fælles fodslag

hvor danmark har deponeret en del af sine udenrigspolitiske beføjelser i eu

og hvor vi kan komme i den situation at vi er i et modsætningsforhold vi har set det før og

derfor må vi have de suveræne rettigheder til at varetage de interesser som vi

men jeg ser da ikke nogen problemer i at vi kan tage en aktiv stilling til at vi også gerne være en del af for eksempel nato samarbejdet hvis det er det vi vil og at vi så giver vores tilsagn til det hvis vi måtte ønske det men så må der også følge med at vi gør det på et oplyst grundlag og at vores fortsatte

opfattelse at der er tyve minutter til besvarelse og at det er til deling men når vi har et så fint og privilegeret besøg i folketinget vil vi selvfølgelig administrere den praksis meget fleksibelt sådan at alle ministre har en chance

for bemærkningerne og for en god og saglig debat i den udenrigspolitiske strategi

gribe de største udenrigs og sikkerhedspolitiske

for med rammen for dagens diskussion nemlig at verden i dag faktisk er et langt langt bedre sted end vores oldeforældre

bedre og bedre muligheder men samtidig

oplever vi også i dag selvfølgelig en verden i hastig forandring med globale magtforhold som forskydes og et stadig stigende pres på det internationale regelbaserede samarbejde der har været definerende for den globale udvikling siden anden verdenskrig

den slutter blandt andet af med den store koncert

fra omkring nitten fem og firs tror jeg på det tidspunkt hvor man samlede ind til verdens fattige somaliere tror jeg

op mod halvdelen af verdens befolkning i en situation hvor de levede under fns definition af den globale fattigdomsgrænse

er det under ti procent ingen

det tidspunkt da de afholdt den kæmpe koncert at vi kunne få så massive fremskridt på så få år som vi trods alt har fået der er sket meget rigtig meget

vi her i salen debatterede regeringens første udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi der er udbrudt en handelskrig mellem usa og kina usa har trukket sig fra både iranaftalen og fns menneskerettighedsråd

vi har oplevet alvorlige cyberangreb og vi har set helt uacceptable brud på basal international lov og ret med attentatforsøget på skripal i storbritannien attentatet på

istanbul og senest de iranske attentatplaner i danmark og i europa er der fortsat usikkerhed om fremtiden for eu

stadig betydelige selv om tilstrømningen af antal asylansøgere og irregulere immigranter er nedbragt markant det internationale regelbaserede samarbejde

kort sagt under et øget pres og det er netop afsættet for regeringens nye udenrigs og

tyve hovedbudskabet er at det regelbaserede internationale samarbejde er garant for danmarks sikkerhed velstand og velfærd derfor skal vi engagere os endnu stærkere i det internationale samarbejde vi skal videreudvikle samarbejdet vi skal reformere samarbejdet og vi skal effektivisere de internationale organisationer hvor det er nødvendigt derfor vil jeg også godt som den første bemærkning til dfs ordfører sige

fra dfs ordfører som bar præg af manglende selvtillid på nationens vegne og det synes jeg ikke klæder os vi skal turde ranke ryggen og sige

selvfølgelig være med til at sætte en dagsorden ude i verden og kan være med til at reformere

institutionerne indefra og vi ser faktisk også at eu bevæger sig

langt færre initiativer fra kommissionen end vi så tidligere i strategien har vi særlig fokus på seks hovedemner jeg skal ikke gentage dem her men selv om vi vælger seks

det stadig væk være områder som man kan synes er underprioriterede

er vi inde på mange af de spørgsmål

med grønland og færøerne

er en god og tillidsfuld dialog det synes jeg er vigtigt at holde fast

er helt enig i at det arktiske område spiller

udpege en særlig udsending for klima og energi det er et godt eksempel

danmark faktisk er med til at gøre en forskel internationalt ved at have et højt ambitionsniveau

sikre opbakning hos private og offentlige aktører ved at tage et lederskab

investeringer i energiomstilling ved at synliggøre den knowhow som danmark står for med konkrete løsninger i partnerskaber

komme med endnu flere teknologiske løsninger hvor danmark er stærk det er noget som

skal det også være man skal ikke være naiv men der er

en udenrigs og sikkerhedspolitisk strategi men jeg vil da se frem til

så det her var mine indledende bemærkninger

i forhold til det her med at man bare sådan lige reformerer eu for det første kunne man jo starte med at møde op til møderne i eus ministerråd hvis man mener at man ønsker at reformere eu systemet så vil jeg bare sådan helt konkret spørge ind til hvordan

at vi har bevæget os hen i retning af et slankere eu som man gerne vil hvilke konkrete initiativer har vi set som har gjort eu

så dækket af på anden vis kan man se en forskel ja det kan man faktisk

at kommissionen tager langt færre initiativer end den gjorde tidligere det er et helt konkret eksempel på det vi er i øjeblikket i gang med også at danne alliancer

budgettet på den ene procent det er ikke sikkert vi kommer hundrede procent

men vi skaber alliancer i forhold til det jeg tror

er det lige præcis danmark alene der gør men det er jo netop i alliancesamarbejdet at vi gør det

for eksempel se når vi har brug for at have dem hos os for eksempel i forhold til

iran så står de der og er ved ved siden af os og det er jo ikke bare

fordi der generelt bliver lyttet til det danmark siger så jo jeg mener faktisk at vi

hverken overvurdere sig selv eller undervurdere sig selv man skal have en realistisk tilgang til det det

svarer til at sige at en slankekur går godt hvis man går ned fra

det går stadig i den gale retning og at der bliver taget færre initiativer men

initiativer gør jo ikke at eu bliver mindre så igen

har udenrigsministerens indsats i eu

den forkerte retning det kommer da også an på indholdet af initiativet

fokusere ind dér hvor eu kan gøre en konkret forskel for borgerne i en positiv retning

præcis det som vi har efterlyst fra regeringens side og fra liberal

ligesom vi gør i dag danske soldater bidrager med at skabe fred og stabilitet mange steder ude i verden blandt andet i afghanistan irak mali kosovo men samtidig skal vi også have fokus på vores eget nærområde det gælder blandt andet sikkerheden i østersøregionen vi skal styrke vores sikkerhedspolitiske bånd både her i europa og på tværs af atlanten regeringen vil arbejde for at fastholde det amerikanske engagement i europa

skal blandt andet gøres gennem nato

de europæiske allierede har har øget forsvarsbudgetterne siden to tusind og fjorten

bliver der isfri sejlruter over nordpolen og når de bliver isfri

stiger de kommercielle interesser i området

bliver det også mere sikkerhedspolitisk interessant vi skal derfor have langt mere indsigt i hvad der sker i arktis ikke mindst i og omkring grønland vi skal sammen med vore partnere og allierede forholde os til udviklingen i arktis med det mål for øje at det forbliver et lavspændingsområde

sikkerhedssituationen i og omkring europa er blevet mere uforudsigelig eu har jo også reageret på den forværrede sikkerhedssituation eus sikkerheds og forsvarsmæssige samarbejde har udviklet sig markant de seneste år budskabet er sådan set klart eu tager situationen alvorligt og tager i stigende grad ansvar for europas egen sikkerhed danmarks forsvarsforbehold i eu betyder at danmark ikke kan være med i store dele af det samarbejde vi er nu nået til et punkt hvor der er behov for at vi fuldt ud forstår udviklingen vi skal have en åben debat om udviklingen i eu og

forsvarsforbeholdets betydning for danmark og det forudsætter et grundigt og et oplyst grundlag det er derfor at vi i regeringen har besluttet at igangsætte et arbejde med en ekstern udredning som skal se på det spørgsmål og til magni arge vil jeg sige at den sag han rejser om en færøsk fiskekutter er jeg desværre afskåret fra at kunne kommentere her fra talerstolen men vi har orienteret de færøske myndigheder

mange tak også lige et par ord fra

i tilknytning til debatten her

udmærkede bemærkninger til

jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast at ja der er sket et paradigmeskifte i den måde vi arbejder på og det paradigmeskifte

er først og fremmest afstedkommet af vedtagelsen af verdensmålene i to tusind og femten hvoraf det klart fremgår at ingen kan løfte opgaven alene men at vi

kan gøre det eller at vi i hvert fald kan nå mere når vi indgår partnerskaber på kryds og tværs

derfor spiller den private sektor også en langt langt større rolle

end den private sektor har gjort hidtil fordi vi alle har erkendt at uden involvering af den private sektor

når vi simpelt hen ikke i mål vi når ikke i mål med bæredygtig udvikling

bæredygtig udvikling er som jeg ser det samtidig en fantastisk business case som

jo appellerer til ikke mindst danske virksomheders kompetencer

og muligheder for at bidrage til netop at nå verdensmålene i en række af verdens fattigste lande samtidig

er vi blevet langt langt bedre til at bruge vores udviklingsbistand som katalysator til at kunne skabe endnu mere udvikling for de ressourcer vi har til rådighed med andre ord vi er blevet langt langt bedre til at få to plus to

at give fire men måske seks otte eller tolv

det er faktisk en kommentar til formanden da formanden optrådte som ordfører for enhedslisten hvor

der blev sådan hvad kan man sige karikeret lidt over en række af netop de initiativer vi har taget fra dansk side som handler om

skabe en katalysatoreffekt af den indsats vi kan bidrage med gennem udviklingsbistand

nu er nedlagt det er det ikke kan jeg fortælle formanden

bedste velgående og er i fuld gang med at forberede forskellige initiativer i forbindelse med det kommende cop møde

blev oprettet med afsæt i initiativer taget af den daværende danske regering tilbage i to tusind og ti

i lyset af netop vedtagelsen af verdensmålene i to tusind og femten

har vi med afsæt i de erfaringer vi har fra 3gf lavet en ny platform for at indgå partnerskaber nemlig p4g partnering for green growth and the global

det mener jeg faktisk i al beskedenhed er lige præcis noget af det

vi er rigtig gode til fra dansk side hvor vi har fået skabt en ny platform hvor der kan indgås partnerskaber imellem den private sektor imellem civilsamfund og regeringer nå men så lige et

den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi understreges det at irregulær migration forbliver en af det enogtyvende århundredes allerstørste udfordringer derfor er flygtninge migration og udvikling et vigtigt emne der helt naturligt går igen i strategien som som jo så handler om to tusind og nitten til

tyve det er heldigvis som det også har været nævnt lykkedes at nedbringe tilstrømningen af asylansøgere og irregulære migranter til

konsekvens af den førte udlændingepolitik vi har også været med til at styrke eus eksterne grænser og vi har også styrket vores egen indsats i flygtningenes nærområder her kan vi efter min opfattelse hjælpe langt flere flygtninge for de samme penge og vi kan også hjælpe bedre men vores indsats stopper naturligvis ikke her befolkningstilvæksten særlig i afrika kombineret med manglende fremtidsmuligheder vil kun gøre udfordringen større i de kommende år og derfor er rettidig omhu at sætte ind

fremtid i deres hjemlande og her er udviklingspolitikken naturligvis helt central vi kan og vi skal være med til at bidrage til at skabe et håb om en fremtid for de millioner af unge som som udgør afrikas befolkning udviklingssamarbejdet bidrager til at bekæmpe de grundlæggende årsager til irregulær migration og vi styrker indsatsen i skrøbelige stater vi fokuserer på at bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse og muligheder for verdenshistoriens største

mindst i afrika og lad mig bare

i årene frem mod to tusind og tredive skal der skabes

fem og tyve millioner nye jobs på det afrikanske kontinent blot for at absorbere de unge som bliver en del af arbejdsstyrken fremadrettet

vi bruger i højere og højere grad nye innovative finansieringsmekanismer som den nye verdensmålsfond er udtryk for altså et eksempel på

vi bruger vores udviklingsbistand som katalysator for at kunne

for de ressourcer vi har til rådighed og vi har særligt fokus på udvikling for unge effektiv håndtering af irregulær migration på både kort

længere sigt kræver selvsagt et velfungerende internationalt samarbejde

fælles løsninger og regeringen bakker derfor op om den nye globale aftale om migration aftalen vil bidrage til at styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe menneskehandel og menneskesmuglere den vil sikre en bedre oplysning om hvilke muligheder der og ikke er for enden af de farlige migrationsruter og ikke mindst vil aftalen understøtte de igangværende indsatser for at styrke samarbejdet om tilbagetagelse af egne statsborgere der hjemsendes eller udvises fra blandt andet danmark fra regeringens side har vi afsat en hundrede og ti million

til at styrke indsatsen for tilbagetagelse gennem en noget for noget tilgang det er i vores alle sammens interesse at

lader halvdelen af holdet sidde på bænken vi må med andre ord ikke glemme kvinderne når vi taler udviklingssamarbejde i kampen for global ligestilling er der en række tidligere ligesindede lande som er begyndt at trække i den forkerte retning og derfor har vi fra dansk side

vores indsats over for piger og kvinders rettigheder ganske betydeligt fra dansk side kan vi kun påvirke udviklingen i den rigtige retning ved at samarbejde os til fremskridt det kræver stærke multilaterale institutioner som også udenrigsministeren var inde på og det kræver også at vi står vagt

fortsætte bestræbelserne på at reformere og effektivisere fn og vi vil udnytte at vi sammen med resten af eu er verdens største udviklingsaktør vi passer efter min opfattelse rigtig godt på danmark

juhl får ordet i den her debat så vi må vente

ønsker ordet til forhandlingerne om redegørelse r

ministre det er der ikke så er forhandlingen sluttet og som bekendt er det ikke et